integrationsministeren har meddelt mig at hun ønsker i henhold til forretningsordenens § nitten stykke fire at give folketinget en skriftlig redegørelse om tvangsægteskaber og lignende undertrykkelse redegørelsen

tirsdag den toogtyvende februar to

beslutningsforslag nummer b fire og tres per clausen

forespørgsel nummer f to og tyve margrethe vestager

forespørgsel nummer f tre og tyve

hvis ingen gør indsigelse mod fremme af disse forespørgsler betragter jeg tingets samtykke som givet

sluttet og vi skal stemme om de stillede forslag til vedtagelse

foreligger to forslag

eyvind vesselbo jørn dohrmann tage leegaard og villum christensen og der kan stemmes

afstemningen slutter

er vedtaget herefter er forslag til vedtagelse nummer v nitten af mette gjerskov steen gade morten østergaard og per clausen bortfaldet

ingen der beder om ordet så går vi til afstemning

det bliver oplyst at det er forbindelsen der er røget det tager tredive sekunder hvis formanden kan vente så længe og det er jeg villig til

at

af lovforslag nummer l tre og halvtreds og der kan stemmes

afstemningen slutter

men fru bente dahl beder om ordet og får det

offentliggjort en undersøgelse fra cevea denne undersøgelse som er kommet

deres hverdag reklamerne hænger os ud af halsen tre ud af fire danskere tilkendegiver i en undersøgelse som interresearch har lavet for cevea at reklamer fylder for meget det er ligegyldigt det tv i radioen i de trykte medier eller i det offentlige rum mængden af markedsføring har simpelt hen nået et niveau hvor det store flertal af danskerne siger fra jævnfør undersøgelsen

hvorfor skal reklamerne fortsat stoppes ned i halsen på alle folk hvorfor vil de partier med nejhatten på ikke gå med

traditionelle måde som har været afprøvet igennem mere end hundrede år nemlig ved at

og tæller op og så markerer man sit standpunkt efter at formanden

er medlemmerne på deres pladser

der stemmer for

de medlemmer der hverken stemmer for eller imod

mulighed for at vi kan afvente at medlemmerne

går vi videre i dagsordenen så jeg beder om at de der taler nede i salen og som ikke har fået ordet af formanden

er anden behandling af lovforslag

det er ikke tilfældet og så er forhandlingen sluttet

og den første

vi har jo på et tidligere tidspunkt besluttet at

med en række

den beslutning har vi taget for nogle måneder siden

sig at der i forbindelse med en række støjmålinger var sket nogle fejl

sådan måde at man sikrede at man ikke overskred støjgrænserne alle steder det er så den fejl der nu er blevet rettet i det lovforslag som ligger her det viste sig at

sammenholdt med de vindmøller der

det som er lovligt og det betyder

for at få støjen ned på et niveau så

nedtage altså ekspropriere tre

ved frøstruplejren og to møller

det betyder så at

som det her lovforslag i bund og grund

er nogen magthaver der her har grebet ind i sociale medier

store verden derfor beder jeg om at de der har spørgsmål til ordføreren

på talerstolen som i gamle dage

at herre per clausen ønsker ordet for en kort bemærkning til herre eyvind vesselbo

ekspropriere mindst mindst fem vindmøller for at kunne placere det her testcenter i østerild mener herre eyvind vesselbo at

noget med placeringen at gøre det har noget at gøre med at man skal overholde reglerne for hvor meget støj der må være og det klarer man jo så i det her lovforslag ved at fjerne tre vindmøller

lovgivningen og det er vel det det drejer sig om i den her sammenhæng det har ikke noget med placeringen at

om placeringen af testcenteret jeg troede sådan set at man i

de forhandlinger havde inddraget de elementer der kunne være relevante før man besluttede sig til at placere testcenteret i østerild

så bare forstå på herre eyvind vesselbo at det da er fuldstændig ligegyldigt at man skal nedlægge mindst og jeg gentager mindst fem vindmøller

have spillet nogen som helst rolle for placeringen men sagen er vel

eyvind vesselbo at man vedtog den oprindelige lov om placeringen i en situation hvor folketinget ikke fik sandfærdige oplysninger derfor er det vel rimeligt nok at sige at det er beslutningen i sin helhed som overvejes nu når det viser sig at beslutningen altså blev truffet på et fuldstændig falsk grundlag

det kan herre per clausen så sætte spørgsmålstegn ved men at sige at der ikke blev lavet et grundigt

at få rettet den fejl der opstod

det er den fejl vi retter op på nu så det har intet at gøre med at der ikke er lavet et grundigt forarbejde

ærligt at det er en smule foruroligende at

at herre eyvind vesselbo som ordfører for det største

lovsjusk

lavet et grundigt forarbejde virkeligheden er jo at på trods af at en lang række personer har påpeget fejl og mangler undervejs

har man ikke fra de partiers side som har stemt for loven overhovedet villet tage det alvorligt og derfor er der ikke blevet lavet et grundigt forarbejde så jeg bliver da foruroliget når ordføreren mener det

spørgsmålet spørgsmålet til venstres ordfører er hvordan forholder venstre og ordføreren sig så til den kritik der nu er

påpeger at vvm redegørelsen ikke indeholder

i øvrigt generelt regner med møller på op

selv om støjberegningerne kun er lavet for tolv

forholder venstre sig til det

en ærlig sag men at sige at der ikke er blevet lavet et grundigt forarbejde er forkert

indholdet af flere forskellige alternative placeringer

hvilke andre steder end ved østerild

fra forhandlingerne så

johs poulsen siger at der ikke er lavet et grundigt forarbejde jeg må sige

johs poulsen under forhandlingerne ligesom at få truffet en beslutning

bare ikke været grundigt og der har man adskillige gange sagt om alle de problemer der er blevet rejst at det

noget problem kort tid efter viste det sig så at det var det alligevel derfor spørger jeg

møller og hvordan har venstre det med at

til de støjberegninger der er lavet ministeriet siger at det ikke er et problem

fordi ministeriet siger det vil jeg da gerne referere hvis ordføreren ikke selv kender til det

tror der kommer nogle møller i fremtiden der ikke støjer så meget

stiller et spørgsmål og så svarer på det selv

arbejder seriøst med de her ting og derfor

lave en vurdering af det det er det vi har gjort og der må jeg selvfølgelig tro på

indtil indtil andet er bevist

set mit udgangspunkt som ordfører og som ordfører for et regeringsparti at jeg læner mig op ad det svar jeg får fra ministeriet og fra ministeren

bemærkninger

nu også synes det er så grundigt et forarbejde

anden måde fik lavet en aftale om de syv million

diskussioner og

så så de ting er på plads men det er da rigtigt

tage positivt imod

så vi kan drøfte de her ting med ministeren og eventuelt

det indarbejdet eller i hvert fald taget initiativ til at få gjort det på en anden måde end

som et positivt indspark til at få gjort noget også på det her område

sikrer at det arbejde der nu er lagt frem her er det helt rigtige at vi ikke står om et halvt år nu tør

beboerne i området kunne det

herre eyvind vesselbo tænkt over hvordan vi kvalitetssikrer lovgivningen den

i lovgivningen det kan jo ske og det er sket i det her tilfælde

med den tanke in mente og med det spørgsmål som herre jørn dohrmann stiller er det jo klart at

når til tredje behandling lige skal vende det i ministeriet igen og spørge dem endnu en gang er i nu sikre på at det her er helt på plads

for at der skulle ske noget noget nyt på det her område

eyvind vesselbo skylder et svar på nogle af de tidligere spørgeres spørgsmål det bliver sagt fra venstres side at der var fejl i lovgivningen men sandheden er vel stadig væk at der var fejl i forudsætningerne

at gøre med placeringen den har noget at gøre med støjniveauet støjgrænserne og det er det der

når herre simon emil ammitzbøll siger

endte forudsætningerne med at betyde at der var fejl i lovgivningen så er det vel klart nok

hvis det er fakta så benægter jeg fakta

gjorde heroppe fra folketingets talerstol det er da helt imponerende at man kan stå og indrømme

gjort nogen forskel i beslutningsprocessen

så er det hele jo bare et paradespil og det er det vel ikke

de konkrete mennesker som skal opleve

den slags ting

ikke bare betragter faktuelle ændrede oplysninger som en fejl

mener at det er meget uheldigt at man er nødt til at ekspropriere

den grundige analyse og de vurderinger der har været før det her

den situation

overhovedet ikke noget med placeringen af testcenteret

hvor et flertal i folketinget mente

så jeg synes at herre simon emil ammitzbøll ligesom andre ordførere blander nogle ting sammen som ikke har

fra sin plads hvis man har noget

i forhold til østerild og et nationalt testcenter

var der ingen af os der havde forventet eller troet at vi skulle samles her igen

diskutere og drøfte østerild men sådan gik det desværre

gennemgik vi en proces hvor

for at få kvalificeret lovforslaget sådan at vi den fjerde juni kunne stemme for et lovforslag hvormed vi placerede det nationale testcenter i

netop fordi et nationalt testcenter er så væsentligt for dansk industri og fortsat udvikling af

vindenergien jeg er rigtig ked af at det gik galt at grundlaget

til ministeren og til ministeriet vi har sørget

departementschefen for at placere årsagen til at

i forhold til grundlaget for beslutningen den fjerde juni må jeg sige at vi socialdemokrater havde stemt for lovforslaget den fjerde juni hvis lovforslaget dengang også havde indeholdt ekspropriation af fem eksisterende produktionsmøller fordi østerild for

se er det rigtige sted og nytten

værdien og behovet for testcenteret er til stede men det er utrolig ærgerligt at vi står her i dag mest af alt ikke på grund af det politiske arbejde og den mudderkastning som endnu en gang

få testcenteret op at set i forhold til vindindustriens konkurrencepotentiale og muligheder når vi så her

ændringslovforslaget i dag får rammen besluttet

nu bliver lagt en støjgrænse ned

høj og lavfrekvent støj og det betyder for mig at se at vi tager de hensyn der skal tages til østerild til naturen og til de folk som bor i området

der må jeg blot sige at hele projektet omkring østerild er brugerfinansieret det koster ikke skatteyderne noget det er vindindustrien der skal stå for også den udgift

mener jeg er helt væsentlig og helt reel at fremføre her det skal være sådan at når man laver lovgivning i danmark bygger det på kompetent vejledning og rådgivning men vi ved også at banaliteter banale fejl kan snige sig ind og det er måske nok det der er

jeg er i hvert fald af den opfattelse at den redegørelse vi har fået beviser at der ikke er nogen der har gjort noget med vilje at

jeg synes derfor også at det er

jeg tror at ministeren har forstået at kritikken fra vores side har været massiv jeg har i hvert fald

være ude at undskylde det der er sket i forhold til hele projektet må vi sige at det

ved østerild også i forhold til støjen

få natur og mennesker til

og der er ingen der nogen sinde har været ude at sige at rejse vindmøller af to hundrede og halvtreds m’s højde ikke

kan rejse dem noget sted i danmark uden at der er nogen der vil anse det for at være generende

der er ikke blevet diskuteret i eu i dag og jeg ønsker egentlig heller ikke

er alt nu fremme i lyset der må jeg blot sige at s og sf

det helt klare at det er og bliver ministerens ansvar at sørge for

i danmark også er i overensstemmelse med eu lovgivningen

sådan som ændringslovforslaget ligger her

kan det få støtte fra socialdemokraterne vi har været forligspart og forhandlingspart i hele

at de nærer tillid til at regeringen er i stand til at overholde

er kommet til socialdemokraterne her det anden spørgsmål jeg gerne vil stille herre flemming møller mortensen er når man ikke i lovforslaget kan sige noget præcist om hvor mange

af det så fordi man ikke ved hvor meget østerildtestcenteret vil komme til at støje

at der skal kigges på hele vindmøllebekendtgørelsen

i forhold til støjdelen jeg har over for ministeren adskillige gange sagt det er uacceptabelt at der findes forskere i danmark med forskellig holdning

urimeligt at de er uenige men det er urimeligt hvis

sikrer at de bliver bragt til bord for en dialog og drøftelse af hvilken linje

det er vi skal få lagt hvilken ramme

der synes jeg at vi med ændringslovforslaget her

kommer kritikken i møde ved at sige

østerild og det er den der skal overholdes i forhold til eu er jeg skeptisk over for regeringen og jeg holder regeringen godt fast på det som vi hos socialdemokraterne synes er det rigtige og det rette

derfor er det også vigtigt for mig at præcisere

i betænkningsbidraget har givet udtryk for at der er noget vi som opposition ikke har haft mulighed for at undersøge til bunds men det har ministeren givet

det ikke har bredt sig til andre områder

når der nu er en fast støjgrænse omkring testcenteret

hvordan kan det så være at man ikke i dag kan sige hvor mange vindmøller der skal eksproprieres jeg går da ud fra at man ved hvor meget de eksisterende vindmøller støjer og hvis man er fuldstændig sikker på hvor meget østerildtestcenteret kommer til at støje så må det vel være en ikkeuoverkommelig teknisk opgave at regne ud hvor mange vindmøller der skal eksproprieres alligevel opererer

jo et spørgsmål om at det er det man har målt sig frem til nu i forhold til den vvm tillægsundersøgelse der er lavet det der bare er fuldstændig afgørende at sige i den her sag er at folk der bor inden for området eller tilstødende til området ved at grænsen er sat og at støjen

over det der er den fastsatte grænse

men i sidste ende kunne det jo lige så godt være flere beboelser man skulle

socialdemokraterne ikke at det kunne være en mulighed at man også kommer til at

der indgår i den socialdemokratiske overvejelse om at man måske

der hersker jo ingen tvivl om hvor grønne socialdemokraterne er i

tankegang og det skal vi naturligvis nok tage stilling til set i forhold til om det er et grundigt forarbejde

har østerildlovforslaget som det var fremsat fra regeringen uden et sikret flertal været noget rigtig makværk hvis vi kigger på det forslag vi stemte igennem med et bredt flertal den fjerde juni to tusind og ti og sammenligner det med det forslag regeringen havde fremsat fra starten så tror jeg ikke at det er for meget sagt at det var noget makværk regeringen havde lavet så jeg er rigtig glad for at vi fik kvalificeret det lovforslag rigtig rigtig godt men jeg er utrolig ærgerlig over at den fejl havde sneget sig ind så det nu er nødvendigt

er det rigtige sted for et testcenter vi har taget

til naturen men vi har også taget maksimalt hensyn til de mennesker der bor i området

når vi får belyst hvad det egentlig koster måske at ekspropriere thylejren i stedet for at ekspropriere de vindmøller

grøn energi som jeg hørte

også op om de husstandsvindmøller

vi får det rigtige resultat altså mest mulig energi for færrest mulige ekspropriationsmidler selv om

jeg som socialdemokrat står for det kniber måske en lille smule mere med tolerancen og lysten til mangfoldighed fra dansk folkepartis side siden man

thylejren bør eksproprieres for mig er der meget meget stor forskel på om

eller man går ud og taler for en nedlæggelse og en ekspropriation af thylejren

i forhold til det rigtige sted har jeg sagt at jeg synes at østerild er det rigtige sted jeg var meget meget i tvivl sidste forår om østerild var det rigtige sted da regeringen kom og sagde her har i et projekt tag det eller lad være men vi fandt ud af ved undersøgelsen af alternative placeringssteder

den kvote der skal til for at de store nye

er at det er en maksimal støjgrænse der bliver lagt ned over området det er det vi kommer til at agere på det er det kommunen skal måle på og det er det der bliver givet tilladelser

så jeg vil sige at beboerne i området og såmænd også de dyr der måtte være udsat for støjen deroppe kan være trygge ved det og jeg synes det er et rigtig godt

gerne gøre igen jeg vil overhovedet ikke nedlade mig til at

produktionsmøller

end nogle folk der skal sættes ud af deres bolig det svar må stå meget klart

man står

når man nu anvender den fremgangsmåde på støjsiden

længere betyder det så

skal måles den skal kontrolleres

skal overholdes så ja

set i forhold til at herre johs poulsen undrer sig en lille smule over diskussionen det gør jeg også jeg var forberedt på den jeg havde set hvad dansk folkeparti har været ude med af mere eller mindre saglige udmeldinger på det her område

til thylejren jeg har forhåbentlig også givet udtryk for at

med dansk folkeparti om placeringen af østerild som vi blev enige om det

det egentlig indholdsmæssige i mit spørgsmål jeg synes det er en lille smule interessant i

jo tidligere hørt ministeren lægge meget stor vægt på at det var syv møller

at stå og at man kom så langt som muligt i antallet og alt det

at hvis man ikke udvikler mere støjsvage møller end

dem vi kender i dag så kommer

er ikke et egentligt spørgsmål

godt lovgivningsarbejde var knap så godt som det

derfor står vi her igen og skal til

lave noget om og give mulighed for at man kan

det så omkring fem møller vi taler om her

går ind og eksproprierer folks ejendom vi ønsker ikke at man går ind og eksproprierer møller og den slags ting

og de bor nogle steder

krav på at

nu har lyst til det og derfor er det utrolig vigtigt for dansk folkeparti at man kvalitetssikrer

det spørgsmål hvad koster det så at ekspropriere thylejren i stedet for at ekspropriere de fem møller det en naturlig konsekvens

flere møller eller flere ejendomme

på samrådet nej der kommer ingen

teknikken udvikler sig men

og derfor synes vi det hele skal belyses

vi har vindenergi i danmark vi vil gerne lave

på mange områder ikke kun på vindområdet men også bølgekraft og derfor nævnte jeg også i

jo nødt til at spørge miljøministeren om

et testcenter for de husstandsvindmøller

tænker på testcenteret til store vindmøller

hjælper det i gang der ved jeg at man har spurgt

at ministeren vil drage ind i sin besvarelse

kommer på banen her til sidst men det der er vigtigt for os

går ind og siger at rammebetingelserne

præciseret sådan at der ikke er nogen der er i tvivl om at man har gjort alt for at minimere støjen fra de her møller og jeg er helt sikker på at

støjsvage møller men det der er vigtigt for dansk folkeparti

at vi ikke står her igen om et halvt år

områder

fossile brændstoffer er et vigtigt område som vi meget gerne vil diskutere og gøre

derfor er det også vigtigt for os ligesom at sige ok med alle de

i alternative retninger måske kunne det betale sig

spørgsmål som nogen sidder med rundtomkring

det her projekt er et tungt projekt

også har vist sig at have nogle fejl som vi nu prøver på at rette op

jeg er bare nervøs for at vi står her igen

vi får en fair behandling af alle borgere og

alle spørgsmål belyst

vi gøre vores regnebræt op til den tid tak

uopmærksom men jeg fik aldrig helt fat i om herre jørn dohrmann og dansk folkeparti stemmer for det her lovforslag eller om man stemmer imod eller om man undlader at stemme

for lovforslaget

vil gøre regnebrættet op til sidst når vi har fået besvaret alle spørgsmål

der er mange borgere der sidder tilbage med mange gode spørgsmål og jeg synes

hvis det kan betale sig at lave den her kunstige tange et godt sted

forbindelse med udvalgsarbejdet og at prisen måske er meget højere eller at der er nogle andre gener

det hele belyst og så tager vi stilling til det

at der ikke findes nogen alternativ placering der kunne være bedre

hvordan han forestiller sig at den proces skal gennemføres med den tidsplan der er for behandlingen af det her lovforslag som vi har vedtaget i miljøudvalget jeg sagde at jeg synes det

sager undersøgt til bunds det synes jeg

vi parate til at tiden skal være der så

er selvfølgelig at folk har fået svar på de spørgsmål

nogenlunde trygge vi bliver aldrig

særlig godt eller særlig smukt men nu prøver vi

og tydeligt udsagn derfor undrer det mig selvfølgelig

først og fremmest må jeg konstatere at det herre jørn dohrmann siger i sin ordførertale er at han er nervøs for at vi skal mødes igen her i salen om et halvt til et helt år

jeg citerer direkte og måske er der en støjgrænse der skal rykkes

det er jo noget fuldstændig andet hvilke af de to forligspartier skal jeg stole på

jeg må bare give et ærligt svar

sige nej jeg er ikke sikker på at den holder hele vejen igennem sidste gang var jeg sikker på eller troede i hvert fald at

møller op end at de holder sig under støjgrænseniveauet det håber jeg også på at man man sigter efter

lægge hovedet på blokken og sige at der så bliver rejst de syv møller vil jeg i hvert fald ikke og jeg håber aldrig at vi kommer til

skulle lave ny lovgivning fordi det her heller ikke kommer til at flyve

tror der er nogle der er kommet galt af sted med at før i tiden så det vil jeg ikke

som ikke er belyst på nuværende tidspunkt vil vi altså gerne have dem stillet og vi vil

noget der i i hver sin retning vi kan komme i en situation kommer færre møller end man havde troet da man diskuterede det

det varme forår

kan komme i en situation hvor vi skal mødes igen og

i hver sin retning og uanset i

at anderledes end den forudsætning og det fundament

er usikkerhed men er det ikke

vindmøller kan man sige men det er jo også ting man tager fra folk det er rettigheder man tager fra folk der er nogle der ikke kan rejse vindmøller selv om de gerne ville

give en garanti for at der ikke kan dukke andre ting op som vi enten skal diskutere i forligskredsen

jeg bare er naturligt skeptisk

ordføreren siger at en fugl eller en fisk kan komme i vejen

bindende grænser for den lavfrekvente støj ved testmøllerne

en bindende grænse mistolkes er det

er der virkelig tale om at støjen skal holdes inden for en vis ramme og at det netop

skal kunne kontrolleres af myndighederne er det til

jeg mener det er meget vigtigt at vi ligesom ser på hvordan vi kan løfte de her udfordringer på den bedst mulige måde

sidste ende og derfor skal vi have belyst de her ting ud over det

vi sige at det er bemærkelsesværdigt at jo flere partier

vko er enige om nogle ting så er det altså noget der fungerer hele vejen og det skal ikke laves om det er bare kvalitetssikret det kan man tænke lidt over

brede beslutninger og flertal her i folketinget som overhovedet muligt en ting der

konkurrencemæssigt skal have nogle forhold som kan gøre at væksten og indtjeningen til danmark fortsat kan være med til at understøtte den velfærd vi alle sammen her på christiansborg gerne vil være med

kvalitetssikre når vi kigger på

formål med hele østerildprojektet er

slutte af med at spørge

får nogle gode svar om det er de rigtige svar kan vi så altid diskutere

men vi prøver på at få alt belyst og så må vi jo gøre regnebrættet op til sidst vi har har været med i den tidligere aftale og vi regner også med

aftale det lægger vi slet ikke skjul på men vi har bare et ønske og en tiltro til at alle de andre partier også ønsker at

alle de spørgsmål der bliver rejst

bortset fra det lidt bizarre forslag om at man skulle rydde frøstruplejren i stedet for

først sige at sf

det forslag som regeringen havde lagt frem og som var dårligt forberedt

i forhold til lokalbefolkningen og

hensyn til miljø og natur det har vi ændret fundamentalt i det

som blev vedtaget vi havde og har

markeret at at det er på regeringens eget ansvar det er forhistorien

omkring hjardemål

ministeriet har lavet en redegørelse departementschefen har lavet en redegørelse

ministeren har redegjort for det i udvalget

sørger for at vi får de

i lovgivningen det er ikke en skøn proces og man kan faktisk også godt kalde det sjusk som

ganske præcist på en lang række af de områder hvor det er kritiseret det er faktisk ganske præcist

op til at vi ikke vil komme i en situation hvor der måske

er givet en bemyndigelse der er lidt større det har vi lagt vægt på i de forhandlinger der har været

sådan den slags ting

som jeg kunne høre på dansk folkeparti som sådan set kan være med men som alligevel

system som gør

justeringer når man laver de endelige støjmålinger men det handler altså om om der er en mølle fra eller til der skal eksproprieres

kompensation som er

det kommissarius finder ud af og det vil sige

kan beklage på anden vis end at det selvfølgelig altid er et indgreb når folk får noget eksproprieret det er ikke noget vi ønsker men det er heller ikke værre

motorvejsbyggeri og alle mulige andre ting og der er det jo rent faktisk ofte ejendomme der bliver eksproprieret

lidt overdrevet diskussion om hvor hvor alvorligt et indgreb det er derimod tager

det synes jeg faktisk så godt som jeg kan se

er gjort med det her lovforslag og de formuleringer der er anvendt

det han siger om at der er fuldstændig sikkerhed

den diskussion

når man sætter et projekt i gang og ikke efterfølgende

stillet nogle møller op der var meget større

beregninger ud fra nu og så ville man

støj og så ville støjgrænsen ikke gælde det der ligger klart er at støjgrænsen her som er beskrevet i lovforslaget ligger fast så er der en generel

området når det gælder vindmøller og det er jo en proces der er

støjgrænse gælder ud i fremtiden

løbende uanset hvad der kommer af nye regler

man nu vedtager med hensyntagen til borgerne og sikre støjgrænser

skylles væk ved at man senere kommer med en vindmøllebekendtgørelse der ændrer reglerne og så gælder de støjregler som herre steen gade i dag siger

men det korte svar er at sådan som man kan se det i dag er

om syv testpladser det kan jo være en diskussion om hvor høje

der har jo ikke stået at det

undervejs det der ligger fast er

også at spørgeren var var meget interesseret i for det er jo det

altså synes ordføreren at man kan bebrejde partierne uden for

jeg også kender herre johs poulsen så godt at han

og i den er der markeret at støjgrænserne står fast og de partier der ikke

aftalepartierne kan svare på om det bliver tre fire fem seks eller syv

op at stå eller noget som helst andet

er jo at de lokalplaner som man burde have vidst om i miljøministeriet

havde man pludselig overset i processen det er

støjgrænserne ligger fast i forslaget og det er

her i dag så det er sådan set ikke til diskussion jeg kan jo så ikke tage mig af at der er et parti der står bag aftalen

men det er forslaget vi diskuterer vi diskuterer jo heldigvis ikke alt det der er kommet ud af herre jørn dohrmanns mund i dag

den her situation problemet er jo bare

nogle flere ting og lave om i den gældende lovgivning for at det her kan lade sig gøre

steen gade når man ikke kan få en garanti

det med støj er herre steen gade så fuldstændig tryg ved at vi får

forligspartier jo egentlig bakker op om men men vi får bare ikke nogen garanti for at

har kritiseret det forarbejde så er det jo rent faktisk

det har vi repareret

det jeg siger og det går jeg ind for hvis der er nogle der mener noget andet må de jo

stille ændringsforslag hvis herre dohrmann mener at vi skal lave om

at spørgsmålene bliver stillet og at ministeren så skal

andet spørgsmål jeg har til herre steen gade

jo alle sammen ind for at vi har en god industri

også fik taget hul på hvordan vi får sikret

at producere strøm og at

vi synes at der skal stilles alle de spørgsmål man kan stille

er stillet i dag har været drøftet før så dem har vi svar på men det skal der gives

tid til og det skal vi gøre ordentligt i udvalget og det er også min agt som formand for udvalget at sørge for det alle deputationer der har ønske om at komme kommer ind og vi holder aftenmøder og hvad det skulle være hvis det

en diskussion som vel egentlig ikke hører hjemme i det her lovforslag jeg vil meget gerne diskutere

for det konservative folkeparti det går forud for mobiltelefoner og andet teknisk udstyr

og gerne udbygges det var derfor en glæde for det konservative

det viste sig desværre at der ikke var taget fuldstændig højde for de

støjgener som måtte opstå i forbindelse med afprøvningen af de store møller

derfor vist sig nødvendigt at revurdere vvm redegørelsen og som følge deraf har det vist sig nødvendigt at tage skridt til at nogle eksisterende møller i området skal fjernes

det er i den forbindelse værd at notere sig at det

at der ikke fremover kan blive tale om

som måtte overskride disse grænser det er naturligvis uheldigt at projektet som ellers allerede skulle være i gang er blevet forsinket både af hensyn til de berørte parter i lokalområdet og af hensyn til forskningen i vindenergi

ansvaret for den mangelfulde redegørelse er placeret og jeg håber at det nu kan være muligt at se fremad

hurtigst muligt komme i gang med at løse en opgave som er af afgørende betydning for den danske vindmølleindustri

en nødvendig lovændring som det konservative folkeparti støtter

kan møller indtil en vis størrelse og indtil en vis kapacitet i dag opfylde

det som man kan sige

finde nogle møller som kan producere bedst og mest

nogle møller som som støjer mindst muligt og det vil sige

nogle gevinster ikke bare for havvindmøller men også for møller som fremadrettet kan stå på landjorden

føler sig generet af støj så kan vi opnå nogle sidefordele der

kan det være det alt sammen ender med at være rigtig godt

meget mindre møller og at det vi egentlig skal teste er nogle

han svarede

overholde det man har pålagt sig selv nemlig de støjgrænser der er

at det er en opgave som man kan varetage

som man ser sig i stand til at løse i takt med at møllerne

færdigt projekt der går i gang om om

to eller tre år det er et projekt som udvikler sig og som konstant vil kræve at der kommer nye møller op og jeg er sikker på at vindmølleindustrien også også nok skal løse skal løse den opgave og så nævner jeg bare

for de landbaserede møller at man måske finder en teknologi

herre johs poulsen som ordfører for det radikale venstre

planmyndighed i det her land og er dem der

forskellig vis er der givet redskaber til det i lovgivningen og staten må vel derfor også anses for at være den højeste ekspertise udi planlægning ikke desto mindre står vi her med et lovforslag i dag som er udtryk for en helt banal fejlvurdering af hvad planlægning betyder og hvad forskellige typer af planlægning har af indflydelse på anden planlægning i det her tilfælde en lokalplan

hvad den har af indflydelse på

om udlægning af et areal til store store testvindmøller som jeg i hvert fald hidtil har forstået var det man skulle teste selv om jeg blev lidt i tvivl under den sidste

var små støjsvage møller man var i gang med at

faktisk det er ret foruroligende at man har en situation hvor staten som skal være den der er den øverste ekspertise og øverste myndighed på planlægningsområdet er i stand til at lave lovgivning af en så ringe kvalitet som det vi så før sommerferien og at man så kort tid efter må dukke op og sige at der var

fik taget højde for på trods af at det

er dokumenteret at det havde været fremme i debatten og at det var påpeget

af statens egne miljøcentre det er meget problematisk

det så stå samlet set er spørgsmålet placeringen af et testcenter for vindmøller i østerild jo i virkeligheden historien om en sag hvor man startede med at skrive facit og hvor man så siden har forsøgt

et regnestykke der kunne passe til det facit facit blev skrevet i regeringens økonomiudvalg tilbage i september to tusind og ni og efterfølgende har først den tidligere miljøminister og så den nuværende miljøminister forsøgt at konstruere et regnestykke der kunne passe det troede regeringen så man havde gjort før sommerferien og det viste

at der også er folk der i dag har den opfattelse og spørger sig selv

der synes jeg der er grund til at man i udvalgsarbejdet kommer langt ned i at se på om regnestykket rent faktisk passer nu eller om det fortsat er sådan at der er en betydelig usikkerhed

det egentlig er der er vedtaget for østerild

vel bragt det modsatte yderligere forvirring

den lovgivning som vi så har til behandling her i dag strækkende sig fra dansk folkeparti der i den ene ende siger at det kan være at vi skal mødes igen om et halvt eller et helt år her i folketingssalen

vel også dermed er vel vidende om at der ikke er den vindmølleteknologi på nuværende tidspunkt der så betyder at man kan få det antal møller

i det antal det er det der er situationen og billedet der står tilbage derfor må man sige at når herre eyvind vesselbo startede debatten med at sige at det her var et grundigt arbejde så tror jeg nok de fleste vil trække en lille smule på smilebåndet

kan efterhånden næsten ikke andet ja man kan give sig til at græde men ellers må man jo trække på smilebåndet

noget der ikke er tale om i den her sag så er det i

når man pillede i dem viste de sig at indeholde eklatant

at man også lavede eklatante fejl i den lovgivning man behandlede så sent som tilbage i juni måned to tusind og ti

at sige men jeg synes under alle omstændigheder at man også

udvalgsarbejdet det er en kendsgerning

som påpeger at det grundlag man også vedtager den lovgivning på i dag er så usikkert at man reelt ikke ved hvad der er slutresultatet

må der altså bringes så meget klarhed over det som overhovedet muligt derfor synes jeg også at at jeg vil bede miljøministeren om at give et tilsagn om at man vil inddrage de synspunkter der findes i den her debat så grundigt at man kan fortælle folketingets miljø og planlægningsudvalg inden man skal til tredje behandling i den her sag

åbne samråd og i andre sammenhænge men

i alt fald kommer man til at forholde sig til det og jeg håber at miljøministeren om ikke andet vil give positivt tilsagn om at det grundlag vil hun være med til at skabe

for vindmøller startede i foråret godt nok på et tidspunkt hvor regeringen jo havde sagt hvor det skulle ligge henne så var der faktisk meget omfattende diskussioner og undersøgelser der handlede om hvad der ville være den rigtige placering en meget vigtig forudsætning i de diskussioner og drøftelser var

skulle finde et sted hvor der var plads til mindst syv vindmøller

ganske bestemt størrelse fordi det var en forudsætning for at vindmølleindustriens ønske om

hvor man kan konkludere at

et flertal blandt forligspartierne for at

skal fastholdes i hvert fald indtil der kommer en bekendtgørelse for vindmøllestøj der laver det om

lovforslag gælder indtil de bliver lavet om

må erkende at det langtfra er sikkert at man er i stand til at etablere et testcenter med syv vindmøller og at det langtfra er sikkert at man kan etablere et testcenter som giver de muligheder for

så stiller jeg jo alligevel mig selv det spørgsmål hvordan det dog kan gå til

med sikkerhed i stemmen kan sige

hvis man går tilbage til det der var de oprindelige forudsætninger da vi diskuterede placeringen så ville det her i hvert fald ikke rigtige placering

man var nået frem til at der var en række andre placeringer der heller ikke var de rigtige

vælge den mindst ringe men pointen er

så vidt jeg kan vurdere at vi ikke får det testcenter som man

sagde kun kunne etableres i østerild

en rolle når man gennemfører sådan et projekt den mest voldsomme forandring af landskabet som vi har set udført af menneskehænder eller af

der føres af menneskehænder i danmark

man faktisk får et testcenter der virkelig for alvor løser nogle udfordringer

man får noget der måske ikke er så godt endda det spiller vel også en rolle

man i de to vvm undersøgelser der er gennemført har undersøgt tingene ordentligt kammeradvokaten

fortælle til finansministeriet

sin rolle i forhold til eu retten konkluderer at

retslige side af projektet hvorfor han i sagens natur ikke kan udtale

nærmere om risikoen for at kommissionen måtte se problemer af mere alvorlig karakter det er altså hvad kammeradvokaten skriver

man selvfølgelig filosofere over hvad der får normalt kritiske mennesker som

har fået klare svar fra ministeren der siger at her er ikke noget at komme efter her er ingen problemer jeg vil sige at

synes der er god grund til at være

så meget det der med at man bryder eu retten det

at forsvare natur og miljø i nogle tilfælde er blevet så vanskeligt i danmark at man kan blive nødt til at bruge eu regler men det gør vi da så

nu ligger så fast som det er blevet sagt i dag ja ud over at

tage hensyn til lavfrekvent støj og de ekstra belastninger det kan give ministeren har dog været så venlig at love os at det ikke får nogen betydning

helt sikre reglerne skal ikke strammes og det får ingen betydning for planlægningen af hvor vindmøller skal

det er så vigtigt det man måske kunne være meget mere bekymret for er jo at det også fremgår

alt må jeg sige at det er blevet sværere at se

stillede til et testcenter for vindmøller

det er blevet helt umuligt at se at de konsekvenser det får for natur og miljø

anlægge et testcenter for store vindmøller i østerild

det eneste der er ændret er at forudsætningerne ikke engang holdt så meget som de gjorde på daværende tidspunkt vi

det ville få både for mennesker og for natur og de konsekvenser

set ikke ændret ved ud over at der nu er nogle der skal have eksproprieret deres møller for at få plads til de nye testmøller så det er bare blevet værre

underlig diskussion i dag hvor enkelte ordførere ligefrem har benægtet at det faktuelle har ændret sig

støjgrænserne ligger de fast vi ved det ikke endnu men det kan blive spændende at få et svar fra miljøministeren om lidt

i østerildsagen må jo siges at være den mest bemærkelsesværdige forligskreds der overhovedet findes på christiansborg i øjeblikket

at sf jo havde taget forbehold i forhold til hvad eu måtte sige dengang man lavede aftalen både s og sf roste sig selv for

da flertallet vedtog østerild

tvivl end de fast besluttet på noget som helst og måske næsten lige så kritiske som os der står uden for aftalen

som præsenterer os andre for et lovforslag som man øjensynlig ikke engang er blevet enige om i forhold til dansk folkeparti

fra forligskredsen

der er ikke nogen tvivl om at vi i liberal alliance stemmer imod for vi er imod de konsekvenser hele det her anlæg får for mennesker og natur alt efter hvilke svar der kommer i løbet af processen kan

være med til at forhindre at det bliver så slemt som vi oprindelig havde troet men det siger måske mere om det faktuelle og forligskredsen end om hvad man egentlig havde ønsket sig i

sammen med de øvrige som har fulgt debatten miljøministerens svar

at skulle svare for hele forligskredsen for den er jo mere splittet end noget man ellers nogen sinde har set

vi skal vende tilbage til

at sikre naturen

at finde den korrekte placering af testcenteret

set det der står tilbage lige meget hvad det er forligskredsen så ellers måtte forlige sig på og blive enige om

men vi stemmer imod og nu vil jeg overlade ordet til

mest ventede indlæg

nogle af spørgsmålene særlig i det sidste indlæg i forhold til hvor klart billedet egentlig står og det skal jeg med glæde

at visse indlæg måske har givet det indtryk at man har været i gang med at kaste grus i maskineriet men jeg vælger nu at tolke det på en anden måde vi står ved førstebehandlingen af et lovforslag og heldigvis er det sådan at vi har tre

mulighed for at stille spørgsmål i udvalget mulighed for at deputationer kan besøge udvalget og

hvad der måtte være af uafklarede spørgsmål i den her sag

at jeg helst havde undgået at vi overhovedet skulle stå her i dag

lov om et testcenter for store vindmøller som regeringen sammen med s df og sf indgik en aftale om sidste forår og som folketinget vedtog med et stort flertal lige inden sommerferien bag loven

ligger altså en politisk visionær aftale som ikke bare handler

om det store testcenter i østerild

aftale som tager hånd om de yderligere testmøller som skal placeres indtil to tusind og tyve hvor der blandt andet skal findes plads til op til ti prototypemøller og i alt fyrre til firs serie nul møller hvorfor alt det her vigtige arbejde vigtige arbejde som

er jo fordi vi skal fastholde og udbygge den danske førerposition inden for vindsektoren for at sikre arbejdspladser og for at sikre indtjening og fordi vi skal have mere vindenergi i vores fælles bestræbelser på at gøre danmark uafhængig af fossile brændsler flere af de partier som så har udtrykt sig yderst skeptisk over for det her lovforslag og

over for testcenteret står i øvrigt ved andre lejligheder og siger præcis det samme som jeg gør i forhold til ønsket om at sikre et fossilfrit danmark og i det hele taget arbejde for

tilbage til sagen her jeg har jo som også tidligere nævnt i to samråd i miljø og planlægningsudvalget redegjort for den fejl er opstået jeg har beklaget

jeg bad departementschefen om at komme med en redegørelse redegørelsen påpegede også hvor

det som jeg egentlig synes er nødvendigt lige at få genopfrisket

består jo i at der i vvm redegørelsen tilbage fra to tusind og ni

det er sådan at frøstruplejren og byen hjardemål

og de er derfor efter vindmøllebekendtgørelsen områder som skal betegnes med støjfølsom arealanvendelse der er så sket den fejl at områderne i vvm redegørelsen

nabobeboelse i det åbne land hvor der ikke gælder skærpede støjgrænser det er hele baggrunden for fejlen baggrunden for at vi må stå her i dag og rette op på det med et ændringsforslag til

der er nu udarbejdet en supplerende vvm redegørelse

for området viser støjkonsekvenserne og beskriver de miljømæssige konsekvenser

det er som også flere har nævnt således at der i dag står fire produktionsmøller oppe ved frøstruplejren og otte produktionsmøller ved hjardemål det siger sig selv at de møller der står der i dag faktisk støjer og hvis jeg skal komme med en serviceoplysning

nugældende støjbekendtgørelse og lægger til grund for de møller der står der i dag så overskrider de faktisk allerede støjgrænserne

allerede fyldt i det område

opstillet på et tidligere tidspunkt og derfor er de lovlige men det er jo vigtigt at vi lægger de skærpede støjkrav til grund i områder med støjfølsom arealanvendelse og derfor er det altså nødvendigt at gøre plads i det her støjregnskab og det gør vi så

nødvendigt at ekspropriere nogle af de op til ti år gamle produktionsmøller som står der beregningerne viser at det er nødvendigt at nedtage tre møller ved frøstruplejren og to møller ved hjardemål for at støjkravene

flere af forligsparterne som også har understreget her vindmøllebekendtgørelsen

gælder altså for den samlede støj fra alle vindmøller

for at sikre at testcenteret ikke efterfølgende bliver mødt med nye skærpede støjkrav

fastholder lovforslaget vurderingen i den supplerende vvm redegørelse af hvilke områder der karakteriseres som støjfølsom arealanvendelse uanset om der så efterfølgende mod forventning opføres nye boliger det skal jo ikke være sådan at man kan opføre en bolig i området tæt ved det nationale testcenter og så bagefter påberåbe sig at støjen nu skal dæmpes til et lavere niveau endelig indeholder lovforslaget

også regler som skal sikre at der ikke opføres nye vindmøller som kan føre til at den samlede støj fra vindmøller i området

en diskussion om den lavfrekvente støj

jo blandt andet er er kommet til udtryk her i høringsrunden

så den kommer til at indeholde en

den vil træde i kraft så den kommer til at gælde for testcenterets vindmøller vi må selvfølgelig gøre hvad vi kan

bare sige at støjberegningerne i vvm redegørelsen er baseret på forventninger om hvor meget store vindmøller kommer til at støje altså lyden fra

som jo i øvrigt slet ikke er opfundet endnu

så skal de jo overholde støjgrænserne

om netop at skabe basis for at man kan udvikle de her store møller som altså stadig væk skal overholde de støjgrænser vi nu

også af testmøllerne uanset hvor mange

sådan at det er risø

sammen med vindmølleindustrien som jo er de kommende brugere af

fastlagt hvor stor en sikkerhedsmargin de har brug for i forhold til støjgrænserne og det er altså deres forventninger om støj

sagt en del om aalborg universitet og der må jeg altså sige

lovede at forskerne fra aalborg universitet skulle inddrages i arbejdet med støj fra testcenteret

fra miljøstyrelsens side er der blevet gjort flere forsøg på at indbyde universitetet til at mødes med de andre specialister som arbejder med støj fra vindmøller fordi det er vigtigt at

for at give rum for en faglig drøftelse af de her støjberegninger det har endnu ikke vist sig muligt at få aalborg universitet til at møde op

er beklageligt at man så stiller sig ude på sidelinjen og i stedet

peger fingre og har en anden opfattelse

har en lovbehandling i gang nu så skulle der være behov for at få belyst yderligere spørgsmål er det klart at vi skal besvare dem

jeg ser selvfølgelig frem til udvalgsbehandlingen og jeg ser naturligvis også frem til at etableringen af centeret

det også har betydning for grundlaget for beslutningen

bliver nødt til at ekspropriere mindst fem vindmøller eller er hun enig med herre eyvind vesselbo som

ikke rigtigt forstået at miljøministeren er fuldstændig overbevist om at når man får inddraget lavfrekvent støj i bekendtgørelsen for vindmøllestøj vil det ingen konsekvenser have i forhold til østerild

har jo stået på gennem lang tid og alle partierne har været

om hele grundlaget for etableringen har

folk om at gå fra hus og hjem været kernediskussionen

har pilen altså peget på østerild som den mest hensigtsmæssige placering og det er baggrunden for at

østerild vi arbejder med uanset at der så er sket den her sagsbehandlingsfejl som vi nu retter op på

vindmøllebekendtgørelsen skal overholdes det vil sige at støjgrænserne og dermed også

opstramning af reglerne og det får ingen betydning for den fremtidige planlægning så er det måske en lille smule ligegyldigt så vil jeg bare spørge ministeren

kan løses på to måder nemlig enten ved at reducere antallet af møller i testcenteret eller ved

nugældende vindmøllebekendtgørelse og det er det som jeg

har bedt miljøstyrelsen om at få indarbejdet så vi netop får en grænseværdi for den lavfrekvente støj hvad angår pladsen til syv møller

er hele udarbejdelsen

syv store testmøller

og vindmølleindustrien på baggrund af formodninger

stor mølle kommer til at larme og det støjbillede det

støjrum vi skaber oppe i østerild nu ved at fjerne nogle af de eksisterende støjende gamle produktionsmøller gør at der ikke er noget der får nogen af de forskere til at sige at man ikke får plads til at skulle teste syv vindmøller

vil ministeren så være parat til at

et testcenter som vi her

man også får det etableret til de her husstandsmøller

så kan den lille også være med til

præcis i det her lovforslag lad mig starte med at sige forhold til det her lovforslag

ikke noget i det her konkrete lovforslag som håndterer noget omkring husstandsvindmøller

deler vi jo netop synspunkter i forhold til danmark som fossilfrit samfund og vores andel af vedvarende energi og derfor ser

positivt på udviklingen af husstandsvindmøller

og derfor vil jeg da gerne se nærmere på det forslag det er ikke et fuldstændigt tilsagn om at det løses men jeg vil gerne se nærmere på det

det er et konstruktivt indspark i den generelle debat

med de her beregninger som ministeren siger har vist

er mere vi taler om

som skal fjernes for at leve op

det resultat at vi kun får etableret

hvor grelle eksemplerne er

er det ikke også korrekt opfattet at ministeren

den fremtidige teknologi bliver bedre men

nogen garantier i dag

for alvor slår fast nu i forhold til at støjgrænserne altså

de beregninger der ligger til grund både fra industriens side og fra forskernes side i forhold til hvad man formoder kommende store møller

støjbillede den støjramme den støjplads

det her supplerende lovforslag til anlægsloven som jo netop giver en hjemmel til at ekspropriere de her eksisterende produktionsmøller deroppe der er beregningerne nu og her meget klare i forhold til at det er fem møller der er behov

for vindmølleindustrien og vindmøllesagen jeg er af den helt modsatte opfattelse end ministeren jeg tror at den her sag og håndteringen af den her sag først og fremmest med sit afsæt har skadet vindmøllesagen mere end nogen anden enkeltfaktor i de sidste mange mange år

det er ministerens og regeringens ansvar

testcenteret skal afprøve

som har en teknologi vi ikke kender i dag

skal opstille møller som man ikke rigtig

for vindmøller i danmark har skadet industrien den opfattelse deler jeg på ingen måde jeg mener det har været skadeligt at vi har set partier som i daglig tale går ud og er meget for at vi arbejder med vedvarende energi og at vi styrker mulighederne for at danmark også fremadrettet kan være i en førerposition når vi netop taler vindenergi og derfor har jeg undret mig ganske højlydt

haft mange indgående diskussioner om om det her med at skulle bede folk om at gå fra hus og

hvor man netop er inde at teste fremtidens møller så har jeg redegjort klart for

det ved man af gode grunde ikke da ingen af tingene er opfundet endeligt endnu

jo derfor vi laver støjgrænserne det er faktisk støjrummet der kommer til at afgøre hvor meget de her møller må få lov at larme men da de tolv

overholdelsen af støjgrænserne i fremtiden nu kan jeg jo ikke få ordet

stå og sige noget uimodsagt men så kan jo tage en anden runde

jeg tror at man vil løbe ind i en situation der er ganske vanskelig at håndtere

det vi har oplevet i den her sag er at man har taget alle midler i brug

det der samlet set vil komme til at skade den her sag og

at man har anvendt en sådan fremgangsmåde som vi også

i dag men tilbage til spørgsmålet

så at sige låser støjbilledet altså har vindmøllebekendtgørelsens støjgrænser som fundamentet for

så er det jo diskussionen om hønen eller ægget og

skal overholdes og så må jeg sige at det

mig ubegribeligt

radikale venstre indtager den her holdning

hele spørgsmålet omkring placeringen af et testcenter fordi det var åbenlyst at der var behov for at samtlige partier fik et kendskab til hvorfor man pegede på østerild som den bedst mulige placering af et testcenter det var også baggrunden for at folketingets partier mødte op til forhandlinger tog del i at vi netop fik udarbejdet

for netop at få som alle sagde vendt alle sten i forhold til hvad

opfattelse i diskussionen om antallet af ekspropriationer når vi taler boliger

er enormt flagrende de partier der

har igen forsøgt at regnestykke der passer til facit og

man hører debatten blandt forligspartierne i dag

vidt forskellige opfattelser af hvad der kan blive udkommet

vidt forskellige opfattelser af og det står jo meget klart efter

trods af at jeg nu har spurgt ministeren to gange

kommet noget svar på hvordan proceduren

støjgrænserne i fremtiden jeg har forstået at ministeren

også lige revidere vindmøllebekendtgørelsen som egentlig omhandler støjgrænserne

alligevel ligger fast så den del af det

handler om støjgrænserne for den almindelige støj

formodentlig godt hvordan den er så når ministeren

på det hvis ikke nu så i hvert fald over for udvalget

at lovforslaget henvises til miljø og planlægningsudvalget hvis ingen gør indsigelse betragter jeg det som

i folketingssalen vi har også tidligere behandlet et beslutningsforslag

og to og tyve om ændring af

der er jo ikke andet at sige når man genlæser debatten fra

hvor vi havde det her i folketingssalen som følge af det radikale beslutningsforslag end

laver nogle ændrede overgangsregler

tjenestemandspension forstået på den måde at vi havde en forventning om da man opsagde dobbeltbeskatningsoverenskomsten og man fik forhandlet nogle overgangsregler på plads med frankrig og spanien at frankrig ville indføre nogle overgangsregler der gjorde at tjenestemandspensioner

overgangsregler er jo så

det er så overgangsreglerne i forhold til dem det problem gør sig heldigvis ikke gældende

lovforslaget som vi behandler her i dag handler om ændrede overgangsregler for de sas piloter som er bosiddende i spanien og frankrig

ud fra københavn på for eksempel transatlantiske ruter

skat havde den opfattelse at

vil muligheden for at beskatte de pågældende personer

at sige at det er man blevet klogere på

da at de partier som

det radikale venstre er rigtig glade for den lovændring som

og de sas piloter som nu slipper for at blive beskattet

og at de tjenestemænd som bor i frankrig og får udbetalt tjenestemandspension og

om der er flere der skal med

vi jo i venstre også villige til at se lidt nærmere på det i

sagligt grundlag med de her

det her lovforslag og jeg skulle hilse og sige fra liberal alliance

herunder den del der handler om

beslutningsforslaget ser heller ikke ud til at indeholde den viden altså det faktum at dobbeltbeskatningsoverenskomsternes opsigelse i sin tid ikke medførte

som nævnt at der udelukkende kan ske en beskatning af løn hvis personen der bor i udlandet har en arbejdsgiver med

er bange for at indrømme når man har begået en fejl og

regeringen nu lovforslaget frem og derfor støtter venstre det også det er jo fordi

hvad der er rimeligt og retfærdigt i den her sag

en beskatning på de her en hundrede og tredive procent

at hvis vi havde

sagen sidst dengang var det venstres klare holdning at det ikke på nogen måde er rimeligt at

danske skatteniveau når de nu rent faktisk arbejder

vække ganske meget forvirring blandt sas piloter bosat i andre lande

så meget mere at sige i den her sag ud over at der er kommet nogle andre oplysninger frem som gør at sagen stiller sig i

sker der så beskatning ved udbetaling den ordning har jo mange helt åbenlyse fordele ikke mindst den

desto lavere bliver samfundets forsørgerbyrde eller sagt med andre ord ældrebyrdens tyngde bliver mindre og mindre

for at beskatte udbetalingerne fra pensionsordningerne forholdet var altså det at man kunne opnå store fradrag ved indbetalingerne i danmark og så

en meget lav beskatning ved udbetalingerne det forhold havde regeringen

gerne ændre og det støttede socialdemokratiet helt fra begyndelsen vi støttede også at skatteministeren og regeringen fik bemyndigelse til

at de kunne finde ud af at rette ind efter danmarks positioner så

i hvert fald endte vi jo i den situation at dobbeltbeskatningsaftalerne blev opsagt og vi har ikke dobbeltbeskatningsaftaler i dag hvilket

en fuldstændig absurd situation men indtil de nye dobbeltbeskatningsoverenskomster så foreligger

det tilkendegav vi allerede ved behandlingen af bemyndigelsesforslaget vi tilkendegav det i øvrigt også ved behandlingen af det beslutningsforslag som det radikale venstre forelagde salen

omtalt lige for et øjeblik siden vores ordfører herre john dyrby paulsen sagde på det tidspunkt og jeg citerer de mennesker der kan risikere at komme i klemme i forbindelse med en eventuel opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne er vi selvfølgelig indstillet på at tage hensyn til forslaget i dag handler præcis om at tage den slags hensyn

og det skal der nok også blive lejlighed til og det er allerede sket lidt gøre sig meget munter på bekostning af venstre konservative og dansk folkeparti der jo

politiker fra den anden side af salen stå og more sig

anden måde det her er jo kun et lillebitte hjørne af det store samfundsmaskineri og det kan for os synes ganske ubetydeligt

det er vigtigt også i vores debatter indimellem at huske hinanden på at de beslutninger vi træffer uanset hvor små de kan virke i den store sammenhæng

virkeligheden nogle af de mennesker som kunne have været bragt ud af en meget uheldig situation da beslutningsforslaget fra det radikale venstre var til behandling her i salen har været holdt i den utryghed

i de uheldige omstændigheder yderligere et år alene på grund af magtens arrogance

er grund til at opfordre til at vi går til lovgivningsarbejdet med noget ydmyghed det gælder den her sag

også sager som den skrothandlersag

det gælder madpakkesagen det gælder sidst gifttransporterne fra australien og så videre vi bliver nødt til som folketing at finde sammen om og lytte til

er der nogle helt almindelige mennesker ude i den anden ende som er dybt påvirket af den

processen har stået på bakket op om om regeringens forsøg på at få forhandlet en ny dobbeltbeskatningsoverenskomst både med frankrig og

hidtil gældende overenskomster som et led i forhandlingsprocessen blev opsagt

opmærksomme på at der har været nogle mennesker som

under de tidligere skatteforhold landene imellem og det har de

gjort i god tro og derfor har vi også være indstillet på

skulle behandles ordentligt og kunne fortsætte deres

overgangsordninger som især har været møntet på danske pensionister som har fået udbetalt pension fra danmark men som har bosat sig

kunnet fortsætte deres deres tilværelse som hidtil derfor er det også nødvendigt nu

overgangsordningen for tjenestemandspensioner i og med at frankrig ikke

levet op til til en tidligere tilkendegivelse om at de ville lempe

det har selvfølgelig nu givet en uholdbar situation hvor modtagere af tjenestemandspension

den overgangsbestemmelse som tidligere har været gældende og det bakker vi selvfølgelig helt op om

andet element i lovforslaget som jo handler om om sas personale det kunne i

personale hos sas som har som har boet

eller spanien og som har haft

et års tid siden og jeg må bare sige at i mellemtiden

efter at dobbeltbeskatningsoverenskomsterne

lovforslaget her lægger op til dermed skal

skal beskattes i det land som

tale om en gruppe som har indrettet sig med en høj løn og en lav skat

og derfor har vi på det tidspunkt

i det her tilfælde hvor man afviste beslutningsforslaget fra det radikale venstre ind for høj løn og dobbelt skat

man selv havde sat sig ned og gjort sig sine overvejelser

med at man blindt bakkede op om regeringen kan jeg forstå

frem til at det var den rimelige måde at gøre det dengang man afviste det beslutningsforslag som det radikale venstre fremsatte

ikke er nogen udsigt til at problemet i den her relation mellem danmark og henholdsvis frankrig og spanien bliver løst inden for en overskuelig fremtid derfor skal der selvfølgelig

der er ikke nogen ændring i at dansk folkeparti stadig væk går ind for at de mennesker som i dag måtte beslutte sig for at flytte til frankrig og stadig væk arbejde med base i københavn som flypersonale er underlagt dansk beskatning så der er alene tale om at den her begrænsede gruppe mennesker

som har indrettet sig i tillid til et tidligere

lov til at fortsætte deres tilværelse på uændrede vilkår

for personer der modtager tjenestemandspension den del af lovforslaget kan sf gå ind for der er reelt tale om en korrektion af at den tidligere skatteminister var for hurtig

sjette maj to tusind og ni vi vil gerne være med til at afhjælpe den klemme som som de her pensionister der modtager tjenestemandspension

overgangsbestemmelsen vedrørende personer der bor i frankrig og arbejder på et sas fly det

grund det det handler om og som det

vi har diskuteret nogle gange før dengang med et lidt andet udfald end nu dengang var sf skeptiske over for det beslutningsforslag der

set også nu vi har tidligere påpeget at der er problemer med beskatningen af udlændinge der er ansat som flyvende personel hos sas fordi sas i nogle sammenhænge anses for at have hjemsted i sverige

allerede var mulighed for dansk beskatning af sas personale da lovforslaget

dobbeltbeskatningsoverenskomsten blev fremsat dengang så vi vil godt under udvalgsbehandlingen

er rimelig hvis vi går lidt længere ned i

kun få personer det handler om derfor undrer

en smule når vi kan se at det vil koste en million kroner i systemtilretning

vil egentlig også gerne have svar på hvorfor det skulle være så så vanskeligt i det hele taget må det undre for helt overordnet set er problemet jo at der stadig ikke er gennemført en dobbeltbeskatningsaftale med frankrig og spanien nu tager vi fat i nogle hjørner i dag men ellers handler

senest har jeg hørt fra dansk industri at der fortsat er problemer for mange af deres medlemsvirksomheder på trods af de henstillinger og de tilkendegivelser som den franske regering var kommet med om hvordan de ville behandle danske virksomheder og at dansk industri altså stadig væk indtrængende ønsker sig at der bliver lavet en ny overenskomst med frankrig og spanien så vi kan få ordnede forhold på området

den tredivete oktober to tusind og ni godt et år efter oplyste den tidligere skatteminister så i besvarelse af et spørgsmål jeg stillede dengang at danmark ikke ville foreslå

synes at vi skal skal bruge den her lejlighed vi nu får i udvalgsbehandlingen

bore lidt i hvad fremtidsudsigterne er for at få en ny dobbeltbeskatningsaftale med frankrig og spanien og om det virkelig kan passe at der slet ikke er foregået nye forhandlinger i to tusind og ti

så jeg glæder mig til at blive klogere på den proces og

skal jeg hermed læse hans ordførertale op

det her lovforslag har to elementer for det første nedsættes den danske skat for danske tjenestemandspensioner i frankrig frankrig beskatter disse pensioner og havde bebudet skattefritagelse men dette løfte er ikke blevet indfriet for at undgå dobbeltbeskatning skal den danske skat danske skat af disse pensioner nedsættes med det beløb der er betalt i fransk skat for det andet fritages visse i frankrig og spanien bosiddende piloter med flere for dansk beskatning danmark har hidtil ikke beskattet disse piloter idet de på grund af sas’ særlige organisering er ansat i det svenske sas selskab efter de daværende dobbeltbeskatningsoverenskomster afhang beskatningen for piloter af hvor det pågældende luftfartsselskab havde virkelig ledelse sverige havde ingen hjemmel til at beskatte det kommende lovforslag ophæver skattepligten til danmark så

fortsat alene er skattepligtige

frankrig henholdsvis spanien

med lovforslaget om ophævelse af den dansk franske og den dansk spanske

der indført en overgangsregel for de daværende danske skattefrie pensionister

personer som per otteogtyvende november to tusind og syv var bosat i frankrig henholdsvis spanien og som per enogtredivete januar to tusind og otte modtog pension fra danmark bevarede således

danske skattefrihed for deres danske pensioner bortset fra tjenestemandspensioner den overgangsregel svarer til fast praksis ved overførsel af beskatningsretten fra udlandet til danmark i forbindelse med genforhandling

ændrede beskatningsforhold og deraf følgende dramatiske ændringer i deres indtjeningsforhold overgangsreglen omfattede som nævnt alene pensionister i frankrig og spanien som per enogtredivete januar to tusind og otte aktuelt oppebar pension personer som var bosat i et af de to lande men som endnu ikke modtog

på tidspunktet for ophævelse af dobbeltbeskatningsordningerne var ikke omfattet af overgangsreglen

jeg synes at skatteministeren har udvist stor forståelse for de problemer som en

dobbeltbeskatningsoverenskomsterne med frankrig og spanien

særlige problemer der opstod og det vil jeg gerne sige hjertelig tak for

udtrykke håbet om at vi relativt hurtigt kan færdigbehandle lovforslaget fordi

har virkninger der går tilbage til den første januar to tusind og ni derfor er det sådan set på tide at

man kan jo sige at det formål som lovforslaget

uhensigtsmæssigheder som opsigelsen

for nogle persongrupper det håber jeg så også sker

fødevareministeren jamen så er forhandlingen ikke åbnet

så bliver vi nødt til at udsætte mødet i

klokken femten fire og fyrre

at antibiotikaforbruget skal falde med mindst ti procent frem mod to tusind og tretten sammenlignet med to tusind og ni og at grænseværdien for sodødelighed skal nedsættes til tyve procent i tolv og seksten procent i

hvis målsætningen ikke lykkes er der i forligskredsen enighed om at diskutere yderligere tiltag der kan nedbringe antibiotikaforbruget og dødeligheden jeg har fuld tiltro til at de initiativer som regeringen og partierne bag veterinærforliget har iværksat vil medføre at antibiotikaforbruget reduceres i de danske besætninger allerede på nuværende tidspunkt kan det konstateres at der er en faldende tendens i antibiotikaforbruget i svinebesætninger på sigt er jeg overbevist om at konceptet med de obligatoriske sundhedsrådgivningsaftaler i kombination med en målrettet kontrol og rådgivningsindsats vil gavne dyresundheden og dyrevelfærden mere generelt

handler derfor om at fastholde den positive udvikling det gør vi bedst ved at implementere de initiativer som allerede er i fuld gang og som har fokus der hvor indsatsen gør en forskel nemlig i de

der har de største problemer regeringen kan således ikke stemme for

jeg vil gerne spørge ministeren om han er enig i det håber jeg fordi han selv har svaret på at der har været en stigning siden to tusind og et

det er klart at den trussel om

sadle om men den

at gå ud i de besætninger og finde ud af hvad de konkrete årsager

med vores gult kort ordning er det det dyrlægen og producenten har en periode til

komme med bud på og præstere et fald i deres antibiotikaforbrug så man kommer under de grænseværdier der er lagt jeg tror sådan set at

vi en god effekt for dem der har et meget stort forbrug

er steget med fire og tredive procent

over en periode

bruge antibiotika hvis dyrene er syge

set øget liberalisering

at der har været den her voldsomme stigning igennem de senere år målet må da være at bruge så lidt antibiotika fordi det handler om dyrs sundhed og i allerhøjeste grad også om menneskers sundhed fordi der kan opstå resistensproblemer så vi ikke kan behandle

vi har samtidig lavet en model

de steder hvor der er et meget højt forbrug det er i de besætninger

man står for cirka tyve til fem og tyve procent af antibiotikaforbruget så vi har en forventning om

at regeringens ambitionsniveau er

jeg ud fra to tusind og tretten og

det som antibiotikaforbruget steg

det nok til forbruget i to tusind og otte jeg kan også bekræfte at vi nu har

taget fat i de ti procent af svineproducenterne med det højeste antibiotikaforbrug som har en væsentlig del af det samlede antibiotikaforbrug jeg har også sagt at vi

på de næste som ligger højt i forhold til den her målsætning så det er ikke et færdigt mål det er en løbende proces jeg vil dog understrege

ikke et klart billede af hvad det passende forbrug er

det tyder ikke på

de besætninger der bruger rigtig meget

man skal gå ud og tage særlig

så kan vi jo altid have forskellige politiske ambitionsniveauer jeg glæder mig meget over at

ser ud til at vi får et rigtig flot fald i antibiotikaforbruget det er jeg sådan set meget glad for og det ser ud som om

vi når det mål med ti procent i to tusind og tretten

man skal måle sig med de bedste

kun kigger på de ti procent dårligste der skal blive bedre nej så er det vel snarere

ministeren synes det er tilfredsstillende at der faktisk er rigtig mange dyr som medicineres uden at dyrlægen overhovedet har set de pågældende dyr det jo noget der har været en del debat om

i udgangspunktet var meget kritisk over for at det var sådan men stillet over for den kendsgerning at det

kan sagtens måle sig med de bedste hvis vi måler på antibiotikaforbruget og

lignende produktionsstørrelser vi ligger vel

vi kan sammenligne os med hollænderne som har produktioner der ligner

det med at sammenligne sig internationalt med de bedste står man sagtens

jeg er glad for at det vi har meldt ud nu viser et flot fald vil jeg tillade mig at sige når nu de konsoliderede tal kommer de

et flot fald i antibiotikaforbruget og vi er parate til at gå videre derfra med hensyn til dyrlægernes mulighed for at ordinere antibiotika til velkendte sygdomme som er diagnosticeret

tag for eksempel ledbetændelse hos smågrise som er noget der kommer hver gang der kommer et nyt hold grise i stalden

fødevareministeren siger

er en tillid dyrlægerne nærer altså de siger

medicin som er ordineret til en genkendelig sygdom som man forventer kommer igen og igen kan risikere brugt til noget helt andet

fødevareministeren må vel erkende at risikoen for fejlbehandling og dermed forkert

man debattere om det er to eller tre år tilbage

cirka to år så det kan vi vist debattere længe om det er en eller to eller eller tre år jeg er enig

til to tusind og otte niveauet det er vores første ambition på det her område jeg har også sagt at

vil vi arbejde videre hvordan vi kan tage fat i den næste gruppe lad mig så endnu en gang sige

før der kommer en dyrlæge og jeg kan forstå at det er det herre per clausen egentlig kunne ønske sig ligger altså også et spørgsmål om rettidig behandling af de pågældende dyr

vi får voldsomt meget ros for at holde hånden over en bestemt erhvervsgruppe i det her land faktisk

er der vist nogle landmænd hvis man læser lidt i fagpressen omkring landbrug der har en anden opfattelse gult kort ordningen tager fat i lige nøjagtig de landmænd der har et meget stort forbrug af antibiotika set i forhold til gennemsnittet det synes jeg er en præcis og rigtig måde at tackle det på så vi ikke generer dem der har orden i deres antibiotikaforbrug dem der ligger meget lavt

kort ordningen er en god model der tager fat

når de konsoliderede tal er der lad os så tage den vurdering jeg må bare sige at jeg er tilfreds med det jeg kan se indtil nu

har på antibiotikaforbruget jeg siger ikke

i dem der har et meget højt antibiotikaforbrug og

tak for det beslutningsforslaget som vi behandler her i dag indeholder tre elementer

at betingelserne for at kunne flokmedicinere dyr med antibiotika ændres således at

en dyrlæge skal have tilset en dyreflok

kan flokmedicineres med antibiotika

at indføre hyppige og regelmæssige dyrlægebesøg på besætningerne og for det tredje foreslås en udvidelse af gult kort ordningen formålet med disse tiltag er at reducere antibiotikaforbruget

gør opmærksom på blev der i to tusind og otte indgået et fire årig

en del af forliget blev udmøntet sidste år da man indførte obligatorisk sundhedsrådgivning på større kvæg og svinebesætninger

hundrede større kvæg og svinebesætninger skullet have obligatoriske rådgivningsaftaler med en praktiserende dyrlæge det betyder i praksis også at besætningerne automatisk skal have et egenkontrolprogram

da fødevarestyrelsen i december udsendte de første høringsbreve til svineproducenter som så ud til at bruge for meget antibiotika i deres besætninger cirka en en hundrede høringsbreve blev sendt ud og disse svineproducenter

få nedsat antibiotikaforbruget til under grænseværdierne hvis ikke de skal have et gult kort den anden runde af udpegning af eventuelle gult kort besætninger gennemføres i denne måned veterinærforligets elementer er altså efterhånden ved at

de virker samlet set ser det ud til at der er en faldende tendens i forbruget

det skal ses i sammenhæng med at antibiotikaforbruget i forvejen er lavt i danmark danske dyr får mindre end halvt så meget antibiotika som dyr i andre europæiske lande og dyr i usa jeg mener derfor at de tiltag som er sat i søen i forbindelse med veterinærforliget få ordentlig vind i sejlene inden vi vurderer behovet for yderligere tiltag på det grundlag

alle de er

og jeg refererede tidligere til at der

hvad tror venstres ordfører herre erling bonnesen

været årsagen til at der har været så store stigninger og er det virkelig et mål at der er andre der bruger mere antibiotika end os

og nogle metoder at have svineproduktion på hvor man bruger så lidt

det punkt at der synes at være langt fra

hvilke initiativer man så vil sætte bag det det kerer vi os meget om i venstre og forsøger selvfølgelig at

kort og godt ikke undvære landbruget det

behandler nu med antibiotikaforbruget

mig da også at vi jo fra regeringens side og

har taget action på det her

har markeret i ordførertalen og når vi

rent faktisk også begynder at virke

at der er grund til at glæde sig over det det ser ud til at vi er på rette vej selvfølgelig

altså

her var en meget positiv sag

men i hele perioden to

man fat som jeg har markeret det i ordførertalen og i mit første svar til ordføreren og så kan vi nu konstatere

at der er en pænt faldende tendens det må da være godt

vi fint tage en diskussion om

et beslutningsforslag som den socialdemokratiske ordfører selv er med i spidsen for for ligesom at sætte fokus på antibiotikaforbruget det synes jeg er godt og så glæder jeg mig som venstres fødevareordfører over at det ser ud til at erhvervet nu selv også tager fat på at få det reduceret

de tog fat med det samme de opdagede det men

dem der ligger over grænseværdien det lyder meget godt problemet er jo bare at grænseværdien har venstre selv fastsat og så kan man jo mingelere med det ligesom man har lyst

godt høre om ordføreren kan bekræfte at venstres grænseværdi

vi sammenligner os med en lang række andre lande i europa og med usa

også tidligere har markeret så niveauet er i forvejen lavt i danmark

at få knækket den stigende tendens som var det ser ud til at det er sket og så er der lige præcis fokus på at tage fat på dem der så har det største forbrug og det må da være det rigtige sted at sætte ind

ville være en meget naturlig måde

så jeg tror ikke at man siger noget forkert når man siger at danmark generelt ligger lavt ingen kan forlange at man skal stå med samtlige landes

at se på niveauet tror jeg kun

på et pænt lavt niveau så er det helt fint at vi alle sammen prøver at arbejde på at få det så lavt som muligt det kan vi kun være interesserede i jeg har også markeret hvad venstres tilgang

ikke kun nøjes med en gennemsnitsbetragtning

tæt på erhvervet igennem en årrække ved

at der er fokus på det det synes jeg også er godt vi kan alle sammen kun være interesseret i at

ikke er højere end nødvendigt så meget desto mere glæder jeg mig så også over at det ser ud til at vi har

forbruget nu er faldende det må da sådan set være et godt punkt at være nået til nemlig at man kan konstatere at det lige præcis er faldende så der er ikke noget med at vente på at forbruget skal til at falde engang når vi jo netop her i debatten kan konstatere at det ser ud til at

have som udgangspunkt

var den økonomiske betragtning der førte til at det så blev regnet ud hvordan grænseværdien skulle være i

proportionalitet i det den rigtige dimensionering af det

at antibiotikaforbruget er ved at falde nu

jo altid en afvejning af kontrolindsatsen i forhold til ressourcer

nu kan konstatere at forbruget ser ud til at være faldende

en lidt anden udgave er det ikke rigtigt at hvis man havde valgt at give det gule kort for eksempel til alle der oversteg det almindelige forbrug med halvtreds procent

gule kort og man ville formentlig have fået en endnu større reduktion

at hvis man havde været indstillet på at bruge flere ressourcer på det

er tydelig men jeg anerkender at enhedslisten også her har sagt at det ser ud til at den gule kort ordning

så hæfter jeg mig også ved at der er en god prioritering

jo netop er startet med at sætte fokus på de steder hvor det ser ud til at forbruget er højest og så også

rykke videre når man er klar til det

det har vi diskuteret rigtig mange gange det det viser

partier sammen og diskuterede en ny veterinærforordning med den tidligere fødevareminister

der var ikke nogen særlige forslag til begrænsninger jo bevares jeg tror også

gult kort ordningen og nu har vi så fået en ny fødevareminister

nogle landmænd opmærksom på at der er en forsinkelse i statistikken i forhold til

resultater den dokumentation er så præcis som overhovedet muligt fordi vi ønsker en høj retssikkerhed også for den enkelte

at vi skal have nedbragt vores antibiotikaforbrug jeg synes det er dårligt

med holland ligger vi ret godt jeg synes

har manglet svar siden to tusind og et

vigtigt at der blev taget politiske initiativer

hvis der kan samles initiativer

at fremme dyresundheden og så ønsker vi også at udvide

vi vi har jo også en kæmpestor

i de år grisene har vel ikke fået

valgte at gå sammen med regeringen hvor man lavede en yderligere liberalisering man gav dyrlægerne mulighed for at udskrive medicin til dyr der ikke

og det synes vi selvsagt

der har jo også været adskillige udsendelser

en landmand fra sønderjylland der sagde at han ikke kunne finde på at flokmedicinere sine dyr han behandlede kun de dyr i stien der var syge og gav dem en injektion

han bedre målrette indsatsen imod de dyr der

meget nemt men på den måde kommer man også til at behandle raske dyr

med det antal dyr vi har i danmark

det er som sagt det vi i fællesskab skal have bragt ned og det håber jeg

opbakning hele vejen rundt fordi nogle af partierne er bundet af forlig men jeg synes at enhedslisten og sf og

vi tror også på at der vil være et marked hvor man efterspørger høj dyrevelfærd lavt medicinforbrug og så videre

bruger rigtig meget antibiotika

så kan ske det at der opstår resistens

vi ikke kan behandle de sygdomme der opstår hos os mennesker det er jo katastrofalt at vi er med til

øge udgifterne i sundhedsvæsenet og at der er mennesker vi ikke kan behandle det skal vi for alt i verden undgå og derfor er der mange gode både saglige og faglige forklaringer på

beslutningsforslaget pålægger regeringen at tage initiativ til at reducere antibiotikaforbruget i landbruget ved at ændre betingelserne for at kunne flokmedicinere dyrene med antibiotika at fremme dyresundheden og udvikle gult kort ordningen regeringen indgik i august to tusind og otte et fire årig

med dansk folkeparti og det radikale venstre et godt forlig og også med fingeraftryk

er overordnet rigtig gode men der er efter forslagsstillernes mening behov for yderligere tiltag for at reducere antibiotikaforbruget der er steget voldsomt i de senere år står der i

jeg er da glad for at forslagsstillerne er enige i at vi var og er ambitiøse i vores målsætning og jeg kan også sige at der efterfølgende er kommet flere ting til for at stramme op målsætningen er at antibiotikaforbruget skal falde med mindst ti procent frem mod to tusind og tretten sammenlignet med to tusind og ni og at grænseværdierne for sodødeligeheden skal nedsættes til tyve procent i to tusind og tolv og seksten procent i to tusind og tretten hvis målsætningerne ikke nås og det håber vi

er vi klar til at diskutere yderligere tiltag der kan nedbringe antibiotikaforbruget og dødeligheden derfor må jeg sige at forslaget her måske ikke kommer på det rigtige tidspunkt vi er jo i gang med at få antibiotikaforbruget ned og jeg fornemmer faktisk også at der er

at det er rigtigt at tage fat i de landmænd som bruger mest og dermed

handler om nedlukning af dansk landbrug den dagsorden

ikke enig i men jeg er enig i at vi skal se et fald i medicinforbruget i dansk landbrug også efter to tusind og tretten

også meget optaget af det og jeg håber at vi med de tiltag der er

ellers er jeg faktisk enig med forslagsstillerne i

opstille andre og mere restriktive regler på området men jeg har dog tillid til at landbruget tager det meget alvorligt og får de gode arbejdsgange udbredt til de landmænd som desværre har svært ved at holde medicinforbruget nede der er jo landmænd som viser at de godt kan holde

at syge dyr skal behandles og helst så hurtigt

er enige i intentionerne i veterinærforliget forslagsstillerne ser det jo også overordnet som et gode og det kan jeg faktisk godt

som vi har igangsat på området

i fremtiden som sagt også ud over to tusind og tretten til glæde for

men så sandelig også til glæde for forbrugerne

dansk folkeparti ikke støtte det ellers gode og

står at det er det vi vil

det er sådan at man er gået ned i antal af sundhedsrådgivningsbesøg sådan at der nu i en sobesætning

imellem at man får besøg af dyrlægen det vil sige

eller uden medicinbehandling det kunne også være flokbehandling det er det nok i en del tilfælde altså uden at dyrlægen overhovedet har haft mulighed

sobesætninger end dem været vant til antallet af sobesætninger er jo faldet men antallet af dyr

mere eller mindre det samme som vi har set tidligere derfor har vi nogle langt større sobesætninger

sige som jeg sagde at vi ønsker at det her skal falde kraftigt men vi må

der er landmænd store landmænd som magter den her opgave derfor har vi lagt det her ud og

at nu må landbruget komme med de gode tiltag som de landmænd kan og få belært dem som ikke er gode til det ellers er vi parate til at gøre som jeg sagde i

set enige i men vi har meget tillid til at landbruget også kan se at vi

fremadrettet jeg tror at landbruget er bedst tjent med

og siger nu må i bruge jeres faglighed til at få bragt det her

de raske og de sunde bare fordi man ser nogle

jeg vil gerne kvittere for

så har jeg så lidt svært ved at forstå hvorfor den omstændighed at vi har fået større besætninger skal betyde at der skal

at landmanden har en stærkt økonomisk interesse i at anvende medicin som er en

billig forsikring uanset konsekvenserne det er det dyrlægen skulle dæmme op

det antal besøg

der er jo også landmænd som i en periode kan have et højt forbrug man kan få sygdomme i sin stald og andet

der er problemer med her der må vi gå ind og sige

ikke nogen landmænd der er interesserede i at få alt for mange rendende

som de skal betale for gang på gang så begynder fortjenesten at være meget meget lille

at holde sit antibiotikaforbrug nede så man ikke kommer ind under gult kort ordningen og der mener vi altså at landbruget have lov til at vise

vi var

han det fra

end tidligere sr regering

overtog ansvaret sammen

og nu kan vi se som ministeren også redegjorde for at de foreløbige tal viser

fald på vej det hilser vi selvfølgelig velkommen vi hilser også velkommen at

vi selvfølgelig satser på at vi når vores mål i to tusind og tretten som ministeren også gjorde rede for

i hvert fald klar til at sætte os sammen igen og der kan jo komme flere med omkring bordet

vil ende med hvis man ikke inden for fjorten dage lever op til de ting som s og sf

det nærmest ikke kan lade sig gøre derfor kan man

starter sin ordførertale med at tale om hvordan man vil bevare dansk landbrug for det

så hverken landmændene eller dyrene har noget

skal have en høj dyrevelfærd

det er godt når vi skal ud at argumentere for hvorfor det er man

fuldstændig malplaceret at begynde at tale om

her tales om en nedlukning af dansk landbrug det står ingen steder det fremgår heller ikke

der er noget i historien der tyder på at jeg har mere

noget ned over alle dem som egentlig gør det godt jeg synes det er rigtigt at starte i den høje ende

så har man givet et tydeligt vink med en vognstang til

den rigtige vej at gå man skal også passe på at man ikke lægger nogen nye tanker ned over et erhverv så hurtigt

erhvervet ikke kan nå at følge med man skal ikke tage fejl af det mange af de ting som kommer herfra

også omkostninger forbundet med vi ved jo at erhvervet er i en kæmpe gældsfælde i øjeblikket

ikke nye omkostninger hvis man pludselig skal hen at lave

mindre afsnit hvor der er færre grise i hvert afsnit

omkostninger der må man sige giv nu erhvervet en chance for at vise at de godt kan få bragt det her ned inden vi kommer med nye tiltag som vil

fordi det giver anledning til at fortælle at regeringen og dets forligspartnere allerede er nået langt

er grund til at gøre opmærksom på at danmark allerede i forvejen har

per dyreenhed eller per gris i hele europa

ikke noget der ikke kan gøres bedre det er i alles interesse

de skal gerne bevare den her fine stilling

i foråret to tusind og ti

vedtog et stort flertal i folketinget det nuværende veterinærforlig som blandt andet indebærer en gult kort ordning som indebærer mulighed for omkostningskrævende kontrolforanstaltninger hos besætningsejerne men samtidig øger rådgivningsindsatsen i den enkelte besætning

allerede i dag er der en lang række besætninger som

har en meget høj veterinær status

disse besætninger belønnes modsætningsvis med en reduktion i kontrolindsatsen

dog uden at det skal give anledning til at være en sovepude for de

der er dog ingen tvivl om at en høj veterinær status altid vil medvirke til en forbedret økonomi og det vil derfor være

er der således mulighed for at anvende kræfterne der hvor man får mest for pengene

i efteråret blev de samme forligspartnere endvidere enige om at sætte ind over for de besætninger hvor der er en høj sodødelighed et arbejde som i de kommende år skal intensiveres ingen heller ikke i svinesektoren kan

at op imod hver fjerde so dør eller må aflives i en del besætninger

de opstramninger som lige nu er nødvendige

har vi en ny situation som vi må forholde os til

mener jeg at det her er et beslutningsforslag som tiden er løbet fra og det konservative

netop det konservative folkeparti har jo i lange perioder haft ansvaret

og han taler om at det er så lavt så lavt

en stigning i den selv samme periode på fire og

hvordan synes herre tage leegaard selv at det passer sammen med at stå og sige

at vi faktisk skal ned under to tusind

til at vi i foråret to

fik en stramning vi fik veterinærforliget hvor vi fik lavet en gult kort ordning

gult kort ordning faktisk virker det ser ud til at der er

hen imod slutningen af to tusind og ti det synes jeg da

utrolig flot og utrolig godt gået af landbruget rådgiverne og dyrlægerne det synes jeg man skal hilse velkomment derfor synes jeg måske nok at oppositionen faktisk har været meget tidligt ude og måske slet ikke kunne vente med

at man måske også lige skal lægge mærke til at at det er nogle andre midler man bruger end det var i to tusind og et

nogle andre typer midler som måske vejer mere men måske knap nok har den samme samme effekt i

ikke er lykkedes for en konservativ minister

om de søforklaringer

at ens partis målsætning er at der skal bruges så lidt

mindst farligt og

med halvdelen

med det som ordføreren siger

sædvanlige taktik med at rende ind ad en åben dør som herre bjarne laustsen praktiserer her jeg

at sammensætningen af svinebestanden

havde utrolig mange slagtesvin

også en meget stor eksport af smågrise

enhver ved at det er de første uger af grisens liv at der er det store medicineringsbehov

vi har en større andel af smågrise og

større medicinbehov

det er utrolig glædeligt at gult kort ordningen virker jeg synes

man så siddet på hænderne i ni år

det er rigtigt at kurven er knækket nu her

er det virkelig de konservatives holdning

betyder at vi får bedre sundhedstilstand

sige at

at det ikke er lykkedes med den sædvanlige praksis

har vi taget fat på i stedet for at gå rådgivningsvejen at gå gult kort vejen

så synes jeg også at der måske er grund til at sige

det kan være at det også virker med rådgivning

jeg synes det er værd at gøre det forsøg

det er altså nu kære svinebesætningsholdere

altså lige skynde mig at sige at det altså ikke er hver fjerde so i danmark der dør men at der er nogle besætninger

andet niveau end det man har besluttet her eller sagt på en anden måde er det

det dobbelte af meget måske stadig væk er meget lidt set

med de ressourcer man nu har det er vigtigt at sige nu skærer vi toppen af

der en ny top og så skærer vi i den jeg synes

og dermed også omkostningerne for landmændene er størst

ligger der nogle ting til grund for det nogle

som som han også har behov for at få løst og som han har behov for at få noget rådgivning til at få løst

en rigtig rigtig god vej man er gået med med veterinærforliget og jeg synes det er utroligt så hurtigt

initiativ til at reducere antibiotikaforbruget i landbruget det er jo et problem

vi har gang på gang set at der bliver brugt så og så meget antibiotika

i stedet for at blive spist for mange dyr til daka er tegn på at dyresundheden ikke er i top der er altså åbenlyse grunde til at udvikle redskaber som kan sikre

så mange dyr der går til destruktion men til slagteriet der er altid gode grunde til at se på dyresundheden så den bliver bedre der er grunde til at udvikle redskaber til at styre antibiotikaforbruget for vi har her

der blev indgået i to tusind og otte netop med henblik på at etablere et system som blandt andet har til hensigt at kunne håndtere problemstillingerne med at styre antibiotikaforbruget

fremme dyresundhed og have fokus på dyrevelfærdsforbedringer jeg noterer mig med tilfredshed at forslagsstillerne forslagsstillerne

intentionerne i veterinærforliget

overordnet er rigtig gode og også at forslagsstillerne forslagsstillerne mener at en udvidelse af gult kort ordningen vil være et effektivt middel dermed siger forslagsstillerne jo også at de anser gult kort ordningen for at være en brugbar metode og det er også fremgået af forhandlingerne her i dag radikale venstre ser sådan på forliget og den opfølgende lovgivning inklusive den lovgivning

kommer i den her samling at vi her har redskaber

og skal virke frem til to tusind og tolv hvor der evalueres vi har hermed redskaber som kan anvendes på de problemstillinger vi har vi vil give loven den tid og vi forventer at de redskaber vi har aftalt vil virke efter hensigten nemlig at styre antibiotikaforbruget fremme dyresundheden og dyrevelfærden i det hele taget der er sat en del i værk eksempelvis gult kort ordningen

det

ordføreren

har de samme betænkeligheder ved flokmedicinering som dansk folkeparti

med at acceptere at hvis der

er syv der er syge så skal man behandle både de syv og

de tre og halvfems der ikke er syge

fornuftige redskaber i det forlig vi har indgået og

den opfølgende lovgivning på forliget det sfs ordfører spørger ind til er en

der er et problem med flokmedicinering

se på men jeg mener også at der i veterinærforliget er redskaber til at kunne behandle den problemstilling

den omstændighed at man bare behandler både syge og raske dyr

særlig fornuftig set på nogen vis men mit

at gå ind og ændre på det inden for en kortere periode

stadig væk holde fast ved at vi er nødt til at give det forlig og de love den tid der skal til for at de skal virke så vi kan se hvordan de virker så skal de evalueres og så kan vi

godt sige at vi her beskæftiger os med et lidt usædvanligt område når vi snakker om dyrevelfærd

og frem til i hvert fald to tusind og ti det er jo det sædvanlige

at de problemer der har været på dyrevelfærdsområdet og på miljø og naturområdet er

blevet forstærket under den nuværende regering og det gør sig også gældende i forhold til antibiotikaforbruget men det usædvanlige er at der tilsyneladende kan findes en forbedring og det gav også anledning til at jeg synes at man

det område selvfølgelig skal rose ministeren

skal rose den nuværende regering for at forbedringen kommer så sent at den formentlig først vil materialisere sig rigtig i statistikkerne under en ny regering og under en ny minister fra et andet parti kan man selvfølgelig filosofere over det giver da i hvert fald muligvis en

for en ny minister men realiteten her er jo at selv om vi nu

hvis man taler med mennesker som arbejder inden for den form for medicin der

den dyreproduktion der foregår i danmark og at risikoen for at det breder sig til mennesker i form af resistens er

vi har da også i de senere år set en række konkrete eksempler på at en sådan udvikling

set under alle omstændigheder er bekymrende

selvfølgelig set i lyset af det at man skal forholde sig til om de forslag som kommer fra regeringens side er tilstrækkelige

der er brug for yderligere

i forhold til den mangeårige konstante vækst vi har haft og at der derfor godt kunne være brug for at tage nogle øvrige initiativer i anvendelse jeg forstod på dansk folkepartis ordfører at han mente at en af baggrundene for at

kunne være en tanke om at man skulle få landbruget nedlagt

i al stilfærdighed at sige at når landbruget nu befinder sig i en meget meget vanskelig økonomisk situation og udsættes for hård kritik på grund af sin miljømæssige

en politik som for eksempel enhedslisten har ansvaret for men en politik som venstre konservative og dansk folkeparti har ansvaret for så man kan ligesom ikke

man har siddet tæt på magten i ti år

synes jeg måske at det var en underlig argumentation at komme

selv i landbrug fødevarer kan findes folk der vil hævde at

sådan ville bringe landbruget ud på tiggerstadiet det som vi jo har sagt i det her beslutningsforslag er tre ting og jeg synes faktisk

rigtig rigtig fornuftige ting

at vi skal reducere flokmedicineringen flokmedicinering er i udgangspunktet dybt problematisk fordi den fører til at raske dyr behandles med medicin det er ikke fornuftigt det er ikke hensigtsmæssigt men det er rigtigt at der kan være tilfælde hvor man kan sige at flokmedicinering alligevel er den måske eneste effektive metode man kan bruge men

i hvert fald være fornuftigt at se på at begrænse mulighederne for det reducere

forbedre dyresundheden det er nok et af de områder hvor det

seneste mange år den effektivisering af produktionen som vi har set den tendens til større brug har i hvert fald formentlig også været med til at skabe nogle livsbetingelser for

behovet for at bruge medicin i antibiotika har været voksende

klart at det er det man skal ind at se på

i den forholdsvis lille del af landmændene som har et forbrug af

og der synes vi måske nok i enhedslisten at man skulle begynde

det er den slags grundlæggende forbedringer af dyrenes vilkår

en anden væsentlig ting i vores forslag for

beskedent forslag som dog under alle vil føre til store forbedringer det er vi sikre

en god debat hvor vi har fået vendt nogle af de problemstillinger

nogle områder er vi da heller ikke

enhedslistens ordfører gennemgik på udmærket vis forslaget og kom med nogle vurderinger

og derfor skal jeg undlade at bruge folketingets tid på den del

vi diskuterer antibiotikaforbruget

ud over vores produktionsdyr

ud over os mennesker det er

katastrofe derfor synes jeg

i verdenseliten og at vi ligger helt i top

derfor er der absolut brug for at sætte ambitionsniveauet op

regeringen siger nu tager vi de største syndere nu tager vi

det betyder at man ikke også kan gå efter

par stykker eller tre der har spurgt til om det er fordi regeringen ingen penge har til det her eller ikke vil sætte penge af til det

ligger højest det synes jeg er ærgerligt for

inde omkring at man må behandle dyr rettidigt

er vigtigt at der ligger medicin i bondens køleskab

det er efter min opfattelse en noget speciel udlægning af tingene

at det kan være vigtigt at behandle syge dyr

ministeren at dyrlægen

jo i realiteten ikke er længere væk end telefonen

medicinen ligger i køleskabet ude hos bonden end hvis man

ringe efter dyrlægen det er nok ikke tilfældet når det kommer stykket

ringe efter dyrlægen det er jeg med på men det er nok en omkostning vi er nødt til

konsekvenser at vi er nødt til at sætte ordentligt ind omkring lige bestemt det derfor er det efter vores opfattelse

problematisk at regeringen og forligspartierne nedsætter antallet af rådgivningsbesøg i stedet for at sætte dem op den omstændighed at der for eksempel

slagtesvin kun er ét dyrlægebesøg per kvartal

jeg sige at det er

helt klar stilling til det

af at bruge for meget antibiotika er ret uoverskuelige

håber at man specielt på det område hvor der er et rigtig stort forbrug nemlig ved flokmedicinering

og en hel masse raske dyr

vil være et flertal der hurtigt vil se at det er vi nødt til at

ved for det er simpelt hen en urimelig måde

på det giver simpelt hen for mange problemer men

et sted vil det samme står forslagsstilleren ikke også med en følelse af at

ministeren har sagt at de foreløbige tal viser et fald vi har set en stigning over en lang periode en støt stigning i

vi er også enige om alle de risici der er ved at se den her øgede form for

det her jo ikke stopper i to tusind og tretten i

til det mål vi har sat

på samme vej og at vi også skal ud over det som

det på fordi man lægger ansvaret over på dem der har det store forbrug

er jo ikke at det er et gult kort man bruger vores kritikpunkt er

meget meget svært ved at forstå at den omstændighed at man går efter de store skurke indebærer at man ikke også kan tage de mindre skurke med

om at vi vil og der må man jo bare sige som også tidligere ordførere har

at den her diskussion har været oppe gang på gang

sat noget i gang som hedder gulkortordningen og der må vi jo

at den her ordning virker fremadrettet

at den her forligskreds kan vokse til at repræsentere flere af partierne i folketinget

gulkortordningen virker og det har jeg sådan set også gennem debatten kvitteret for

er at forligspartierne synes det er i orden at det skal gå så langsomt at man bruger fem år til at få rettet den skade op der skete fra

det vil man bruge fem år til så man ender på

gennemføres når vi har flertallet til det

at det her bliver bragt på banen

den nye regering der forhåbentlig snart kommer skal

så er der en række ting på fødevareområdet der skal med og det her

forhandlingen sluttet jeg jeg foreslår at

henvises til udvalget for fødevarer landbrug og fiskeri hvis ingen gør indsigelse betragter

ud på at pålægge regeringen at sikre midler til retshjælpskontorer i udsatte boligområder inden udgangen af denne folketingssamling forslagsstillerne vurderer at der til at gennemføre forslaget vil være

behov for at forhøje det beløb der er afsat til eksisterende retshjælpsinstitutioner med fem million kroner om året forslaget bliver begrundet med at det er et stort problem at der i nogle boligområder synes at

være en angst for og en modvilje imod

anfører at det som følge heraf er sådan at der opstår tendenser til parallelle retssystemer med imamer bander eller andre der finder deres egne løsninger

derfor er et stort behov for at sikre en god adgang til juridisk bistand i udsatte boligområder ifølge forslaget skal disse nye retshjælpskontorer både yde juridisk bistand juridisk rådgivning og hjælpe brugerne med kommunikation med offentlige myndigheder såsom statsforvaltningerne politi domstole udlændingeservice og socialforvaltningen de skal også have en god kontakt til advokater konfliktråd offerrådgivning krisecentre og mæglere i forbindelse med sager

trusler om familievold

opfattelse derudover vigtigt at de nye retshjælpstilbud ikke kun er åbne i aftentimerne men også indimellem

søge råd om familiestridigheder kan gøre det uden at manden eller faderen opdager det man omtaler

som på vesterbro i københavn yder bistand til mennesker på gaden den bistand omfatter jo

ikke opsøger de traditionelle retshjælpstilbud det er forslagsstillernes opfattelse at der på tilsvarende vis er et behov for særlige herunder opsøgende

den tilskudsordning til retshjælpsinstitutioner som findes i dag og som jo baserer sig på retsplejelovens regler og den såkaldte tilskudsbekendtgørelse som er udstedt med hjemmel i retsplejeloven formålet med retshjælpsordningen er jo at sikre lavindkomstgrupper en gratis eller en billig adgang til grundlæggende rådgivning og bistand med hensyn til juridiske spørgsmål efter de gældende regler i retsplejeloven ydes der inden for retshjælpsordningens rammer tilskud til juridisk rådgivning og det falder derfor uden for reglerne at yde et tilskud til rådgivningsaktiviteter af mere social eller praktisk karakter

på finansloven fastsættes der årligt et beløb til fordeling mellem alle de godkendte retshjælpskontorer og advokatvagter i landet og fra to tusind og elleve er der afsat tolv

million kroner og altså ikke tyve til fem og tyve million

det er en betingelse for at opnå tilskud at retshjælpskontoret er godkendt og for at opnå en godkendelse

er der visse betingelser der skal være opfyldt for et retshjælpskontor gælder

der opfylder visse økonomiske betingelser svarende til indtægtsgrænserne for fri proces det betyder at et retshjælpskontor der kun påtænker at yde rådgivning eller kun henvender sig til en begrænset personkreds ikke kan opnå en godkendelse efter de gældende regler

vurderer i hvert enkelt tilfælde om der er grundlag for at godkende en ansøgning om oprettelse af ny retshjælpsinstitution

ved vurderingen af om et retshjælpskontor eller en advokatvagt kan godkendes som tilskudsberettiget kan der blandt andet blive lagt vægt på

vurderingen foretages jo for at forhindre en udhuling af midlerne til allerede godkendte institutioner som udgangspunkt vil der derfor ikke kunne godkendes nye retshjælpsinstitutioner i områder hvor der allerede findes tilstrækkelige retshjælpstilbud de retshjælpsinstitutioner der er godkendt af civilstyrelsen er åbne for alle og giver således mulighed for at enhver borger kan henvende sig og få en grundlæggende juridisk vejledning og bistand der findes i dag godkendte retshjælpskontorer i eller i nærheden af de større byområder eksempelvis i københavn aarhus og odense de fleste retshjælpskontorer har åbningstider der gør det muligt at

i dagtimerne det ligger i tilskudsordningen at de godkendte retshjælpsinstitutioner også kan få dækket udgifter til tolkning i forbindelse med den rådgivning de yder der er altså taget højde for at der blandt dem der benytter muligheden for

i de udsatte boligområder skal omfatte opsøgende retshjælp og hjælp som ikke begrænser sig til juridisk rådgivning og bistand en sådan retshjælpsordning vil næppe kunne godkendes inden for den eksisterende ordning og man kan vel også spørge om den ikke mere nærliggende hører hjemme i projekter af en bredere og mere social karakter som gadejuristen som forslagsstillerne jo selv

omtaler og som blandt andet er finansieret med satspuljemidler jeg har sådan set meget sympati for den overordnede tanke som forslaget hviler på nemlig at man vil sikre adgangen til juridisk rådgivning for personer i

også ud fra en umiddelbar betragtning lyde besnærende men når det er sagt synes jeg forslagsstillerne helt skylder

præmis der er for beslutningsforslaget om at der er et særligt behov for juridisk bistand i de udsatte boligområder som ikke bliver dækket af de eksisterende retshjælpstilbud det er jo i almindelighed et godt princip ikke at

sig til at løse problemer før man ved de findes og i givet fald kender deres omfang

men det må gælde så meget desto mere når man som det her er tilfældet foreslår at der til nye retshjælpstilbud bliver afsat et beløb som vil svare til fyrre procent af hvad der aktuelt er afsat på finansloven til fordeling mellem alle landets retshjælpskontorer og advokatvagter dertil kommer at regeringen i forbindelse med de nylige finanslovforhandlinger for to tusind og elleve

dansk folkeparti har afsat tre million kroner til en undersøgelse

afdække netop omfanget af parallelle retssamfund i danmark eftersom beslutningsforslaget blandt andet tager sigte på at forhindre at der i de udsatte boligområder opstår parallelle

vil det efter regeringens opfattelse være naturligt at afvente resultatet af den undersøgelse før man tager stilling til om der måtte være et behov for nogle særlige retshjælpstilbud

af de eksisterende retshjælpsinstitutioner

mener jeg ikke at der på nuværende tidspunkt er holdepunkter for at

sige at der skulle være et udækket behov for retshjælp i udsatte boligområder og dermed noget grundlag for at gå videre med dette beslutningsforslag derimod er det min og regeringens opfattelse at det vil være naturligt at vente og se om der i forbindelse med den forestående undersøgelse om parallelle retssamfund bliver tilvejebragt nogle oplysninger som kunne give anledning til at overveje om der eventuelt måtte være et udækket behov for sådanne særlige retshjælpstilbud for beboerne i de udsatte boligområder

de her penge som ministeren snakkede om

diskuteret retshjælp her i folketinget dengang man indførte moms på advokatsalærer tilbage i

at de penge der kom ind skulle bruges til retshjælp

hvis vi ser på et andet område nemlig på skat hvor det jo er

på at de kan få advokatbistand og revisorbistand synes ministeren ikke at det er værd at bruge de fem million

vi foreslår på at nogle af de mest udsatte borgere i det her land

at der ikke skulle være nogen særlige problemer i de udsatte

og fremlagt en ghettoplan som vi er godt i gang med at realisere der skal løse nogle af de fundamentale problemer der er i de boligområder

ikke beslutningsforslaget det her forslag drejer sig specielt om retshjælp og der

jeg ikke se at man som beboer i de udsatte boligområder

spørgsmålet om at

vigtigt at sørge for at offentlige midler bliver dirigeret hen til at hjælpe de mest udsatte men jeg synes da at man må konstatere at

at der kunne være behov andre steder end i de udsatte boligområder

styrke retshjælpen hvis det var det man ville der er ikke noget belæg for at retshjælpsbehovet skulle være særlig stort i de udsatte boligområder

der bor mange der er socialt udsatte der er mange mennesker som står uden for arbejdsmarkedet som har en lang række forskellige sociale problemer rigtig mange af dem er i konflikt med systemet på forskellig måde rigtig mange af dem har svært ved at forstå de breve der kommer

selv for mange af os andre kan det være utrolig svært ofte at læse breve fra offentlige myndigheder fra kreditorer og så videre derfor har de

få hjælp til det rigtig mange af

advokater koster penge og det er ikke nogle som man regner med at man overhovedet er i stand til at få hjælp fra mange af dem kender ikke særlig meget til at der er muligheder for retshjælp

er at man laver en retshjælp lokalt hvor folk er derfor vil jeg gerne igen spørge om ministeren mener at det er rimeligt når nu alle partier på nær fremskridtspartiet lovede

advokatsalærer skulle bruges på at sikre retshjælp til nogle af de borgere der ikke har råd til at betale for advokat

det er garanteret mere i dag og man bruger over hundrede million kroner på at hjælpe nogle af de velstående borgere i dette land med deres skattesager

kan have behov for at få hjælp til at læse breve de får fra forskellige myndigheder fordi de ikke forstår dem og

det kan der meget vel argumenteres for at der er behov for at gøre men her taler vi jo om retshjælpsinstitutionerne som har et meget specifikt

også i henhold til de regler der ligger bag dem

begynde nu at lave retshjælpskontorer

de udsatte boligområder som har en meget bredere

må jeg altså fastholde at

noget der tyder på at retshjælpsbehovet lige præcis skulle være særlig stort for de mennesker der bor i de udsatte boligområder de har mange problemer det er

er ikke noget der tyder på og det ligger der jo heller ikke nogen undersøgelser til grund for i beslutningsforslaget at der altså skulle være sådan et særlig udtalt retshjælpsbehov i de udsatte boligområder der gør at man skal anvende så store midler i forhold til hvad der i alt anvendes til retshjælp her i landet netop i de områder så jeg synes ikke at behovet er dokumenteret og jeg synes også at man under alle omstændigheder må afvente at se den undersøgelse vi laver om

vi har derfor gennem flere boligaftaler haft fokus på netop

også meget optaget af integrationen af borgerne i de udsatte boligområder i det øvrige samfund derfor har vi lavet forskellige tiltag der skal hjælpe danskere med anden etnisk baggrund ud på arbejdsmarkedet og i uddannelse vi mener at det er vigtigt at vi hjælper de udsatte boligområder det er vigtigt at vi sikrer at de udsatte boligområder også er en del af det danske samfund dette beslutningsforslag

forslagsstillerne vil finansiere det gennem den nye spillovgivning i den nye spillovgivning går pengene til ofre for ludomani

enhedslisten vil tage pengene fra der findes allerede i dag retshjælpskontorer hvor alle også beboere i udsatte boligområder kan få gratis retshjælp hvis deres indkomst er lav nok retshjælpskontorer yder nemlig i hjælp til alle

enhedslisten har ikke fremført dokumentation for at beboere i udsatte boligområder ikke benytter de eksisterende retshjælpskontorer

der derfor er et problem det vil være en god idé at undersøge

man begynder at løse det beslutningsforslaget vil altså angivelig tage penge fra ofre for ludomani og det frivillige danmark for løse et problem som

eksisterer jeg kan ikke se hvordan det kan hjælpe beboerne i de udsatte boligområder med deres daglige udfordringer

ikke se hvordan det hjælper beboere i

med at blive en del af det danske samfund

problemer med at gå ud og for eksempel gennemføre en fire og tyve års regel med henblik på at afskaffe tvangsægteskaber uden at

som på alle mulige andre områder ikke har nogen problemer med at indføre forbud der rammer rigtig rigtig mange mennesker

nogle af dem der meget ofte er i konflikt med systemet nogle

hvis de ønsker at blive skilt fra deres mand

hvis de har meget store konflikter med deres forældre

for at få hjælp på et retshjælpskontor mange af dem ved slet ikke at den mulighed eksisterer hvis man laver noget opsøgende arbejde lokalt

rigtig mange af de mest udsatte mennesker faktisk få en mulighed for at få noget juridisk rådgivning og det vil kunne afhjælpe mange andre problemer

de boligsociale indsatser hvor vi fokuserer på mange forskellige udfordringer i de udsatte boligområder her kan man jo også hjælpe folk der har problemer blandt andet med deres ægteskab eller med at læse breve eller så meget andet

utrolig stor fokus på de boligsociale indsatser også fordi de

børn med at blive en del af det øvrige samfund måske hjælpe drenge med at komme til at spille fodbold sammen med nogle andre og få nogle gode interesser og det synes jeg er utrolig positivt så jeg synes

rigtig gode indsatser på de områder hvad angår retshjælp

er der jo stadig væk mulighed for at få det spørgsmålet er bare

hvor mange der overhovedet mangler en retshjælp de kan jo altid gå over til retshjælpskontorerne

faktisk har været ude at snakke med nogle af de mennesker der bor og arbejder i de udsatte områder og det her er noget af det de tror

for faktisk at hjælpe de mennesker der bor i de udsatte områder i stedet for bare at bulldoze deres boliger væk og så smide dem et andet sted hen at bo uden at løse deres problemer

jeg forstår simpelt hen ikke at venstre synes det er så stort og farligt et forslag

hvorfor synes venstre det er rimeligt at nogle af de mest velstående og mest ressourcestærke borgere i det her land får over hundrede million kroner om året til at betale deres advokat og revisorregninger når de har skattesager mens man synes at fem million kroner til nogle af de mest udsatte borgere i det her land

ude at se hvor tingene fungerer godt og hvor tingene fungerer mindre godt

at vi nu lægger op til at man kan få lov til at rive boliger ned er jo ikke noget der bare vokser op af ingenting

noget man har efterlyst fra de udsatte boligområder vi har jo været på besøg i gellerup hvor de har råbt og skreget på nogle løsninger så de kunne få lov til at jævne

en bygning med jorden og det er fint at åbne op for de her muligheder der skal være en bred palet af muligheder det

vægt på den boligsociale indsats den virker jo også rigtig godt jeg så her forleden at der var

er en succeshistorie lad os glæde os over de her succeshistorier og så lad os have fokus på

det afgørende vigtigt at alle borgere har mulighed for

kunne søge juridisk bistand og for at kunne få afklaret hvad deres retsstilling er og hvor de skal gå hen i den jungle som det juridiske system jo altså godt kan virke som for helt almindelige mennesker men måske særligt hvis man i forvejen ikke har voldsomt mange ressourcer eller hvis man lever i et udsat boligområde hvor mange måske desværre ikke har så stor tiltro til systemet eller hvor man oplever som vi jo desværre har hørt om

parallelsystemer hvor det er imamer eller bander der bestemmer hvad der er rigtigt

er vi enige med forslagsstillerne i at

for at vi styrker retshjælpen og også i at det vil være en særlig god idé at vi gør det i de udsatte boligområder

en ændring i spilleprovenuet er en vældig usikker finansiering

om om vi så ikke kan finde ud af at finansiere det her på andre måder

har været om udgifterne til den offentlige retshjælp som er faldet faldet og faldet at på trods af at den lovændring som man lavede og som trådte i kraft i syv egentlig blot skulle være en modernisering

en en administrativ ændring så er udgifterne faldet fra

en og tyve million kroner om året til det seneste tal jeg

otte million kroner om året uden at det er en politisk beslutning at vi vil nedprioritere det her område altså at vi ikke vil bruge penge på det her kunne der måske være en mulighed for at vi egentlig bredt kunne blive enige om at

til beboere i udsatte boligområder måske var et rigtig godt sted at sætte ind i stedet for et sted hvor jeg tror at vi ville kunne få rigtig meget for pengene socialdemokraterne synes altså at det her er et knaldgodt forslag

enige i finansieringen men det tror vi at vi må kunne snakke sammen om og kunne arbejde videre med

myndighederne vil hjælpe dem og har heller ikke tillid til retssystemet står der også i forslaget

det viser sig jo også tydeligt når man kommer i boligområderne at nogle

bander eller andre der finder deres egne løsninger nogle gange bliver disse løsninger påtvunget andre i andre tilfælde følger folk frivilligt de råd

fordi de ikke har tillid til at de kan få råd og hjælp andre steder

ikke er lovligt og der er da heller ikke nogen der anerkender det derfor mener enhedslisten at der er et stort behov for at sikre en god adgang til juridisk bistand i de udsatte boligområder der er gode erfaringer med retshjælpskontorer som ikke er en del af systemet

man kan komme helt anonymt og hvor det er gratis at søge råd og hjælp enhedslisten anerkender at der er massive problemer med utilpassede borgere og andre i visse boligområder boligområder hvor der ikke findes lov

i stedet sådan forklæde os som frivillige retshjælpere det mener vi ikke

gå en helt anden vej vi mener at vi skal være synlige

som det at være en del af velfærdssamfundet

bor i en ghetto eller i et belastet boligområde mange af de her borgere har det tilfælles at de står uden for arbejdsmarkedet og det er dansk folkepartis opfattelse at

faktisk er det største problem derfor mener vi ikke at vi skal bekræfte disse i mange tilfælde

de ikke er en del af systemet som enhedslisten

mulighed for at kommuner som huser ghettoer

flere beboere i ghettoområdet skal jo have et arbejde

på den løsning det er jo sådan

at mange af dem føler at de lever fjernt fra samfundet

af vores velfærdssamfund men med jobcentre i ghettoområderne er det langt nemmere for beboerne at få råd om job og uddannelse

de borgere kan føle sig som en del af systemet hvis vi skal kalde det det så dansk folkeparti og jeg kan ikke stemme for det forslag der ligger her

mange andre ting man skal sætte ind med og bruge midler på og der føler vi faktisk at

for mange af de mennesker i de her boligområder er noget af det allervigtigste der er også sat ressourcer af til det

mange mennesker på førtidspension beskriver nogle af de sager de har i forhold til systemet men der er rigtig mange der der slås med systemet og har gjort det i mange mange år jeg bruger ikke ordet systemet om vores samfund men systemet forstået som det offentlige system som jo egentlig burde

mange af dem kæmper hele tiden for at få noget hjælp

hjælp tværtimod bliver de mødt

det er en del af dem der også bor i de her udsatte boligområder og som ville have rigtig god brug for at få en retshjælp

over hundrede million kroner på de velstående ressourcestærkes skattesager og betale deres advokat og revisorregninger men ikke vil bruge fem million kroner

som det også bliver sagt her at de mennesker som kan have svært ved

forstå hvad det offentlige

til at læse de her breve og ministeren var

er retshjælpskontorer andre steder hvor man også kan henvende sig ligegyldigt hvor man bor om man bor i et

hvis man laver det i et ghettoområde som er et meget belastet boligområde så afholder man også nogle fra

der er rigtig mange mennesker som ikke bryder sig om at gå ind i det område og benytte sig af de faciliteter som er der desværre

de største problemer man har i her udsatte

i forhold til jobcentrene er noget der vil løsne op for det her det vil også løsne op for at man får nogle gode oplevelser i forhold til at have kontakt med det offentlige system i de tilfælde bliver det så jobcentrene det forventer vi os meget af

dansk folkeparti mener at det er rimeligt at vi i

samfund bruger over hundrede million kroner om året på at hjælpe nogle af de mest velstående og ressourcestærke borgere på at betale deres advokat og revisorregninger når de fører skattesager mens man ikke synes at man skal bruge fem million kroner på at hjælpe nogle af de mest udsatte borgere i det her land med at kunne få helt basal

nogle få borgere til at få den her hjælp i de

nogle som ikke kan benytte sig af det derfor siger vi at

er den rigtige medicin i forhold til de udfordringer der er udfordringerne i forhold til det som der bliver sagt at læse skrivelser og andet fra det statslige eller det kommunale system ligger jo alle steder

udfordringer og der mener vi ikke at det her skal tilgodese lige nøjagtig den gruppe i forhold til det der mener vi at i forhold til de her boligområder

udfordringer der er meget større end det der

op til her og der mener vi faktisk også

er en del løsningsværktøjer

og glæder os over alle de andre tiltag som der er igangsat netop i de her boligområder

i sf vil vi godt takke enhedslisten for at have tænkt

til hvordan vi kan løse nogle af de problemer som borgere i udsatte boligområder tumler med vi synes det er et rigtig godt forslag det er jo sådan at udgifterne til offentlig retshjælp er faldet ret markant uden at det har været

det har blandt andet ført til at vi har fået nedsat en retshjælpskommission lige omtrent

nedsat en kommission men vi mener faktisk at

meget mere retshjælp i danmark og vi mener faktisk at adgangen til retssystemet ikke

ens økonomi der skal være lige adgang for alle det handler også om hvor man bor henne der er alt for få

i danmark i syd og sønderjylland hvor jeg kommer fra er der en i esbjerg og det er altså en markant afstand for rigtig mange

at det vil give ressourcesvage borgere en mulighed for at søge den hjælp som de har brug for i deres nærområde

retssystemet og det her handler om at give dem en bedre adgang og gøre det nemmere for dem

nogle umiddelbare fordele i det vi har snakket meget om

retssystemer og jeg synes det er fint at det nu bliver undersøgt

bliver i hvert fald mulighed for at imødegå det

at det

med til at skabe en tillid til og en forståelse for det danske retssystem

noget som udsættelse fra lejligheden hvor økonomien vokser en over hovedet og fordringerne vælter ind ad

kunne søge rådgivning om så jeg kan umiddelbart se rigtig mange fordele ved at få placeret

jeg synes det ville være fint at få en udvidelse af antallet af

i danmark jeg tror egentlig at pengene

så siger ministeren at det

hvis vi synes at opgaverne skal udvides

at det her forslag vil være med til at marginalisere endnu flere folk at de vil føle at de ikke er en del

jeg tror omvendt at

føle sig som en del af samfundet det her vil faktisk give en bredere forståelse af samfundet og man vil også fornemme at man får den hjælp man har brug for i forhold til finansieringen

vi helt på linje med socialdemokraterne

vi synes måske ikke at snittet ligger rigtigt

til at hente pengene der hvor enhedslisten foreslår men vi

det her finansieret allerhelst så

gerne at ministeren gav os et tilsagn om at vi får lagt det her ind under den retshjælpskommission som i forvejen er ved at kigge på området

vi laver en form for tillægskommissorium så de også får kigget på det her

mange der har sagt at der er gode intentioner i forslaget at vi får det kigget igennem og

ind under den kommission som allerede arbejder med området

der har råd som kan få juridisk rådgivning

kan føre deres sager og som kan få deres ret

at alle har muligheden for at retfærdigheden sker fyldest og derfor er det vigtigt at vi har en retshjælpsordning

vi har et sted hvor man kan henvende sig hvis man

i den situation at de kan få fri proces af netop økonomiske grunde så det er vigtigt at vi i et retssamfund har den her mulighed

virker forslaget her jo også umiddelbart ret interessant det er da en interessant tanke at man kunne have sådan nogle retshjælpskontorer i udsatte boligområder men spørgsmålet er jo hvad er behovet for at der

område og hvornår er der tale om et udsat område tallet for hvor mange udsatte områder vi har kører

så skal vi sådan åbne og lukke kontorer alt efter hvad det er for en beregningsmodel vi bruger

flyvsk hvad det er for et begreb det andet jeg kan forstå på enhedslisten er at man nu

være mulighed for økonomisk rådgivning til gældsplagede at der skal mulighed for rådgivning i forhold til arbejde job

hele systemet i det hele taget skal der være sådan en generel rådgivning og så er vi jo langt ude over rammerne for hvad et retshjælpskontor tager sig af

derfor synes jeg at forslaget her

de gode intentioner end noget præcist og konkret om hvad det egentlig er man gerne vil men det er stadig væk et interessant forslag og derfor er det også rigtig godt

den her regering på finansloven har afsat tre million kroner til netop at få afdækket ude i de her områder og i øvrigt i danmark generelt er der ved at opstå eller har vi måske allerede fået nogle paralleller retssystemer her i landet hvad enten vi taler om sharialovgivning i nogle miljøer

rockerbander som ordner tingene på deres måde uden at involvere myndighederne den afdækning

for det fremtidige retssamfund i danmark

er jo ret interessant det kunne jo godt være at man der nåede frem til at der er et kolossalt behov for at man nogle steder får nogle retshjælpskontorer ude i udsatte boligområder det kunne da sagtens være i århus har man jo valgt netop at lægge retshjælpskontoret ud i et belastet boligområde og så vidt jeg har hørt fungerer det fint dèr i det hele taget er der jo rigtig meget godt vi kan lære af århus

at vi får lavet de her undersøgelser og får afdækket nogle behov i forbindelse med og i forlængelse af at regeringen jo har nedsat en retshjælpskommission der skal kigge på

kan vi jo nå frem til at der sagtens kan være et behov og hvis der er sådan et behov er det min klare opfattelse

skal tænke det ind i den ghettoplanlægning vi i øvrigt er i gang med

går ind i ghettoerne og får lukket op får luftet ud får sørget for at der er

myndigheder forvaltninger og kontorer og så videre kan med fordel nogle steder placeres

det vil være lokalt at man kan afgøre den slags ting i den her sammenhæng kan man jo sagtens afdække om det vil være hensigtsmæssigt at et retshjælpskontor flytter fra

hvis man lokalt laver den vurdering

jo ikke i folketinget at vi skal sidde og afgøre præcis hvilken matrikel forskellige retshjælpskontorer

skal ligge på det er jo civilstyrelsen der i sidste ende sidder og foretager en samlet vurdering og der håber jeg da er ret overbevist om at man også

så på nuværende tidspunkt afviser vi forslaget men vi glæder os da til at af regeringens undersøgelse

afsat tre million kroner til af om vi har parallelle retssystemer i danmark og i hvilket omfang

kan søge men er ordføreren ikke klar over at

meget meget begrænsede den offentlige retshjælp ved advokat er faldet drastisk og midlerne til den gratis retshjælp er

hvor alle partier undtagen fremskridtspartiet dengang lovede at de penge der kom ind på moms

så det altså i dag ville være over en

vi fra konservativ side siger nej til det her forslag

det ikke fordi det kommer fra enhedslisten det er det ikke hvis enhedslisten for

nedsætte marginalskatten i danmark ville vi stemme for

være et supergodt forslag det synes vi da kunne være interessant at om hvem der er afsender på det her forslag

ud af at det var hensigtsmæssigt at man placerede det der og så gjorde man det det betyder ikke nødvendigvis at det er hensigtsmæssigt i alle andre udsatte boligområder i danmark at gøre det samme det er ikke sikkert derfor skal man lade være med som

beslutningsforslag her lægger op til at sige at der skal være retshjælpskontorer

vi binder os til der vi binder os til noget som vi end ikke ved om der er et behov for og det er derfor vi afviser beslutningsforslaget ikke fordi det er fru line barfod

hvor man jo heller ikke bandt sig til at det skulle være et bestemt sted der kom faktisk

opsøgende retshjælp et par steder i landet så det kan man altså godt men ordføreren svarer stadig

om ikke der skal afsættes nogle penge hvis der skal være mulighed for at man faktisk flere steder i landet følger aarhus gode eksempel

derfor vil jeg også gerne spørge den konservative ordfører

konservative at det er rimeligt at over hundrede million kroner om året på at betale advokatregninger revisorregninger for nogle af de mest velstående og ressourcestærke borgere i dette land når de fører skattesager mens man afviser at der kan komme fem million kroner mere til retshjælp oven i de tolv million

nu skal jeg så uddybe mit nej

jeg ved godt at det er sådan en socialistisk doktrin at alting forudsætter send flere penge men det er ikke nødvendigvis sådan

man kunne jo gøre det at man tog de eksisterende retshjælpskontorer og flyttede dem ud i de udsatte boligområder så koster det jo ikke mere at have

men ellers vil det jo være det samme så det er ikke nødvendigvis sådan at det vil koste flere penge medmindre fru line barfod virkelig mener at der i alle udsatte boligområder

et anseeligt antal det vil helt sikkert koste flere penge

ikke til dagens debat omkring b tredive lige har siddet og slået op i skattelovgivningen hvad det er for nogle regler som fru line barfod henviser til

helt overbevist om at hvis der er nogle virksomheder der fradrager

nogle driftsmæssige omkostninger som man kan trække fra der bliver rystet på hovedet men se så er det

til at have en retspolitisk debat i dag ikke en skattepolitisk debat men en anden gang

social armod og marginalisering kan for mange mennesker føre til økonomisk armod som igen kan føre til kriminalitet for nogle og for andre øget gældsætning i mange tilfælde begge

de erfaringer der stort set er på det her område viser det som jeg lige har nævnt og vi ved at det ikke kun kan være temmelig dyrt at være fattig i danmark

det kan være rigtig rigtig dyrt at være fattig

vi ved også at mange af de mennesker der bor i de her boligområder er i bundløs gæld det kan være rigtig rigtig vanskeligt for mange af mennesker at finde den rette hjælp så at sige at finde døren

det her tilfælde juridisk bistand

være mange årsager til det kan være isolation mere eller mindre selvvalgt det kan være manglende tillid til det omkringliggende samfund og det kan være manglende viden årsagerne er rigtig rigtig mange men resultaterne er oftest de samme problemerne fortsætter

mange udsatte grupper som ikke tænker på juridisk bistand som hjælp igen af den simple årsag at de ikke ved det den mulighed får de med det her fremragende forslag og det

vi skal række hånden ud til de mest udsatte og vi skal give dem muligheden for at få deres problemer

nævnt andre grupper som vil få hjælp af retshjælpskontorerne hvilket der også står i

i udsatte boligområder hvor der er

indvandrerkvinder risikerer at komme i klemme

de her parallelle retssystemer årsagerne kender vi og løsningerne er blandt andet det her

fra de her grupper der har problemer med at få skilsmisse problemer med deres mænd problemer med deres forældre problemer med deres børn

naturligvis også er forpligtet til at række hånden ud til dem række hånden ud og tilbyde et alternativ til det liv de lever og der er ingen tvivl om at behovet er der så tror jeg at man skal underkende at forslaget om retshjælpskontorer

et hjælpemiddel for rigtig mange udsatte unge mennesker

er der rigtig mange der får breve fra det offentlige system

ud til det radikale venstre bakker op omkring forslaget da vi mener at det vil kunne forebygge en masse problemer

er vi så helt enige med socialdemokratiet om at man bør kigge på det mindreforbrug der er på retshjælpsordningen

undersøge området som vi har hørt tidligere fra herre tom behnke og så derefter kigge på om der er mulighed for

få implementeret retshjælpskontorer senere hen og det vil jeg da helt

klart

venstre som støtter forslaget finansieringen skal vi nok finde ud af når vi får et nyt flertal og kan komme i gang med at gennemføre nogle af de her gode ting der kan forebygge problemer i stedet for som man fra regeringens side

jeg synes det er nogle gode ting som blandt andet herre manu sareen var inde på men også både

ud i en retshjælp

i en retshjælp der kommer folk som ikke altid selv har styr på hvad det er for nogle problemer de egentlig skal have hjælp til

de starter ét sted med et spørgsmål og så viser det sig måske

kan utrolig mange ting

bor i de udsatte boligområder som slet ikke ved at den mulighed eksisterer som aldrig nogen sinde selv ville

der altså behov for at have noget opsøgende arbejde ligesom et stort flertal i folketinget får et par år siden anerkendte at vi havde behov for det opsøgende arbejde på gaden som gadejuristen og andre så fik penge til

at vi i de udsatte boligområder får

behnke sagde jo meget flot det der er vores mål i retspolitikken er at alle mennesker skal have adgang til

alle skal have adgang til retfærdighed hedder det også meget flot internationalt men det har mange borgere ikke i dag der er rigtig mange som ikke kender deres retsstilling som ikke ved

jeg forstår simpelt hen ikke at man fra regeringens og dansk folkepartis side slet ikke er interesseret i at de mennesker skal kunne få kendskab til deres rettigheder skal kunne få hjælp til

hvis man virkelig gerne vil hjælpe nogle af de kvinder så de ikke er undertrykte længere

en mulighed for

hjemme om dagen og manden ikke er der kan komme hen og

er afgørende som ministeren sagde

på gratis retshjælp

det er altså mindre end de fem og tyve million kr man sagde man ville sætte

i nitten ni og halvfjerds man indførte moms på advokatsalærer og sagde at de penge skulle gå til offentlig retshjælp ved advokat og til de gratis

jeg kan slet ikke forstå det når man sammenligner med den ordning som en række advokater og borgerlige politikere har kæmpet meget hårdt for at få indført på skatteområdet og den handler ikke om virksomheders fradrag den handler om at når

hvis de vinder sagen eller bare får delvis medhold

advokat og revisor og det er altså over hundrede million kroner om året vi betaler for

fører en skattesag der synes man

mest udsatte borgere hvor det altså

taler vi altså om kvinder og som har brug for at få noget hjælp til at finde ud af hvad de egentlig har af rettigheder hvis de bliver skilt vi taler om mennesker der slås med det offentlige system i årevis og hvor nogle af dem risikerer at gå fuldstændig ned med flaget eller ende på gaden med kæmpestore sociale problemer fordi de slet ikke aner hvad det egentlig er der foregår ikke forstår det der foregår ikke forstår de breve og derfor måske ender i en helt anden situation end hvis de

og måske fik forklaret det der stod i brevet fra det offentlige det slet ikke var så farligt og

ved at undgå en masse sociale problemer

svært ved at tro at det er økonomien der gør at regeringen og dansk folkeparti afviser forslaget så må det jo være ren ideologi selv om man ikke vil sige det her ellers har jeg svært ved at forstå hvad det er og jeg håber at vi under udvalgsarbejdet kan få lidt flere svar fra ministeren på hvorfor

man ikke vil være med til at sikre at der bliver sat nogle midler af til retshjælp

mener jeg ikke at vi skal sidde i folketinget og bestemme præcis i hvilke bygninger der skal være retshjælp rundtom i danmark det skal selvfølgelig være noget som nogle søger om der skal også være nogle mennesker der vil arbejde i

en masse frivillige der vil komme og være der men det er også mit indtryk at det er der faktisk mange der gerne vil rundtom i landet forhindringen i dag er at der er alt alt for få penge

ved at sætte nogle penge af få folk til at søge og så må de finde ud af hvor

gerne vil slå sig ned henne i udsatte boligområder

lave det gode arbejde som blandt andet bliver gjort i gellerup ved aarhus af retshjælpen der det tror jeg på vil løfte rigtig meget derfor

håber jeg altså at det under udvalgsarbejdet kan lykkes også at få overbevist regeringen og dansk folkeparti om at det faktisk er et godt forslag og at det er noget som vil kunne hjælpe rigtig meget

regeringen hurtigst muligt at fremsætte et lovforslag som gør det muligt at dispensere fra den absolutte forældelsesfrist på tredive år i forbindelse med anerkendelse og udbetaling af erstatning i arbejdsskadesager

til lidelsen opstår kan strække sig over mere end tredive år

med at der findes kendte arbejdsmiljøpåvirkninger som kan indebære en sygdomsudvikling som rækker ud over tredive år det er jo et beslutningsforslag som i alt væsentligt svarer til det beslutningsforslag som hed b to hundrede og en og fyrre der blev fremsat i foråret to tusind og ti

forslag gælder dog at de bortfaldt uden at de var blevet behandlet endeligt af folketinget jeg vil gerne starte med at slå fast

at krav på erstatning eller godtgørelse i anledning af en erhvervsbetinget sygdom risikerer at blive forældet inden sygdommen overhovedet har udviklet sig hos den pågældende jeg skal senere vende tilbage til hvilke lovgivningsinitiativer regeringen agter at tage i

godt lige kort omtale de gældende regler på området det er sådan at et bredt flertal i folketinget i to tusind og syv vedtog en ny forældelseslov med den lov som trådte i kraft den første januar to tusind og otte blev der indført en absolut forældelsesfrist på tredive år for fordringer på erstatning eller godtgørelse i anledning af en personskade indtil da var der en tyve årig forældelsesfrist der som udgangspunkt var en absolut frist i et enkelt tilfælde den såkaldte eternitdom fra nitten ni og firs havde højesteret dog fundet at der forelå sådanne ganske særlige modhensyn at fristen undtagelsesvis måtte anses for at være suspenderet arbejdsskadestyrelsen administrerede på baggrund af eternitdommen den tyve

forældelsesfrist i sager med erhvervssygdomme således at tyve års fristen først begyndte at løbe ved erhvervssygdommens konstatering i en overgangsperiode på tre år fra lovens ikrafttræden indtrådte forældelse efter de nye regler kun hvis dette tillige fulgte fulgte af de hidtidige regler i denne overgangsperiode der altså udløb

enogtredivete december to tusind og ti anvendtes således

for forældelsens indtræden der følger af forældelsesloven og de hidtil gældende regler

med denne overgangsperiodes udløb den enogtredivete december to tusind og ti er krav på erstatning eller godtgørelse i anledning af en personskade herunder krav i anledning af en erhvervsbetinget sygdom i alle tilfælde nu underlagt en absolut forældelsesfrist på tredive år i den forbindelse har der så i den senere tid i den offentlige debat været nogen kritik af at der gælder sådan absolut frist på tredive år i sager om erhvervsbetingede sygdomme som det også er anført i beslutningsforslaget

er problemstillingen navnlig aktuel i forhold til personer som mange år

have været udsat for asbest i forbindelse med deres arbejde får konstateret lungehindekræft der anmeldes ifølge arbejdsskademyndighederne cirka

sager om året hvor den skadelidte har fået stillet slutdiagnosen

og ifølge oplysningerne fra arbejdsmedicinsk klinik i aalborg

vil sygdommen i cirka tredive procent af de sager først udvikle sig mere end tredive år efter den skadelige påvirknings ophør konsekvensen af det vil være at i størrelsesordenen tredive personer om året på grund af den absolutte frist på tredive år vil være afskåret fra at opnå en erstatning eller en godtgørelse i anledning af sygdommen baggrunden for at man indførte denne forældelsesfrist på tredive år var blandt andet hensynet til skyldneren og dennes muligheder for at forsikre sig og så hensynet til at undgå procesførelse om meget gamle fordringer navnlig på grund af de bevismæssige vanskeligheder som jo tit opstår i sådan nogle sager derudover viste erfaringerne at det kun meget sjældent forekommer at erstatningskrav rejses efter mere end tredive års forløb

den seneste tids debat om den gældende tredive års frist og de oplysninger som i den forbindelse er kommet frem understreger imidlertid at visse erhvervssygdomme er så længe om at udvikle sig

vil være forældet inden sygdommen overhovedet

som skyldes skadelige påvirkninger i arbejdsmiljøet som den tilskadekomne har været udsat for mange år før sygdommen bliver konstateret

ikke udelukkes at der netop på dette område vil kunne være erstatningskrav efter mere end tredive års forløb i videre omfang end forudsat ved vedtagelsen af den absolutte tredive års forældelsesfrist i to tusind og syv hertil kommer så at der på grund af den afgrænsning af erhvervssygdomsbegrebet som følge af arbejdsskadeforsikringsloven typisk vil være tale om klare tilfælde

bevismæssige vanskeligheder selv om der er tale om forhold der altså ligger ganske mange år tilbage de forhold

som jeg her har nævnt er også baggrunden for at beskæftigelsesministeren og jeg den syttende december to tusind og ti udsendte en pressemeddelelse om at regeringen i begyndelsen af to tusind og elleve vil fremsætte et lovforslag som sikrer at personer med en erhvervsbetinget sygdom der først bliver konstateret efter mange år ikke på grund af de gældende forældelsesregler afskæres fra erstatning eller godtgørelse

tilstedeværende her i dag nok er bekendt med har justitsministeriet i overensstemmelse med beskæftigelsesministerens og min tilkendegivelse i pressemeddelelsen fra december to tusind og ti den syvogtyvende januar to tusind og elleve sendt et udkast til et lovforslag i høring og det er min helt klare forventning at lovforslaget vil blive fremsat for folketinget inden for ganske kort tid i det lovforslag som justitsministeriet har sendt i høring lægger vi op til at den tredive årige forældelsesfrist helt bliver ophævet for krav på erstatning og godtgørelse i anledning af en erhvervssygdom efter lovforslaget vil et krav på erstatning eller godtgørelse i anledning af en erhvervssygdom herefter alene være underlagt forældelsesfristen i arbejdsskadeforsikringslovens § seks og tredive stykke tredje forældelsesfristen efter den bestemmelse er fem år og regnes først fra den dag da vedkommende bliver bekendt med sit krav eller fra den dag

vedkommendes manglende kendskab til kravet kan tilregnes denne som groft uagtsomt

vil det lovforslag sikre at krav på erstatning eller godtgørelse i anledning af en erhvervssygdom ikke som følge af den gældende tredive årige forældelsesfrist vil kunne forældes før sygdommen overhovedet er konstateret hos den pågældende efter lovforslaget skal lovændringen også finde anvendelse

de krav som måtte være forældet på grund af den gældende tredive årige forældelsesfrist det vil sige krav som forældes i perioden fra den første januar to tusind og elleve til lovændringen træder i kraft herved sikres altså at ingen skadelidte kommer i klemme på grund af de gældende regler af min omtale af det

der peges på i beslutningsforslaget efter beslutningsforslaget lægges der som tidligere nævnt op til en dispensationsordning så der i forbindelse med anerkendelse

erstatning i arbejdsskadesager konkret skal kunne dispenseres fra den tredive årige forældelsesfrist der som udgangspunkt fortsat skal gælde

regeringens opfattelse ikke hensigtsmæssigt at etablere en dispensationsordning så der i hvert enkelt tilfælde konkret skal

stilling til om der netop i den foreliggende sag er grundlag for at dispensere fra den tredive årige forældelsesfrist den absolutte tredive årige forældelsesfrist af krav i anledning af en erhverssygdom bør efter regeringens opfattelse i stedet helt ophæves som jeg allerede har nævnt

i at det er urimeligt at krav på erstatning eller godtgørelse i anledning af en erhvervsbetinget sygdom risikerer at forældes inden sygdommen

med disse ord vil jeg gerne kvittere for beslutningsforslaget og samtidig må jeg også konstatere at beslutningsforslaget for så vidt er overflødigt fordi regeringen allerede har taget initiativ til et lovforslag på området som sagt kan regeringen af de grunde jeg har været inde på ikke støtte beslutningsforslaget

vil meget gerne se

med det ministeren kalder en debat

den første december stod jeg

i salen og spurgte direkte på foranledning af at vi kunne se at der var rigtig mange mennesker

men det har været vores ønske at vi af

sig selv det er rigtigt som ministeren nævner to gange tidligere

forklaring synes at være at herre bjarne laustsen gerne

sådan i en mere offentlig forsamling vil gøre opmærksom på at herre bjarne laustsen egentlig mener at det

har man ligesom haft et behov for

er min og beskæftigelsesministerens og regeringens vurdering

den absolutte frist på tredive år vil virke urimelig i forbindelse med sådanne erhvervssygdomme som jeg har beskrevet det derfor fremsætter vi lovforslaget

fornemmer at det er et forslag som herre bjarne laustsen og

går galt hvis ikke regeringen lytter og regeringen

jo fantastisk er sket fra den første december hvor beskæftigelsesministeren på regeringens vegne

to tusind og ti

laustsen altså stadig væk tilsyneladende har opretholdt beslutningsforslaget og

denne debat i dag alene for at gøre et forsøg på at

æren for regeringens lovforslag og så konstaterer jeg

det her lovforslag det er meget positivt i lovforslaget lægger man jo op til at man vil redde også dem der ellers kunne komme

hvis nu der bliver udskrevet folketingsvalg i nær fremtid og det

vedtaget men hvis vi nu antager

helt teoretisk at et folketingsvalg skulle komme inden sådan

det kan naturligvis juridisk lade sig gøre at udforme sådan et lovforslag så man opnår den retsstilling under alle omstændigheder som er tilsigtet

sidde og strege lidt i min ordførertale

bredt i folketinget er meget enige i hensigten i det lovforslag der er sendt i høring og i det

beslutningsforslaget som vi behandler her i

vil give mulighed for at dispensere for den absolutte forældelsesfrist på tredive år i forbindelse med anerkendelse og udbetaling af erstatninger i arbejdsskadesager hvor sygdomsudviklingen fra påvirkning til lidelse kan strække sig over mere end tredive år venstre har sympati for forslaget men vil ikke tilslutte sig dette da lovgivningen der vil rette op på det her allerede er sendt i høring og det går jeg ud fra at forslagsstillerne er bekendt med i lovforslaget der er sendt i høring foreslås det at forældelsesloven ændres således at den tredive årige absolutte forældelsesfrist ophæves for så vidt angår krav på erstatning eller godtgørelse i anledning af en erhvervssygdom lovforslaget indebærer dermed at der fremover ikke vil gælde nogen absolut tredive årig forældelsesfrist for sådanne krav

allerede er i proces finder vi i venstre at der ikke er grund til at pålægge regeringen at fremsætte et sådant forslag processen kører allerede

nøjagtig samme grundlag

venstres folketingsgruppe

ministeren jævnfør referatet folketingstidende jeg mener at det vil være mest rimeligt at give de nye regler tid til at virke og

altså der var der ikke tale om

at der skulle ændres noget her og det der var risikoen var at den første

kunne opstå et hul det er derfor at vi

at her laver vi sådan set lovgivning

den første januar men hvorfor sagde man ikke ja

men jeg glæder mig over ligesom ordføreren for

det kan godt være at vi så laver lovgivning med tilbagevirkende kraft men vi får lukket et hul som uheldigvis

det pålægger regeringen at fremsætte et lovforslag der skal samle

en fejl dengang

sagde også i december måned at

ret og rimeligt at der blev lavet en lovændring der samler

derfor

generel

efter tredive år vi ved at der kommer nogen med lungehindekræft men om der er andre erhvervssygdomme

med tilbagevirkende kraft fra den første januar for ellers

fuldt og helt op om det lovforslag der kommer

der kommer nogen ændringer men når

stille spørgsmålet var det her lovforslag kommet hvis ikke debatten var kommet i december måned vi kan alle sammen blive klogere man kan også undre sig over at debatten om det her

i kraft men bedre sent end aldrig det er tit det først dukker op i det øjeblik

opmærksom på det problem

det er i hvert fald en god ting for dem der er blevet ramt af lungehindekræft og

udsigt til måske at blive ramt af lungehindekræft og

det bedste er at folk bliver ved med raske og rørige

sikrer at der ikke er nogen der kommer i klemme på grund af deres sygdom

siger nej til beslutningsforslaget her men vi vil gå positivt ind i

til at lave noget galt og det skal jeg gennemgå lidt senere når jeg får lejlighed til at ordet men grunden til at

herre bent bøgsted at det er politik

tillader mig at tage det sådan at også dansk folkeparti synes det

at herre bjarne laustsen udmærket godt at et beslutningsforslag ikke kunne nå at blive vedtaget inden

at det kunne nå at blive fremsat inden den første januar

i den udtalelse avisendk

ikke altid de skriver det hele

er også overbevist om at herre bjarne laustsen udmærket er

et beslutningsforslag til man fremsætter

vedtaget det var egentlig det jeg gav udtryk for

og ni som herre bent bøgsted omtaler

udtrykte herre bent bøgsted skepsis over for

ministeren nu

udvikle en dødelig kræftsygdom så

at der uanset hvad regeringen havde gjort i december måned så

at der skulle laves en ændring det har dansk folkeparti

vi have været sammen om et ændringsforslag det er også derfor jeg synes det er

beslutningsforslaget så jeg skal

side at justitsministeren og beskæftigelsesministeren er blevet enige om hvordan det skulle

problemer at slås med her i det nye år så vi ser frem til en positiv behandling af det kommende lovforslag og

hvis det skulle ende med

det problem vi kommer til at stå over for

at sige til herre bent bøgsted at når herre bent bøgsted somme tider citerer socialdemokrater og

har sagt ifølge medierne så skulle man faktisk tro at herre bent bøgsted mener at journalisterne altid refererer korrekt

når det så drejer sig om udtalelser fra dansk folkeparti

er et andet sæt regler og så er det ikke sikkert at journalisterne har refereret sådan som man nu har sagt det well jeg vil vende mig mod selve beslutningsforslaget her og

når det i en række tilfælde er sådan at asbest fører til en sygdom som den meget meget alvorlige lungehindekræft som kan bryde ud fyrre år senere så er det klart at man stadig væk skal kunne få erstatning og derfor bør tredive års grænsen for forældelse selvfølgelig slettes i den slags arbejdsskadesager lungehindekræft er en stærkt livstruende sygdom og selvfølgelig skal lovgivningen ikke fjerne muligheden for at få erstatning bare fordi der er gået tredive år jeg mener det er helt oplagt at vi

hjælpe de arbejdsskadede asbestarbejdere fra virksomheden dansk eternit fabrik i aalborg og andre steder i landet og det samme gælder hvis man har været udsat for kviksølv eller har været udsat for tungmetaller i trykimprægneret træ for eksempel som medarbejder hos firmaet collstrup der i øvrigt har efterladt en række forurenede grunde forskellige steder i danmark men det er så en anden historie

genindføre muligheden for at få arbejdsskadeerstatning også efter at der er gået tredive år og derfor er det et godt initiativ som socialdemokratiet er kommet med og det er positivt at det også har medvirket til at regeringen nu

kan vi ikke støtte beslutningsforslaget her som jo går ud på at der skal være en dispensationsmulighed

er såmænd ikke at vi ikke ønsker at tage hånd om de her mennesker for det gør vi men vi ønsker at gøre det lidt mere konsekvent nemlig med den løsningsmodel som regeringen lægger op til nemlig at vi helt fjerner

så skal man ikke ind i dispensationsansøgninger og muligheder og så videre vi fjerner simpelt hen loftet på de tredive år og det forslag

og det ser vi frem til så vi får løst det her problem en gang for alle

kan ikke være til stede under debatten i salen i dag så jeg skal på hans vegne fremføre følgende uagtet hvem der kom først

det radikale venstre meget meget positivt indstillet over for forslaget om at indføre en dispensationsmulighed for arbejdsskader hvor sygdomsudviklingen fra påvirkning til lidelse kan strække sig over mere end tredive år vi deler ønsket om en retstilstand hvor de skadelidtes krav på erstatning og godtgørelse for følgerne af sundhedsskadelig påvirkning ikke forældes inden

de mennesker der virkelig har behov for at få en arbejdsskadeerstatning også kommer til

vi støtter varmt

loven blev ændret i to tusind og syv der ønskede at udelukke

håber også meget at man sikrer at det bliver alle arbejdsskader

kommer til at blive omfattet af dispensationsmuligheden der har været snakket en del om lungehindekræft her men

sygdomme det kan jo også være at man har været udsat for en ulykke og at

for eksempel knoglebrud efter faldulykker vokser forkert sammen og så går der altså en del år før det viser sig at det giver nogle følger som gør at man altså har krav på at få en erstatning hvis ikke den er forældet

det vil vi lige stille spørgsmål til i udvalgsarbejdet

er afgørende at det ikke kun er sygdomme men også

vi diskuterede da helt ærligt med os selv her i weekenden om vi skulle trække

regeringen reagerede jo efter først

justitsministeren holdt den otteogtyvende februar to tusind og syv og der henviser man til gældende forældelsesregler i danske lov

men det man ikke har gjort ret meget ud af er den problemstilling vi kigger på her i dag derfor er der især grund til at takke enhedslisten for

som det eneste parti at kunne se

hvis man kigger på bilagsmaterialet

er fuldstændig enig med fru line barfod i at det skal være alle sygdomme der er med og at det skal være gældende fra

vi se så vil jeg håbe at vi meget meget hurtigt kan få det lovforslag kørt igennem

bunkebryllup hvor man tager alt muligt med for det at der kan være behov for at ændre en lov fra seksten

kan vi ikke bruge fordi man ikke kan

siger tredive år så det er meget fint at de har spillet ind her og

der helt tydeligt siger at de vil være med til at løse det her det

det pres på regeringen så hang dansk folkeparti lidt i bremsen

om hvordan det skal løses men de to ting der skulle løses er at der ikke opstod et hul

de sygdomme der kunne opstå indtil noget kunne træde i kraft og så venstre og konservative

afviste det i starten da vi rejste den her problematik

den debat vi har for det det handler om er jo de sager hvor vi har set

eternitfabrikken eternit har været stoppet ind i tog fly og færger og hvad ved jeg alle mulige steder og derfor er det noget

kommende generationer vil komme til at arbejde med

fra undtagen med alvorlige mén når det drejer sig om lungehindekræft ved vi

og det går meget meget stærkt derfor ville det være ærgerligt

i en situation hvor folk havde haft et langt sygdomsforløb

har fortjent så jeg ser frem til at ministeren rubber sig

behandle det hvor det hører hjemme nemlig i arbejdsmarkedsudvalget med de folk der har forstand på det og hvis der er folk i det åbne land i organisationerne der synes at ministerens

at vi er enige om uanset hvem der skal æres at

en senere lejlighed men jeg er glad for at vi har holdt fast i og taget debatten og så må vi tænke os om når vi laver lovgivning i fremtiden og kigge på

at støtte en regering i alt hvad den kommer med der er grund til at hejse

jeg selvfølgelig gerne have yderligere fakta på bordet se det

er godt inde i sagen det er betryggende synes jeg

side ikke har trukket dem men har fremsat dem men der sker jo det at

i henhold til folketingets forretningsorden ikke kan

behandlet de sager der er rejst ja så falder de simpelt hen bort

jeg er orienteret men nu har vi altså holdt fast i her at nu skulle sagen behandles

jo ikke skortet på opfordringer til at vi skulle trække det her forslag

sikre på at den rigtige løsning kom frem og den

en ordfører som virkelig har slået til lyd for det her

den periode der er tale om her jeg har efter femten års medlemskab af dette ting kun status som stedfortræder og optræder derfor heller ikke som

jo klart at når der kommer sager op som er

skal vi have dem håndteret og så er det ikke nok at de bare falder bort fordi

jeg forstår godt begrundelsen jeg er sikker på at vi alle kan gå ind for intentionen med forslaget nemlig at nedbringe antallet af aborter i danmark som stadig er alt for højt det er vigtigt at fokusere på antallet af aborter løbende og hjælpe de enkelte personer eller familier til at træffe den beslutning som er rigtig for dem sundhedsstyrelsen overvåger løbende udviklingen i antallet af aborter udviklingen

overordnet set været faldende siden nitten fem og halvfjerds i de senere år har der dog desværre været en stigning blandt unge men den generelle udvikling er stadig stabil

er der bevilget tre og halvfjerds

i forhold til udsatte grupper med flere af disse midler er omkring tre million

anvendt til initiativer der vedrører støttesamtaler for abortsøgende fem modelprojekter om rådgivning af abortsøgende udbredelse og forankring af støttesamtalerne seminarer om støttesamtaler og lignende mødrehjælpen har blandt andet modtaget støtte til

projekter vedrørende gennemførelse af støttesamtaler til abortsøgende kvinder samt kvalificering af læger til at gennemføre disse en kortlægning fra to tusind og fem peger på at et flertal af de kvinder der har fået abort ser lægen som en relevant person at drøfte beslutningen med det resultat sammenholdt med at kun ganske få kvinder har benyttet alternative tilbud har gjort at der har været fokus på at styrke rådgivningsindsatsen hos den praktiserende læge i to tusind og ti til elleve er der ydet støtte til gennemførelse af kurser for læger og praksispersonale udarbejdelse af informationsmaterialer herom samt udarbejdelse af en vejledning til brug ved støttesamtaler der er således fortsat fokus på at fremme den seksuelle sundhed og fokusere på at uønskede graviditeter forebygges det mener jeg er den bedste vej

læge eller en anden anerkendt rådgiver risikerer at skabe en samtalesituation præget af pligt jeg tror ikke at det rigtige er at forpligte kvinderne til at tale om meget private og individuelle forhold med personer der måske er helt fremmede såfremt kvinderne ikke ønsker det men jeg synes det er helt rigtigt at lægerne skal vejlede om indgrebets beskaffenhed dets følger og risiko samtidig med at vi tilbyder abortstøttesamtaler både før beslutningen og efter en eventuel abort så de abortsøgende kvinder har krav på at få hjælp og vejledning i det omfang de ønsker det konklusionen er at selv om regeringen udmærket forstår begrundelsen og selv om regeringen også beklager at der ikke er en nedgang i antallet af aborter især ikke hos

kan regeringen alligevel ikke støtte beslutningsforslaget af de nævnte grunde vi vil helst ikke tvinge kvinder til samtaler som har karakter af pligt der er jo tilfælde hvor kvinden er meget afklaret og hvor det derfor ikke forekommer rimeligt så på den

kan regeringen ikke støtte beslutningsforslaget

at antallet af aborter er for højt i danmark og at udviklingen faktisk bevæger sig i en

retning når vi fra kristendemokraternes side

og derfor så vi også at det her tal

når ministeren så afviser obligatorisk

på en måde når man ser at det

vejledning der er til rådighed i dag og hvad vil ministeren så gøre for at få flere til at tage imod den vejledning

at der er så forholdsvis mange unge som som får abort

om der er noget der har været uforsøgt når det gælder at tale med de unge abortsøgende skal jeg ikke kunne sige jeg er selvfølgelig helt klar til over for udvalget at beskrive hvad der er af initiativer i forhold til helt unge

at de vil have abort og i mange tilfælde også med støtte fra deres omgivelser jeg ved det ikke men jeg er klar til at undersøge det spørgsmål for jeg er enig med spørgeren om at

aborterne blandt de helt unge

har praktiseret obligatorisk

sidst i nitten halvfjerdserne man påbegyndte

kan jo se når vi sammenligner

som ender ud i en abort at tallet i tyskland er fjorten

er jo egentlig når man har

fornuftigt at kigge på nogle løsninger der

ikke vil flytte ret meget man skal tænke på at tyskland

hvor en stor del af befolkningen er katolikker hvor man måske har andre traditioner og at

der kan være en hel masse kulturelle faktorer der spiller ind jeg ved det ikke men det er da en diskussion værd og jeg vil da ikke afvise at obligatoriske abortsamtaler kan have en effekt

fru birgitte josefsen som ordfører for venstre

indført brugerbetaling på blandt andet sterilisation

har været stofmisbruger i nogle år

har forsøgt at blive steriliseret så

igen det er jo ret absurd at man skal ud i en situation hvor

ii som jo så udløb i to tusind

og syv ud fra vores optik ser

igen at sætte fokus på den indsats der er nødvendig er det noget venstre vil se

nogle formuleringer og fælles fodslag

er en af de allervigtigste rettigheder vi har i vores samfund særlig for kvinder som kan risikere at blive uønsket gravide og komme i en situation

og mødres liv verden over de steder hvor man har adgang til sikker abort

enkelte internt i danmark men de er heldigvis

og jeg håber at det bliver ved det vi er enige med kristendemokraterne i at

der er alt for mange uønskede graviditeter i danmark men vi mener ikke at vejen frem er påbud og obligatoriske samtaler om abort men mere en god adgang til prævention og seksualvejledning også på ungdomsuddannelserne hvor vi jo typisk ser at al undervisning og seksualvejledning næsten stopper når man går ud af folkeskolen til trods for at det jo er på ungdomsuddannelserne at ens seksualliv for alvor tager fart vi mener

at hvis man skal tage fat på det her område skal man prioritere

området og på den måde sikre sig at der

der skal være obligatoriske mens man på den anden side fra kristendemokraternes side for få måneder siden lagde stemmer til at indføre brugerbetaling på sterilisation som jo netop rammer de allerallersvageste i vores samfund hvilket der jo har været et eksempel på i odense hvor en ung kvinde der er stofmisbruger og allerede har fået tvangsfjernet to børn

at blive steriliseret og dermed

blive uønsket gravid igen og igen

tidligere hvor mødrehjælpen kunne give de her abortstøttesamtaler og lægen kunne henvise til at den mulighed stod åben for dem der måtte have lyst men det faldt desværre bort da man trak midlerne væk til

lidt at kristendemokraterne havde haft en lidt større stemme end den man har

at vi sammen kunne have gjort noget ved at man har fjernet muligheden men vi går altså ikke ind for at der er obligatoriske abortstøttesamtaler

år siden sagde at samtale fremmer forståelsen det er sådan set også

som fravælger at få vejledning så mener vi faktisk at

at få et mere nuanceret billede af

er konsekvensen kan blive også efter en abort hvad den psykiske

efterfølgende er derfor

et sådant forslag her

flere børn i danmark eller færre

skal gennemgå en obligatorisk støttesamtale hos en psykolog eller nogle andre

og at lægen så både orienterer om den fysiske risiko ved indgrebet

hvilke muligheder der er for at få hjælp fra samfundets side blandt andet ved måske at udlevere en pjece og fortælle om at der findes mødrehjælpen man kan ringe til

hvis man selv sad som menneske over for et andet menneske og skulle rådgive i den situation

jeg svært ved at se at man ikke skulle tage det meget meget alvorligt

samtaler der ligger i et helt andet regi

og også at

til hvordan vi kan sikre mere vejledning

vil være med til at kigge på

om der var nogle lidt mere strukturelle ting der rakte længere ind i fremtiden end de måske tre

kunne jo være at kigge på det faktum som jeg var inde på i min ordførertale

ud af folkeskolen og kommer ind på ungdomsuddannelserne og

en fuldstændig mangel

seksualvejledning og på at man for eksempel er lidt tættere på at kunne komme i kontakt

med en sundhedsplejerske eller lignende og tale om nogle af de problemer som man måske har inde på livet i forhold til hvilken type prævention

sige at vi ikke vil stemme for forslaget og

anledning til at drøfte hvordan vi kan nedsætte antallet af uønskede graviditeter

siden nitten tre og halvfjerds

et emne som jævnligt kommer til debat

om at obligatorisk rådgivning af abortsøgende

man skulle have retten til at få en samtale

at der var en del spørgsmål om

det synes jeg lyder som et forslag som ikke er den vej vi i danmark plejer at

at få ret til det som man har krav på

der er et problem i dansk folkeparti er vi tilhængere af abortlovgivningen som den er i dag

løsning vi mener at abort

en situation hvor en graviditet eller et barn vil være uhensigtsmæssig enten for kvinden eller for barnet selv men alt for ofte ser vi at aborten bliver brugt i en hurtig vending vi tror desværre ikke at et lovkrav om at kvinden skal rådgives vil ændre på det vi ser faktisk en del der ikke bare får abort én gang

vi mener tværtimod

synes at man skal lave noget mere interessant i sit liv end at have det barn man måske fra starten havde planlagt

abort uden at tænke nærmere over det bagefter hvorimod andre kvinder

støtte hjælp og rådgivning til kvinder

vejledning

et alternativ og det synes vi man gør alt for lidt ud af i de her situationer hvor det er så nemt

af mellem tretten og tyve børn

have det bedre på den måde

formålet med de samtaler vi har i dag er netop at

kvinden skal have den nødvendige støtte til at træffe beslutningen om hun ønsker abort eller om hun vil gennemføre svangerskabet støttesamtaler må hverken presse kvinden i retning af at gennemføre eller afbryde svangerskabet og støttesamtalen efter et indgreb har til formål at give kvinden støtte til at komme igennem eventuelle psykiske gener som følge af aborten

se da man evaluerede den aborthandlingsplan som blev færdig i to tusind og syv

at den praktiserende læge var en af dem man skulle fokusere på

man kommer op første gang og får konstateret at man er gravid

man kan få den første samtale man skal måske komme igen fordi man skal hjem og tale om det

penge til for eksempel sex samfund hvor man netop også kan få rådgivning om abort

at jeg gik ind på nettet som de fleste jo også har

unge mennesker og bare googlede abort

hvor man kan få rådgivning enten via nettet

at skrive og ringe og så videre

vi ved også at det var kristendemokraterne

to tusind og syv at

ned af derfor er det seksuel sundhed vi skal fokusere på det er også en af

grundene til at jeg som folketingspolitiker og sundhedsordfører tager ud i uge seks og taler med nogle skoler sætter fokus på det

på den måde måske kan få skabt noget debat og få snakket med nogle af de unge mennesker derude med de her ord vil jeg sige at vi ikke kan støtte forslaget

vi kan arbejde videre med andre metoder

noget de fleste er jublende lykkelige over

det er en glædelig begivenhed det synes jeg er vigtigt at konstatere i den her sammenhæng også er vigtigt at konstatere

i sf er jublende lykkelige for at vi har et samfund hvor kvinderne selv bestemmer over deres krop

der er jo andre steder hvor det ikke er så enkelt som her det ændrer jo ikke på at vi nu står med et beslutningsforslag hvis hovedindhold går på at pålægge regeringen at ændre sundhedslovens

vi vil ikke lægge skjul på at det er et spørgsmål som vi

vi synes ikke at det er oplagt på trods af de initiativer der er blevet taget gennem de sidste år at gøre det til et obligatorisk krav

vi kan læse lidt ud af forslaget at

skal formuleres på en anderledes måde så man i højere grad får præciseret

den fysiske risiko ved indgrebet og

som kvinden kan trække på samt de mulige psykiske gener og der må jeg sige at der har vi i sf faktisk stor tiltro til at de faglige folk selv kan give den rådgivning uden at vi som politikere

her og sige at sådan skal det gøres vi tror

godt selv kan finde ud af den del af

synes det fremgår lidt af beslutningsforslaget fra kristendemokraterne at de har en klar holdning til at det niveau der er i dag er for højt og skal sænkes

set ikke nødvendigvis at der er fagligt belæg for at sige

politisk belæg for at sige er at vi gerne så at antallet var noget

der vil vi så tilkendegive at det vi i den sammenhæng vil bidrage til er rent

indgå i den her problemstilling sådan at vi angriber det fra en mere forebyggende indgangsvinkel end den der er lagt op til her der er for os ingen tvivl om at det er en ubehagelig proces for mange kvinder at komme igennem og vi har ingen opfattelse af at det er noget kvinder meget nemt kommer over eller bruger som

og det har vi tillid til i alle tilfælde selv kan finde ud af at træffe den beslutning der for dem er rigtig og det er sådan som vi oplever det under ingen omstændigheder nemt for noget menneske at træffe beslutninger af den her karakter derfor vil vi sådan set fortsat støtte at tilbuddet til kvinderne er et valgfrit tilbud vi vil til gengæld også støtte at vi gør mere

det forebyggende vi er derfor indstillet på også at drøfte det videre i processen og mener egentlig at der er godt grundlag for

løfte den forebyggende del og det bør

finde nogle løsninger omkring det her

man synes noget er for højt eller om andre mener at noget skal være mindre og om ikke det grundlæggende er det samme

er værd at se på hvordan man kan bringe det tal nederst jeg vil høre sfs ordfører om ikke

abort blandt kvinder under fem og tyve år fra to tusind og ti

at der faktisk kun er otte procent af kvinderne der modtager en støttesamtale jeg er enig

til gengæld kan jeg tilkendegive meget klart

set at der var mange flere der tog imod tilbuddet og

at medvirke til på andre måder end lige præcis

gøre den her rådgivning obligatorisk så hvis det er det spørgeren

antallet af dem der der søger den her hjælp betragteligt op

at der skal være en højere grad af mulighed for at få hjælp til prævention

der er faktisk masser af elementer som man godt kan tage fat på hvis det er det man ønsker

meget vigtigt at man som gravid ikke står helt alene

den allerførste fagperson man møder er altså den praktiserende læge som først og fremmest skal konstatere at man er gravid dernæst er det også den praktiserende læge som skal udfylde papirerne forud for en

også en forpligtelse til at tage en snak

det er jo korrekt at samtale fremmer forståelsen og jeg må sige at det møde med

hvor kvinden skal oplyses

et kirurgisk indgreb uanset hvad det måtte være for et og der er kun en og jeg gentager en person der kan træffe den endelige beslutning om afbrydelse af en graviditet

er det rigtig rigtig vigtigt at den gravide aldrig nogen sinde må blive presset til

er den praktiserende læge den vigtigste person i forhold til en samtale med den gravide min påstand underbygges af den kortlægning der var i to tusind og fem som viste at meget få kvinder har benyttet sig af et alternativt tilbud om rådgivning og vejledning og at et flertal af alle kvinderne i den her kortlægning

jeg mener som mange andre ordførere at

vores fokus skal rettes mod at vi får hindret at så mange bliver uønsket gravide

vores førsteprioritet og det har vi jo forsøgt at støtte via satspuljen

det kan vi givetvis gøre endnu bedre jeg er enig i

så også gerne at aborttallet var lavere på baggrund af disse tilkendegivelser kan vi fra konservativ side ikke støtte et

baggrund er at hjælpe kvinder der overvejer abort bedst muligt

forslaget forkert

nok komme tilbage til der skal selvfølgelig herske nogen tvivl om at vi mener at gravide som overvejer abort skal

bedste mulighed for støttesamtaler

selvfølgelig også at det i den grad er voldsomt at få foretaget en abort men muligheden for støttesamtaler findes jo allerede i dag som det er i dag

det siden to tusind været lovbestemt at kvinder skal tilbydes

det kan enten ske hos den praktiserende læge eller lægen hospitalet så det sker man får vejledning man får kyndig vejledning

positivt det radikale venstre mener ikke at loven skal skærpes yderligere så det bliver obligatorisk med rådgivning vi mener at det skal være op til den enkelte at træffe valget og

sammenligningen med tyskland jeg tror at der kan være mange elementer som man

kan tage med det kunne jo godt være at man i tyskland har

anden seksualoplysning på ungdomsuddannelserne som vi også

at vi i danmark har en anden alkoholkultur

også rigtig mange undersøgelser der har vist at hvis ikke vi ligger i top i europa

hvert fald i skandinavien og er også rigtig mange erfaringer der viser at fest og druk og og uønskede graviditeter hænger uvilkårligt sammen så det kan man jo kigge på i udvalget det synes jeg er rigtig interessant og det er der også mange andre

at samtale fremmer fremmer forståelsen men det skal jo være sådan at den samtale skal være frivillig og det er også det som vi ønsker så var der det om

som der også har været talt om så

tror jeg helt klart at vi har en opgave som jeg hører at alle er enige om at vi kan arbejde videre

i at det selvfølgelig er indsats med flere virkemidler vi prøver så at

så jeg vil sige at det ikke er for at udelukke det ene at at vi foreslår

obligatorisk eller ej det er simpelt

særlig blandt unge

og når vi vel også kan konstatere at antallet af uønskede graviditeter og det

set det jeg vil fokusere på også er større end

at der er behov for at gøre en indsats

ligge om man så må sige før graviditeten opstår

der må være kernespørgsmålet

der jo sagt mange gode og rigtige ting om oplysning om at sprede viden

men jeg tror også man skal være opmærksom på at det kan være et spørgsmål om

set fru birgitte josefsens opfattelse af at det jo ikke

så går det nok men som andre også har

jo godt undertiden fald blandt unge mennesker være tale om mere spontane handlinger der måske ikke var planlagt

hvis vi kunne sikre os at unge mennesker holdt op med at drikke alkohol og den slags ville der sikkert ske færre spontane

sørge for at kondomer selv i homoseksuelle miljøer var meget nemme

også noget man skulle overveje her det ved jeg også at man har gjort nogle gange og jeg tror det er den slags som er vigtigt

lige så fornuftige og rationelle som vi andre er blevet muligvis belært af bitre erfaringer men at man handler spontant og

at gribe ind over for det så altså en ting er oplysning og viden men et eller andet sted tror jeg at rigtig mange unge mennesker ved rigtig meget men

man bruger den viden når man er i den situation hvor

hvis man skal diskutere en sammenhængende plan og politik på det

i hvert fald i nogle situationer fri og gratis adgang til prævention

faktisk er en vigtig del

jo blevet sagt fra flere sider at man har lavet en aftale mellem satspuljepartierne om det her og det plejer jo at

brug for forbedringer men det

jo ikke helt sikkert at det forholder sig sådan

jeg er jo også enig med dem der siger at der findes uendelige mængder mængder af muligheder for at få både dårlig og god rådgivning og vejledning i vor tid det er kun et klik på nettet så kan man få alt det vrøvl at vide som overhovedet findes i verden og man

at det kun er otte procent af kvinderne under fem og tyve år der modtager den her støttesamtale

undersøge om de her støttesamtaler er tilrettelagt og organiseret på en måde som virker fornuftig

til målgruppen måske er det også rigtigt som det antydes i det her forslag at det at have mødrehjælpen eller andre

lægen på banen også kunne være fornuftigt så jeg synes faktisk også der kunne være fornuft i

videre i det udvalgsarbejde som jo kommer nu

er meget godt at sige at man skal rådgive mennesker om de muligheder der findes for at klare sig igennem som enlig forsørger som det også nævnes her

unge kvinder i realiteten træffer et frit valg eller

træffe det valg de måske gerne ville

unge kvinder som er blevet gravide og som af den

eller måske i virkeligheden risikerer at blive en slags dobbeltmødre fordi manden de får barnet med

er alt for moden og udviklet der synes jeg måske også

fornuftige og rigtige så min holdning er sådan set at der kan være al mulig grund til at se på den her problemstilling i en samlet sammenhæng men jeg må indrømme

at det skulle løse noget som helst problem

syntes at det var så trist ubehageligt og kedeligt

som ellers ville være født derfor besluttede folketinget

to tusind at gravide kvinder der ønsker abort skulle have tilbud om at få en støttesamtale

en eventuel abort men også efter en abort målet med denne beslutning var klar nemlig at en kvinde der overvejer at få abort kan få den støtte og oplysning hun har brug for til at træffe den beslutning der er rigtig for hende

være muligt at træffe beslutning om abort på et solidt og et oplyst grundlag for en abort er ikke noget som nogen ønsker at fortryde bagefter

er der ifølge mødrehjælpen og sundhedsstyrelsen mange der rent faktisk enten fortryder eller oplever en stor sorg efter efter en abort desværre må vi indrømme at folketingets beslutning i to tusind ikke har haft den store effekt kun otte procent modtager rent faktisk støttesamtalen

godt undre sig over når vi ved at op imod halvdelen af især de yngre kvinder der henvender sig for at få en abort rent faktisk er meget i tvivl behovet for samtale er der altså men det bliver ikke udnyttet det gør det

deres ansvar de midler der skulle have været øremærket støttesamtalerne bliver puttet ned i en

seksuel sundhed samtalerne er altså meget svært tilgængelige det kan være den ene årsag den anden årsag kan selvfølgelig også være at kvinderne selv skal tage initiativ på nogle virker det måske som den letteste løsning at lade være med at modtage en samtale fordi det kræver endnu mere energi og overvejelse

men det er ikke den bedste måde at træffe sådan et vigtigt valg på med obligatorisk rådgivning slipper kvinden for endnu en overvejelse til gengæld modtager hun vigtige oplysninger om fysiske og psykiske konsekvenser

den tilgængelige økonomiske og sociale hjælp der vil være

der på et velovervejet og oplyst grundlag skal træffe sin egen beslutning som hun skal leve med resten af sit liv derfor mener vi jo hos kristendemokraterne at støtteoplysningen inden abort bør være obligatorisk vi mener at kvinden bør sætte sig godt ind i sagen både for sin egen

erfaringerne fra andre lande viser faktisk at det vil nedbringe aborttallet i tyskland har man obligatorisk rådgivning her er abortprocenten

en og tyve procent af alle graviditeter der ender i en abort hvis den procentdel i danmark kom ned på fjorten

vi faktisk få omkring fem tusind fem hundrede medborgere mere

at det vil være yderst positivt det tror jeg ikke jeg er den eneste herinde der mener

vi har altså her muligheden for rent faktisk at nå det mål som vi troede vi havde nået da vi i to tusind indførte tilbud om rådgivning et mål om at hjælpe kvinder der er i tvivl om et svært og et afgørende valg

og giver den hjælp som hun har brug for forhåbentlig vil det så betyde at nogle af de sekstentusind aborter der foretages om året går hen og bliver til nye medborgere i vores samfund

de mange positive indlæg der har været i i debatten og jeg ser meget frem til udvalgsarbejdet hvor jeg håber på at vi i fællesskab kan finde nogle gode løsninger

forslaget har til hensigt at sikre at borgere under normale omstændigheder

til et sygehus med et kvalificeret akuttilbud det fremgår af bemærkningerne til forslaget at baggrunden er at borgerne skal sikres den samme kvalitet og tryghed i hele landet spørgsmålet er så om man kan nøjes med tredive minutters køretid og samtidig sikre kvaliteten det vil jeg vende tilbage til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

men tidssvarende behandlinger af høj kvalitet kræver jo altså som det fremgår at de akutte modtagelser råder over en række specialister og faciliteter døgnet rundt det kræver et befolkningsgrundlag

og firehundredetusind indbyggere for at sikre et tilstrækkeligt volumen så speciallæger

det er jo ikke realistisk uden den samling af sygehusfunktionerne som der nu er lagt op til

for at sikre at personalet opnår den nødvendige erfaring og ekspertise for at få den nødvendige ekspertise anbefaler sundhedsstyrelsen at hospitaler med en fælles akutmodtagelse

firehundredetusind indbyggere

øvelse gør mester er princippet i denne samling af specialerne de sundhedsfaglige anbefalinger om fremtidens sygehusstruktur og akutmodtagelse vedrører således både faglige kvalifikationer medicinsk udstyr og

det vil ikke være muligt at leve op

derfor synes jeg også at det er vigtigt at vi som politikere holder fast i de faglige anbefalinger og de berettigede kvalitetskrav at vi ikke stikker os selv og andre blår i øjnene ved at kræve at der skal ligge et hospital i nærheden af os alle sammen for det er jo ikke murstenene og skiltet hospital som sikrer at vi får god behandling af høj kvalitet

derimod tilstedeværelsen af stærke team

som har den nødvendige erfaring og det rette

at dele af befolkningen får længere til det nærmeste akuthospital og det er selvfølgelig især en udfordring i de mere tyndt befolkede egne

alle dele af landet skal være tryghed for at befolkningen hurtigt kan komme i relevant sundhedsfaglig behandling hvis de kommer til skade eller bliver akut syge et fintmasket net af hurtig hjælp og nære sundhedstilbud er derfor fundamentet for den nye sygehusstruktur

akutområdet er jo præget af hastig udvikling telemedicin og avanceret udstyr

at ambulancebehandleren eller paramedicineren kan være i direkte kontakt med speciallægen inde på et af landets hjertecentre og starte behandlingen på stedet og undervejs til sygehuset en statusrapport fra regeringens akutudvalg fra november sidste år viser at der i alle regioner er sket en markant udvidelse af den såkaldte præhospitale indsats over de senere år

for eksempel blevet langt flere lægebiler og akutbiler

det vil yderligere styrke akutindsatsen hvis man gennemfører akutudvalgets anbefalinger om for eksempel visiteret adgang til akutsystemet indførelse af sundhedsfaglig rådgivning og visitation i forbindelse med opkald

hundrede og tolv efter den første april samt om et bedre samarbejde mellem vagtlægeordningen og det øvrige akutsystem der er afsat seks hundrede million

til en styrket akutindsats i yderområder med lange afstande liberal alliance har tilsluttet sig den aftale med akutaftalen fra juni sidste år satte vi overskrifter på den overordnede fordeling af de seks hundrede million

at etablere en række sundheds og akuthuse og moderne lægehuse i landets yderområder grundtanken er at disse nære sundhedstilbud skal kunne håndtere håndtere de mange sygdomstilfælde og skader hvor det ikke er nødvendigt at tage til et specialiseret sygehus med fælles akutmodtagelse overskriften er at hvad der ikke er svært skal være nært midlerne skal også bruges til at sikre hurtig hjælp det vil sige til ambulancer akutbiler og lægebiler og til helikopterordninger målsætningen er at hjælpen under normale omstændigheder skal være fremme inden for femten minutter efter opkald

hundrede og tolv i sidste uge uddelte regeringen og dansk folkeparti den første portion af disse akutmidler knap tres million kroner til etablering af en forsøgsordning med en lægehelikopter med base i karup den nye lægehelikopter som forventes at gå i luften til april kommer til at kunne flyve døgnet rundt den vil være et vigtigt supplement til det kørende beredskab ikke mindst i det nordvestjyske område forsøgsordningen skal ligesom den eksisterende forsøgsordning på sjælland følges og vurderes nøje så vi lærer af erfaringerne med dagflyvning på sjælland og

og natflyvning i jylland en evaluering af begge forsøgsordninger skal danne baggrund for anbefalinger om den fremtidige lægehelikopterordning i danmark i forhold til den resterende del af de seks hundrede million kroner forventer jeg at hovedparten af disse kan udmøntes inden for den nærmeste fremtid samlet set er det regeringens opfattelse at etableringen af en ny samlet sygehusstruktur for hele landet

vil medvirke til at sikre en høj kvalitet uanset tid og sted samtidig vil den nævnte styrkede akutindsats hvor vi dels

det må være kombinationen af tryghed

der skaber den optimale tryghed for landets borgere

udvikle vores sundhedssektor der hvor

man måske kan sige at det bliver lidt svært i hvert fald i påstanden om

alle borgere i alle egne af landet har lige adgang til sundhedsvæsenet og til velfærd er jo ser planlægningen

så må ministeren korrekse mig hvis det er forkert så har man jo ikke på nationalt plan kigget på de ønsker

andet supersygehuse og deres placering som regionerne har haft jeg går ikke ud fra at man i region

taget hensyn til placeringer af sygehuse i region

mangler der jo i hvert fald som jeg ser det måske et overordnet billede af selve geografien

med ministeren i at mange af de her funktioner selvfølgelig er vigtige og velfungerende men det kan vel ikke erstatte en velfungerende akutfunktion

at der på visse områder er for langt til sygehuse jeg skal ikke afvise

jeg kan ikke komme i tanke om noget sted hvor det er tilfældet

så er det jo godt at vi har det frie sygehusvalg

også gøre opmærksom på at jeg tror at mange patienter

som falder om på gaden i

at komme på rigshospitalet og at mange patienter i thyborøn vil være glade for at der også er mulighed for at komme

i skejby jeg tror at patienterne

komme lige præcis derhen hvor der er størst chance for at de kan få den rigtige diagnose og den rigtige behandling udført af de bedste specialister i landet jeg tror virkelig at det er det patienterne i dag ønsker

få den bedst mulige behandling hvis de kan få behandlingen

betyder afstand noget betyder det noget hvis man skal køre

at sikre at der er den rette geografiske spredning

man kan ikke garantere det i alle tilfælde men det er et mål vi har og de seks hundrede million

brugt til at styrke dette mål det er rigtigt at der fra bagenkop på langeland er seks og firs km

odense universitetshospital og fra thyborøn er der otte og firs km

som bliver bygget i gødstrup

men det afgørende er jo at man får hjælp med det samme man bliver samlet op det afgørende er at

fordeler sig over hele regionen så responstiden bliver så kort som mulig det afgørende er at behandlingen starter i samme øjeblik man bliver samlet op at der bliver kontakt

via telemedicin og telefon bliver givet de rigtige beskeder til den læge eller den paramediciner

og halvtredstusind og firehundredetusind for at det overhovedet kunne gå kvalitetsmæssigt

sløret for hvad det er for en ny dokumentation

har beskæftiget sig meget grundigt med det

det så vidt jeg han beskriver situationen med det her kørende beredskab

når frem til sygehuset bare de bliver behandlet fra det øjeblik ambulancen er fremme så kunne man ikke med den

man satser på at der er mellem tohundredetusind og firehundredetusind borgere i et hospitals område og det hænger jo sammen med at

der er en vis hyppighed

af sygdomme i et område og hvis de læger der skal tage imod patienterne skal være i træning og hvis der døgnet rundt skal være specialister på alle områder ja så kræver det altså et vist volumen det er den forholdsvis simple tankegang der ligger bag og jeg synes egentlig det er flot at stort set alle partier har accepteret at vi må lade sundhedsstyrelsen administrere disse volumenkrav og give regionerne råd med hensyn til hvordan de indretter hospitalsvæsenet

betingelsen for at få penge til udvidelse

at i modsætning til en lang lang række andre områder hvor der findes solid dokumentation og evidens for at specialisering og centralisering er en rigtig god ting så har sundhedsstyrelsen aldrig

var andet end baseret på

eller andet økonomisk rationale og det synes jeg

vi fører den her diskussion ud fra den præmis

altså ikke nogen sundhedsfaglig begrundelse som driver

for at læger skal være i form skal være i træning for at læger

skal der være et vist patientgrundlag det var det jeg argumenterede for og for patienterne er det jo også betryggende at de kommer hen et sted hvor man kan få fat

det synes jeg ikke er at snakke økonomi det handler om at læger skal være i træning

herre per clausen fik lov at fordoble sundhedsbudgettet så man

ville de læger på de hospitaler jo kun være halvt så godt i træning som de læger vi nu får på de atten akuthospitaler så det er sandelig ikke kun

lave at erik juhl udvalget skulle udmønte en lang række milliarder som ikke fuldt ud levede op til det som man havde lovet

ud af at der skal udmøntes seks hundrede million kr der skal gå til akuthuse og nære sundhedstilbud og det blev vedtaget med finansloven for to tusind og ni og to tusind og ti men pengene

om hvornår midlerne rent faktisk kommer ud

i mange måneder

på vej ud til præcis det formål som de er tiltænkt og jeg synes man skal rose regionerne for at de i første eller anden omgang har rettet ind efter de volumenkrav som jeg lige har formuleret i diskussionen med herre per clausen så jeg kan ikke se noget som helst rodet i

i forbindelse med åbningen af folketinget i to tusind og ni

man på forhånd havde taget stilling til at der skulle være yderligere midler til at sikre en præhospital indsats der gjorde borgerne trygge de seks hundrede million

dele af region midtjylland og andre dele af landet hvor man jo

og det måske til trods for at man nu har brugt over

og elleve og som nu er på vej ud til formålet i år to tusind og elleve jeg kan ikke forstå hvorfor der overhovedet skal skabes postyr omkring det

er ganske rolige de forhandler nemlig med ministeriet

skal vi nok få fordelt på en god måde og så vil jeg gøre opmærksom på at statsministeren jo ikke har truffet beslutningen om placering af et eneste sygehus det er regionerne

som har placeret sygehusene inklusive sygehuset i gødstrup som der er så meget diskussion om statsministeren har blot fulgt

meget centreret om landsdækkende

komme til et fuldt udbygget akutberedskab

man har et akutberedskab lige i baghaven

ikke bare i den nordvestlige del af landet men også andre steder på baggrund

regeringen måske ikke har været så dygtig til at forklare det om kvalitet

utryghed kan opstå men jeg tror også man måske har undervurderet betydningen af at afstand faktisk kan have betydning for liv og død når det gælder

men mener venstres ordfører at det kan erstatte en

skal det måske ikke nærmere ses som et supplement kan man decideret erstatte et fysisk placeret akutberedskab med rullende og flyvende

af femten minutter være en ambulance med veluddannet personale som er i stand til at gennemføre en behandling der gør at

om det tager tre kvarter eller en time at komme til

gerne spørge om der findes

så man kan være sikker på det hvis man nu skulle tage

den bedste af alle verdener hvor man får den hjælp som er lige præcis den man har brug for og som gør at det kan være rigtigt at transporttiden ikke spiller nogen afgørende rolle i hvert fald så længe vi holder os under

er vel i dag at det man kan være sikker på er en ambulance der er fremme i løbet af et kvarter

det er socialdemokraternes mål at danskerne altid føler sig trygge ved at det danske sundhedsvæsen kan tilbyde hjælp og behandling hvis sygdommen eller ulykken rammer flere og dyrere og mere specialiserede behandlinger i det danske sundhedsvæsen betyder betyder at der i disse år foregår store forandringer for at sikre et sundhedsvæsen med høj lægefaglig kvalitet i international klasse bliver fremtidens sundhedsvæsen organiseret i større enheder og flere små hospitaler og skadestuer lukker eller får færre funktioner udviklingen har medført en stigende utryghed om hvorvidt man kan få hjælp hvis akut sygdom eller ulykke indtræffer i hjemmet på arbejdet eller i trafikken derfor kræver socialdemokraterne at der i udviklingen af sundhedsvæsenet sættes fokus på nærhed sammenhæng og kvalitet vi mener

det er essentielt at der altid er akuthjælp at hente hvis man udsættes for en livstruende ulykke uanset om man bor i byen eller på landet derfor

vi allerede i to tusind og fire at der over en tre årig periode skulle udarbejdes en landsdækkende plan for hvordan alle danskere sikres adgang til hurtig og relevant akuthjælp uanset afstanden til nærmeste sygehus desværre fik vi ikke opbakning dengang

at der hurtigt kan igangsættes behandling af høj kvalitet når der opstår en akut situation eller behov for lægehjælp derfor skal regionerne sikres de fornødne kompetencer og de økonomiske ressourcer til at sikre en sygehusstruktur med et sammenhængende akutsystem der omfatter alle elementer fra det tidspunkt hvor der opstår akut sygdom eller ulykke og indtil patienten har modtaget relevant behandling af høj faglig kvalitet håndteret af egen læge vagtlæge eventuelt i eget hjem skadeklinik eller akutmodtagelse inden for rammerne af sundhedsstyrelsens anbefalinger bliver der for langt til nærmeste hospital med akutbetjening skaber det utryghed hos borgerne og debatten i efteråret to tusind og ni op til den årlige

om placeringen af et nyt hospital i region midtjylland gjorde det ikke bedre ligesom det heller ikke skaber tryghed for de borgere der befolker de sydfynske øer at sundhedsministerens ekspertudvalg ledet af erik juhl har tilkendegivet over for region syddanmark at akutmodtagelsen i svendborg skal lukkes som betingelse for midler til et nyt hospital uden for odense

indtil videre er underdimensioneret i forhold til det regionen ønskede regeringen har afsat en pulje på seks hundrede million kroner til at styrke akutberedskabet i

der bliver berørt af hospitalslukninger men puljen er endnu ikke udmøntet

mener vi at det præhospitale beredskab skal udbygges

mennesker der ringer en hundrede og tolv skal kunne få en hurtig sundhedsfaglig vurdering af deres behov for hjælp og rådgivning om hvordan den syge eller tilskadekomne kan hjælpes mens ambulancen er på vej der skal være telemedicinsk udstyr og elektroniske ambulancejournaler i alle ambulancer så man kan blive overvåget under transporten til sygehuset der skal ske en udbygning af sundhedstilbuddene i nærområderne til de mennesker

er akut syge men som ikke har behov for avancerede tilbud på en akutmodtagelse

tilbud der giver tryghed socialdemokraterne tilkendegav i forbindelse med vedtagelsen af sundhedsloven og i de efterfølgende forhandlinger at vi fandt at den

den bekymring står vi fortsat ved i mellemtiden har regeringen indgået en række politiske og økonomiske aftaler med regionerne hvor vi har været kritiske over for såvel de politiske rammer som de økonomiske rammer det er regionernes pligt at efterkomme regeringens beslutninger og skabe økonomisk balance og vi respekterer det lokale demokrati og deres afgørelser men vi siger også at når en ny regering kommer til vil vi ud over at øge aktiviteten på sundhedsområdet som det er foreslået i vores udspil fair forandring også optage forhandlinger med regionerne om at opfylde vores ønsker på det præhospitale område vi kan ikke støtte forslaget fra kristendemokraterne da vi finder at tonen i det er korrekt eller

øer vil være utrolig langt til en akutmodtagelse hvis man fuldstændig lukker ned for

er der skal til for at man mener at man kan drive en akutmodtagelse

også fra sundhedsstyrelsens side har været inde

som bliver transporteret til svendborg der er for eksempel kvinder som der ikke er plads til på fødeafdelingen

ja det er det jeg vil sige i den her omgang

efter et traumecenter eller en meget meget stor hjerteafdeling eller lignende

hvor der på andre måder kan løses nogle problemer det er også det vi ser i dele af jylland

man jo i nogle tilfælde gerne transporterer patienterne ikke bare kun til odense man også helt til rigshospitalet hvis det er det de har brug for det skal der selvfølgelig ikke laves om på ved at man opretholder en akutmodtagelse i svendborg men det er rigtig vigtigt at når man nu

regeringens side og skærer fuldstændigt ned på det projekt der er om at bygge et nyt odense universitetshospital

engang vil være plads nok til de patienter der vil skulle komme fra svendborg sygehus til området så bliver man da nødt til at kigge på hvad det er for

statsministerkandidat at afstand betyder noget det siger hun til dagbladet holstebro struer hun siger at politikken er som herre jens peter vernersen det var så

fremme og tredive minutters køretid til sygehuse

helle thorning schmidt der sagde sådan

at der maksimalt skal være tredive minutters transporttid til nærmeste sygehus og så kan

der skal tilgå regionerne der gør det rigtig rigtig svært for regionerne at leve op til dele af de ønsker som vi blandt andet i socialdemokratiet om en bedre akutindsats

det her spørgsmål om om ikke det havde været en noget rodet tilgang hvor man først havde erik juhl udvalget til at kigge på udmøntningen af omkring fyrre milliard kroner til sygehusene men så

sættes fokus på tid og at tid også kan være en kvalitetsfaktor men det er jo et faktum at det ikke altid

det i nogle tilfælde være vigtigere at man transporteres til det rette sted hvor den rette behandling

er end at man bare transporteres til nærmeste sygehus

maksimalt skal være tredive minutters køretid

sygehus er det socialdemokraternes politik nu her i 2011 jeg tror der er rigtig mange som bor uden for storbyerne i yderområderne og som er interesseret i

få at vide om alle socialdemokrater deler bent hansens

midtjyllands centralistiske holdning eller om det reelt er det som fru helle thorning schmidt sagde for to år siden at afstanden betyder noget

maksimalt tredive minutters køretid til et sygehus ja eller nej

der er sat et skilt på men hvor indholdet ikke lever op til det borgeren har brug for

det skulle være relevant for borgeren at komme ind på et lokalt hospital

de tager sig af neurorehabilitering

to tusind og fire to tusind og syv de mange gange vi har diskuteret det her

i forhold til telemedicin og andre ting men vi mener ikke at er tryghed for borgerne endnu de steder hvor man

om det er korrekt at socialdemokraterne var med i aftalen om principperne for specialesammenlægningen

om nødvendigt må gå forud for nærhed og så er det måske alligevel man fornemmer at

det ryger rundt i luften med løfter

fair forandring men derudover synes vi bare at en masse roderi

har man sagt at der skal laves en ny akutstruktur

en helt ny sundhedsstruktur

gjort på en måde der er betryggende for borgerne

man først melder ud at der er sygehuse der skal placeres begge steder og så bagefter kommer med

seks hundrede million kroner til den præhospitale indsats man har i øvrigt ikke afsat midler til de akutmodtagelser som det også er vedtaget der skal være rundt omkring i landet

vil vi invitere regionerne til et møde

status på området og indlede forhandlinger om hvordan vi kan blive bedre til at leve op til de målsætninger vi har på området

nogle andre man inviterer ind og så må de bestemme hvordan det skal være

det bare som de siger

jeg sidder også måbende tilbage

har en borgmester en socialdemokratisk borgmester i odense der har kæmpet en brav kamp for at

fastholde den høje ekspertise og de mange højt specialiserede funktioner

svendborg der er bekymret jeg forstår godt bekymringen

vil hele den præhospitale funktion

så ligegyldigt hvad odenses borgmester

hvor man har besluttet at der også fortsat skal være en akutmodtagelse i svendborg det synes jeg er en meget meget vigtig beslutning

det her regionsråd og det synes jeg man skal respektere lige så vel

når region midtjylland eller andre regioner lave hospitalsplaner

at sige at det er regionerne der bestemmer eller fagforeningerne der bestemmer

at den her regering faktisk

ønsker at inddrage den verden der ligger uden for christiansborgs tykke mure og det skal vi så lastes for på nuværende tidspunkt jeg synes da det ville være en klar forbedring

sikre maksimalt tredive minutters transporttid til nærmeste sygehus

vi har stået med en sygehusplanlægning

netop fordi man har måttet lukke specialer på nogle sygehuse grunden er den at vi allerede i to tusind og fem kunne se at vi

de ville være spredt ud over alt for mange sygehuse

at specialerne skulle samles

samt den bedste behandling for borgeren

med en fuldt udbygget akutmodtagelse inden for tredive minutter

samt kvalitativ behandling i dag ser vi et sundhedssystem som er ganske anderledes

og at patienten bliver behandlet i ambulancen

vi har helikoptere der dækker hele danmark så man ved

akutte sygdomme kan få en transport der

tredive minutter

at tage rundt i landet jeg var i ringsted på sjælland og jeg hvordan man kunne nå frem til hjertestop på meget kort tid på sjællands odde hvorefter man fløj til rigshospitalet

jeg var i hvert fald imponeret og det gjorde at vi netop i den sidste aftale med regeringen holdt på at når nu vi skulle prøve en

være en døgnhelikopter

vi i dansk folkeparti sikre på at vi har noget der kan nå frem og som bent hansen ikke kan spare væk

vi er ganske klar over at visse regioner har planlagt det bedre end andre i forhold til deres borgere og i øjeblikket føler man

foregår en krig specielt i det midtjyske

håbe på at det kan sikre os en snarlig nedlæggelse af regionerne så vi ikke

bent hansen som med djævelens vold og magt

kunne gå hen og sige hvor er det vi ser nogle huller det

også i regionerne at komme uden om jeg hørte i morges

socialistisk folkeparti de radikale og en enkelt løsgænger i region

blevet enige om et budget jeg glæder mig til

man er blevet enige om men jeg ved i hvert fald

det største og flotteste sygehus i hele landet

til nærmeste akutsygehus med alle specialer region sjælland

en af de regioner har præcis de samme problemer som vi ser i region

at de får midler for at sikre udkantsområderne selv om der ikke har været den samme polemik i det område

region hovedstaden og region nordjylland

sige at deres planlægning gjorde mig tryg

i region sjælland

medicin kirurgi ortopædkirurgi pædiatri gynækologi

klinisk biokemi

nakskov netop fordi der er så lang køretid

sundhedssystem i september 2008

står at der med de mange lukninger af mindre sygehuse som mange amter siden regioner

transporttid til nærmeste akutmodtagelse det skaber utryghed i landsbyerne og øsamfundene og derfor mener dansk folkeparti at der som udgangspunkt bør sikres en maksimal transporttid på tredive minutter til en akutmodtagelse uanset hvor i landet man befinder sig

akutskadestue og får hjælp på det område

prøver at gå i forhandling om med regioner og kommuner for at lave noget der er tæt

at afstanden betyder noget

udvalgsarbejdet måske kan nærme os hinanden det lyder lidt som om vi

det skal jeg lade være usagt

sent som i går i region midtjylland

regionale medlem ud med den melding

dansk folkeparti på christiansborg trække støtten

man faktisk regionalt siger nu må i hjælpe os på christiansborg

det er grunden til at vi nu har helikoptere det ses

gør man netop også de steder så på den måde

ud over den fjorten punkts aftale som vi har med regeringen derfor har jeg også kontakt med vores folk i det midtjyske og jeg håber at jeg snarligt kommer derop sådan

vi sammen kan finde ud af hvad vi gør fremover

til regionerne så må regionerne sådan set også

sætter flere penge af til regionerne

ordføreren mener ellers har jeg misforstået spørgsmålet

år været brug for omkring to milliard kroner for

vi har altså også bare et sundhedsvæsen der accelererer

vi har svært ved at følge med men det har

derfor laver vi en økonomiaftale med regionerne

minutters transporttid til nærmeste sygehus

kan jo kun kaldes prisværdigt især da når det hæftes op på argumentet om at man vil give alle borgere

arbejder vi også meget gerne med i sf men der er

ved forslaget der minder os om at valget

vi mener rent faktisk at det er problematisk

finansieringsmæssigt eller forslag til hvilke geografiske hensyn der skal tages i forbindelse med den fremtidige sygehusstruktur i danmark for at opnå det her jeg gad nok vide hvad sundhedsministeren

ville have sagt til mig hvis det var sf der var kommet med et forslag

på ingen måde hang sammen hverken økonomisk eller indholdsmæssigt

er sådan set brug for at sige at det her forslag om maksimalt tredive minutters transporttid til nærmeste

kan stå alene vi skal sikre patienterne bedre behandling og overlevelseschancer i et højt specialiseret sygehusvæsen det er anderledes end det har været og vi skal samtidig arbejde for kortere transporttid og bedre behandling under selve transporten altså man kunne jo sige det sådan lidt frisk

set med den tilgang at vi gerne vil behandle området fremover samtidig synes jeg måske nok at det er lige rigelig overraskende

ørum jørgensen vil stå frem med det her budskab samtidig med at kristendemokraterne og herre per ørum jørgensen jo rent faktisk

finansloven for to tusind og elleve og

det er jo en stemme der i den her sammenhæng har betydet at regionerne i den her periode

allerede har fremlagt deres spareplaner som det allerede

drastiske ændringer i

onde eller dumme mennesker de har bare en opgave med at få tingene til

falde inden for den økonomiske ramme som de nu engang er blevet tildelt derfor synes jeg måske at

det skulle med ind i de her overvejelser

ude i regionerne at den målsætning som jo faktisk tilkendegives i forslaget bliver direkte modarbejdet

virkelig ville arbejde for at der er maksimalt tredive minutters transporttid til nærmeste sygehus så burde han måske og det er lidt frækt det ved jeg godt genoverveje sin støtte til vk regeringen og så pege på et alternativ i stedet for for her kan vi jo se hvad herre per

jeg vil ikke lægge skjul på at sundhed

løsning sammen med socialdemokraterne rent faktisk har sagt

at styrke det behandlende sundhedsvæsen vi vil bruge to milliard

at det vil give noget af det løft som i hvert fald kunne være med til

det er er uden for enhver diskussion at akutbehandlingen er fundamental og afgørende for rigtig mange og det er derfor at vi også for eksempel i vores valgkamp satser utrolig meget på akutlægebiler og på bedre udstyrede ambulancer og så i øvrigt på at sørge for at der er de penge til at drive et lokalt sundhedsvæsen

det er med baggrund i det at vi ønsker at være med til at

det er jo så lige præcis det modsatte man oplever ude i regionerne hvor de må omsætte

det er jo den virkelighed som vi også er nødt til at forholde os til uanset om vi kan lide den

så den overordnede idé i beslutningsforslaget passer fint

vi fortsætter også gerne diskussionen i udvalget

ørum jørgensen at satse på at en ny regering kan løfte det herre per jørgensen sammen med mange af os andre egentlig gerne ville løfte

man samarbejder med at det ganske givet vil være

underholdende at samarbejde med både s og sf

på grund af de mange milliarder som

det samme for to år siden

må have tredive minutters kørsel til et sygehus så var det også bare noget pjat og useriøst og var det bare valgkamp fra

er måske masser af andre områder hvor man kunne lære noget men det jeg står her for i dag er

at forklare hvad sf vil i den her sammenhæng

den problemstilling som bliver nævnt i forslaget

diskutere det i det videre arbejde

krav om at man finder ud

et forslag af den her karakter så rent

lige præcis den vej man så ønsker at gå selve princippet passer

altså gerne have at vejen er så konkret at der kan træffes nogle beslutninger

mere underholdende så skulle det være fordi han

sådan er det og sådan har det altid været med kristendemokraterne vi er et

placeret i centrum af dansk politik og

vi jo så også set sf’s formand herre villy søvndal være imod at der

mellem herning og holstebro og det må jo også få konsekvenser

til et sygehus gør det ikke

på sf’s ordfører at formanden faktisk ikke ønsker at

er heller ingen tvivl om at sfs formand givetvis kunne pege på mange andre elementer

indgå i en diskussion af den her karakter men jeg tror nok at motorvejen

motorvej mere eller mindre

spørgsmålet om hvorvidt vi er i stand til at give borgerne en kvalificeret lægedækning når de får brug for det

hvis vi kunne holde diskussionen på det niveau tror jeg faktisk diskussionen ville være godt tjent med

bort fra den kendsgerning at der rent faktisk sidder nogle regionsråd rundtomkring

at udføre konkrete besparelser på grundlag af den økonomiske ramme og det ansvar synes jeg egentlig det ville være rimeligt at man påtog

skjul på at vi fra s og sfs side har et ønske om at bidrage yderligere til den ramme fordi vi rent faktisk tror det er nødvendigt

at sikre den behandling som vi ønsker men også af hensyn til at sikre at sundhedstilstanden i det her land bliver bedre og det er så derfor vi

og vi har også lært

at det når der er lagt penge oveni så er det penge der kan bruges og når vi lægger fem milliard

oven i det vi ønsker at bruge på vores sundhedsvæsen

ud over det regeringen har ønsket at bidrage med

så kan se rent faktisk resulterer i besparelser rundtomkring så så enkelt kan det også

er

overbud kan jeg næsten høre sygehusstrukturen har vi diskuteret mange gange og der er faktisk afsat rigtig rigtig mange penge til den nye sygehusstruktur og den er lavet på baggrund af en stor politisk enighed blandt mange partier om principperne for specialeplanlægning dernæst

er der akutmodtagelsen som er vigtig og som går på to ben der er de nære tilbud og så den høje faglige ekspertise som mange andre før mig har tilkendegivet er

vi så skal have den her specialeplanlægning

hvis nogen spørger mig hvor jeg vil opereres

så hersker der ikke nogen tvivl jeg vil opereres på det sygehus hvor der er en læge der opererer

og som synes at brystkræft er det allermest spændende at arbejde med og derfor hele tiden følger med

opdateret med hensyn til sidste nye viden derfor skal vi jo have en specialesammenlægning

også til de akutte tilfælde etableringen af en ny sygehusstruktur og akutmodtagelse er et centralt satsningsområde det er nødvendigt med færre enheder hvis vi vil have og kunne fastholde en høj ekspertise men det udelukker jo ikke at vi skaber tryghed for den enkelte borger

med hensyn til den præhospitale indsats det er simpelt hen et forfærdeligt ord

jo ses i en sammenhæng

man står klar med de nye sygehuse

hvordan vi skaber tryghed for udkantsområderne

mange regioner har sat handling i gang

enig med forslagsstilleren når han i bemærkningerne til forslaget skriver at det er afstanden til en fuldt udbygget akutfunktion der er afgørende for om patienten overlever det afgørende er tidspunktet for start af behandling og det er derfor den præhospitale indsats er så vigtig og så afgørende og at man ender med en højt specialiseret behandling vi kan ikke

borgerne skal sikres den samme kvalitet og tryghed i hele landet og

en køretid på højst tredive minutter til et sygehus med kvalificeret akuttilbud men at have kvalificerede døgnbemandede akuttilbud i hele landet

vil mildest talt være ret krævende så handler det vel også om

nogle helt elementære ting for at opretholde det her kvalificerede akuttilbud med de specialer som det kræver som vi også

der også kræves for at opretholde det det betyder selvfølgelig ikke at det ikke er en udfordring det er det og vi har selvfølgelig

mener jeg blandt andet vi imødekommer ved at have lægebiler akutbiler og ikke mindst

ringes til sundhedsfagligt personale når man ringer

så nævnte ministeren jo også på et tidspunkt at der ligeledes er afsat seks hundrede million kroner

få flere sundhedshuse alt sammen for at skabe netop tryghed så kunne man selvfølgelig ønske sig at de penge kom hurtigere ud

hørt men det er en anden sag sidst men ikke mindst

som i den grad vil mindske afstanden i danmark og dermed selvfølgelig også styrke mulighederne for at få den helt rigtige behandling de radikale kan med andre ord ikke støtte forslaget

meget moderat forslag som kristendemokraterne har fremsat her og et forslag med meget elastik i man skal i videst muligt omfang sikre at borgerne under normale omstændigheder

der vil give herre per ørum jørgensen gode muligheder for at indgå ganske mange listige aftaler hvor han formentlig

nogle af de kritiske bemærkninger der er kommet

og det er jo ikke så underligt at herre per

det er altid spændende når partier skifter holdning og det er særdeles vigtigt at fokusere på hvis man synes

skiftet holdning fra et fornuftigt standpunkt til et mindre fornuftigt standpunkt

sige at herre per ørum jørgensens sindelagsskifte i den her sag er det ikke værd at beskæftige sig så længe med

er jo gået den rigtige vej når jeg kan sige at herre per ørum jørgensen har

vi sidst diskuterede den her problemstilling i folketinget og enhedslisten

forslag til vedtagelse som sådan set ligger meget tæt på det som kristendemokraterne nu også

var et eneste parti ud over enhedslisten der støttede vores forslag men det skal ikke skille

og enhedslisten fra kristendemokraterne i den her sag vi synes faktisk stadig væk at det er et fornuftigt forslag

kan nytte noget hele tiden at snakke om noget andet der har været en række indlæg heroppefra hvor man har fortalt om specialiseringens og centraliseringens velsignelser inden for en lang lang række behandlingsområder

gennemføre en specialisering af behandlingerne overhovedet ingen tvivl der har man jo heller ikke haft noget som helst

dokumentation for at det ville virke og efterfølgende

men når vi kommer til akutmodtagelserne

bliver man nødt til at finde argumenterne inden for andre specialer

bare minder om dokumentation for at det der med tohundredetusind firehundredetusind

det er ikke nok i en sammenhæng hvor man har lagt sig fast på

ganske bestemt befolkningsunderlag for akutmodtagelse så at henvise til at lægerne skal være i træning og at lægerne skal udføre nogle operationer oftere og den slags man kan ikke

gå fra sådanne generelle betragtninger

der skal være uden at der foreligger nogen

opretholder det synspunkt at det faktisk er fornuftigt at bevare en vis form for decentralisering når vi snakker om akutmodtagelser

decentrale førhospitale det er vel en mere dansk betegnelse

så er det næsten ligegyldigt hvor lang tid det vil

at komme hen til hospitalet efterfølgende

behandlingen fungere derude realiteten er at man taler om et system der ikke findes man taler om

måske bliver opbygget men man er jo sådan set inden det er sket gået i gang med at indføre den øvrige centralisering inden for sundhedsvæsenet

lytte til den bekymring der er i lokalområderne og støtte at vi stadig væk opretholder en vis form for decentralisering af sygehusvæsenet

allersidst sige at det altid bliver betragtet som dybt usagligt når man inddrager det

bare have de bedste sygehuse og de bedste skoler

så skal blive vi mener faktisk at det er rimeligt og fornuftigt også at diskutere sygehusstruktur skolestruktur og andre

vores samfund ud fra at der skal være beskæftigelse og aktivitet i lokalområderne i det nogle kalder udkantsdanmark af mangel på bedre betegnelse

fornuftigt og rigtigt så medmindre der er virkelig virkelig

at centralisering er den rigtige vej gå så bør man fastholde en form for decentralisering

min eneste sande ven i den her forsamling

det sætter jeg selvfølgelig pris på jeg vil godt tage tråden lidt op efter herre per clausen

en førstebehandling er jo en principiel diskussion og for mig

det begreb som herre per clausen også nævnte nemlig begrebet centralisering hvis man ser på trenden lige nu

at centraliseringernes tid så sandelig er kommet over os lad os tage

et begreb som hypermarked

og halvtreds børn sammen i en institution og

regeringens rejsehold der rejste rundt og lavede et tre hundrede og tres graders eftersyn af vores folkeskole og konkluderede at alle skoler med under seks hundrede elever skulle lukkes det er tre og firs procent af vores skoler

supersygehuse på trods af at der så er borgere der har en afstand til en udbygget akutfunktion på næsten hundrede

er en tendens i tiden jeg ved ikke om man skal give

er dog politikerne der skal træffe beslutningerne

i tiden i forhold til regneark i forhold til centralisering hvor den sunde fornuft ganske enkelt er sat ud af spil

meget inspireret af andre politikere også i

udarbejdelsen af det her forslag

sammen med den daværende sundhedsordfører for

en ambulance med blink og alt muligt for at gøre opmærksom på det fornuftige i at der maksimalt var tredive minutters kørsel til et sygehus eller

at det skaber utryghed i landsbyer og øsamfund med den lange transporttid derfor mener dansk folkeparti som udgangspunkt bør sikres en maksimal transporttid på tredive minutter

sobert og godt argument men jeg forstår ikke rigtig hvad der sker med socialdemokraterne i den her sag om man er bange for bent hansen regionsformanden som jo om nogen står bag den centralisering som man har oplevet

region midtjylland med massive besparelser så borgerne er trykket i en grad

regeringen der kører linjen rent ud

socialdemokraterne som i den her sag faktisk prøver

ligne nogle som tager den bekymring alvorligt men når det kommer til stykket når der kommer et konkret forslag man kan forholde sig til med akkurat samme ordlyd som det løfte

så sent som i to tusind og otte så står man af uden egentlig en forklaring på hvorfor man ikke kan støtte det som en statsministerkandidat for to år siden sagde var socialdemokraternes politik

i forhold til dansk folkeparti

og når man snakker om

helikoptere paramedicinere

man placerer sygehusene forkert så er det økonomisk uansvarligt så det basker

taget ansvaret på sig

egne ønsker og sammenholdt regionernes ønsker med hinanden så man fik en geografisk fornuftig fordeling af tingene så kunne man have sparet rigtig rigtig mange millioner kroner hvert eneste år ud i fremtiden hvis man havde lavet en sygehusstruktur der tog højde for geografisk afstand så kunne man have sparet

der fremgik det meget klart af den plan som region midtjylland

frem at det de her akuthuse

kunne afhjælpe i forhold til borgerne

var ting som insektbid og næseblod

er utrygge bagefter jeg tillod mig så

spørge en af de sundhedsfaglige personer

vi brugt en aften på at høre hvad det her akutberedskab kan

på at forklare det var ikke videre betryggende og derfor forstår jeg godt de borgere rundtomkring i landet som er ganske utrygge ved de ting der sker

godt de borgere som har en fornemmelse af at man ikke hører efter dem at man ikke tager deres bekymringer alvorligt der er rigtig mange fine ord i forhold til hvordan det her

forklare kvalitet men bekymringen er reel

i tusindvis af vestjyder der trodsede vejr og vind og viste deres frustration og deres utryghed det samme gør sig selvfølgelig gældende her på sjælland og det er desværre en tendens i tiden

at alt skal være stort alt skal være mega alt skal være hyper

man ikke tænker på overskuelighed nærhed for det betyder også noget for rigtig mange borgere

men jeg vil da

til det her forslag og

der bliver en større forståelse også for den bekymring som man ser

bilde befolkningen ind at man tager deres bekymringer alvorligt og køre rundt

den bekymring og utryghed er faktisk for alvorlig til

schmidt havde ment det alvorligt at afstanden betyder noget og at der maksimalt skal være tredive minutters kørsel til et sygehus

at at der foregår centraliseringer alle steder i vores samfund

understøtter en politik

i de her år i det danske sundhedsvæsen

stemmer til et pointsystem for udlændinge som ikke engang er en del af ens egen politik det kan virkelig godt undre mig og det synes jeg at vi mangler et rigtig godt svar på

med til at sikre mere vækst og mere udvikling også i yderområderne og

er konkrete initiativer blandt andet i forhold til at styrke turismen i forhold til at styrke infrastrukturen i landdistrikterne og det har været et konkret ønske fra

beskæftiger os med sundhedsområdet gøre opmærksom på

jeg kan se at tiden er for knap til at jeg kan nå at remse alle resultaterne op

for et nærhedsprincip og derfor vil vi kontinuerligt blokere de steder hvor vi kan hvor vi føler at decentraliseringen

borgernes adgang til at få et ordentligt akut beredskab men

man sikre det i morgen når vi ved at der er mangel på både praktiserende læger og andre speciallæger

spørgsmål om at komme med nogle turismemidler

år har set en affolkning af de tyndtbefolkede områder og lukning af skoler og alle mulige andre ting

fru helle thorning schmidt i juli måned to tusind og otte hvor hun

femten minutter før ambulancen

af det syntes vi var en rigtig fornuftig politik og den realisme bringer vi så ind i folketingssalen her i dag men jeg kan forstå

hvor er de økonomiske midler

noget der er økonomisk uansvarligt så sigter jeg imod det at når man placerer sygehusene så langt væk fra borgerne som

skal man kompensere for den fejl

er forholdsvis dyre akutklinikker akuthuse paramedicinere akutbiler og jeg kunne næsten blive ved og det er jo en omkostning som vil

hvis man nu tager det vestjyske eksempel

fuldt udbygget akutberedskab på holstebro sygehus i forhold til alle de her tiltag så tror jeg egentlig ikke at forskellen vil være særlig stor og må jeg lige minde om at for

holstebro sygehus som jo er et af de steder man vil lukke ned faktisk

det mener jeg i hvert fald er meget uøkonomisk

er borgernes sikkerhed nu startede

centralisering man kunne måske starte med nogle

de her regnedrenge hvis vi ser på at staten bruger fire milliard kroner årligt

eksterne konsulenter og hvis vi tænker på hvad der bliver brugt på kontrollanter og kontrollanternes kontrollanter

selve den offentlige forvaltning som sådan kunne finde midler der også kunne komme

der ligger i dem prioriterer vi

lige så højt som kvalitet er det to begreber

der skal være modstridende eller

kunne finde midlerne til at prioritere borgernes tryghed og til at prioritere et sundhedssystem således at der ikke skal være op til hundrede km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

om ventetid på respirationsbehandling af liselott blixt og karin nødgaard

mellemrum mellem respirationsbehandling

til torsdag den tredje februar

får ordet er fru liselott blixt

gøre noget specielt for den her patientgruppe

i udvalget haft problemstillingen om ventetiden

der det sidste år er flere der er døde på venteliste

sikker på at man gør en indsats for disse patienter

med dette forslag er at ministeren tager et ansvar for de patienter på den venteliste som er mest syge det er eksempelvis patienter som venter på at

sig til de fylder den tid der er til rådighed men jeg skal

kort for halvanden uge siden var jeg i folketingets sundhedsudvalg hvor jeg redegjorde for sundhedsstyrelsens

to tusind og ti hvoraf det fremgår at der er et klart behov for en udvidelse af respirationscentrenes kapacitet

der gøres også opmærksom på at selv mindre kapacitetsforøgelser kan have stor effekt på ventelisterne og endelig gøres der opmærksom på at en måneds ventetid som maksimum ikke er meningsfuld men

det fremgår af rapporten

paradoksalt nok skyldes kapacitetsproblemerne respirationscentrenes succes siden etableringen i nitten halvfems er der sket en meget stor udvidelse af patientgruppen de gode behandlingsresultater har betydet at flere patienter overlever længere trods deres sygdom eller handicap samtidig med at de heldigvis også opnår en bedre livskvalitet og nu er det blevet muligt at behandle patienter som ikke tidligere kunne tilbydes respirationsbehandling men de gode resultater fører jo så til at flere patienter skal behandles og det giver ventetider

på glostrup i slutningen af dette år i den sammenhæng udvides sengekapaciteten fra de nuværende elleve aktive senge til fjortende region midtjylland har besluttet at der skal ske en udbygning og opdatering af respirationscenter vest i nybyggede lokaler i skejby sengetallet udvides per første juni

otte sengepladser mod de nuværende syvende inden for en

tre årig periode er der mulighed for en yderligere udvidelse til elleve senge alt i alt betyder det at der inden for de kommende år vil være to og tyve senge til rådighed mod de nuværende attende derudover har sundhedsstyrelsen med den nye specialevejledning for anæstesiologi skabt mulighed for at odense universitetshospital kan indgå i et formaliseret samarbejde med et af respirationscentrene hospitalet forventer at afklare opgaven og de konkrete snitflader i samarbejdet med respirationscenter vest region syddanmark har oplyst at implementeringen tidligst vil kunne iværksættes i midten af næste år to tusind og tolv der er altså planlagt en række initiativer men det må konstateres at kapaciteten ikke er tilstrækkelig og derfor er der behov for at gå andre veje for

udvide kapaciteten på kort sigt ministeriet har indkaldt faglige eksperter og ledelsesrepræsentanter for regionerne til møde på torsdag med henblik på at aftale konkrete initiativer der også på kort sigt kan udvide

vist interesse for at bistå og samarbejde med de to centre med henblik på at løfte visse opgaver på et mindre specialiseret niveau

med region syddanmark om mulighederne for at fremskynde implementeringen af det nye respirationscenter på odense universitetshospital som jeg nævnte før vi skal inddrage patientforeningerne i det fremadrettede arbejde vi vil derfor tage initiativ til at der i en bredere kreds af patientforeninger faglige miljøer og relevante myndigheder drøftes mere langsigtede løsninger på området jeg har forventning til at de relevante parter kan bidrage konstruktivt til at finde konkrete løsninger på disse kapacitetsproblemer som jeg

vil jeg selvfølgelig orientere sundhedsudvalget om resultaterne af disse initiativer så snart

liselott blixt som ordfører for forespørgerne

vi er fleksible men værsgo til fru liselott blixt

blev etableret i nitten halvfems

og tyve og i to tusind og ni

samtidig er patientklientellet med årene blevet langt mere varieret og generelt mere tungt det gælder eksempelvis als gruppen og små børn med sjældne syndromer som behandles langt mere aktivt i dag sammenlignet med tidligere

har gennem årene stort set været de samme og består af syv sengestuer og et ambulatorium normeringen i sygeplejegruppen har været uændret cirka fem og tyve inklusive to sekretærer mens lægenormeringen er øget fra

to en halv i sommeren to tusind og ni besluttede neurocenterets ledelse at reducere normeringen i plejegruppen med tyve procent det var begrundet i en såkaldt budgettilpasning og lige siden har der faktisk været problemer med ventelisten og det er specielt i øst

vi taler om enkelte sengepladser og et sparsomt personale da vi talte om det for et år siden forlød det at ved at ansætte en håndfuld sygeplejersker ville problemet være løst de patienter som der her hovedsagelig er tale om er eksempelvis als patienter als er en forkortelse af amyotrofisk lateral sklerose som er en sjælden sygdom der rammer nerverne i kroppens muskler sygdommen bevirker at musklerne lammes og svinder ind så kroppens funktioner gradvist svigter åndsevnen rammes sjældent så den syge er fuldt bevidst om sit tiltagende handicap og alle sygdommens faser på et tidspunkt svækkes også vejrtrækningen og det er her patienten har brug for en respirator

uden på ansigtet når man har lufthunger

ved en hurtig forkølelse eller en lungebetændelse udvikle sig til at blive meget akut at lide af lufthunger er måske svært at forestille sig

forestille sig at der er en anden person der prøver at kvæle

hurtigt opleve hvordan man går i panik

vente på at kunne komme ind og få den her løsning kan til tider føles som evigheder og for nogle ender det som sagt også med døden forslaget til vedtagelse

fru birgitte josefsen vil læse op

og jeg har vendt det med partierne jeg havde gerne set at

vedtagelse havde været uden ordet tilstræbes

også klar over at der skal tages højde for andre ting

eksempelvis ved jeg at mange patienter har måttet vente fordi de mangler hjælpere på det hjælpehold der skulle læres op lige præcis til den enkelte patient som respiratorpatient er der en del udfordringer en ting er at man i forvejen har mange andre sygdomme

er et hjælpehold som ikke er fuldtalligt eller som ikke fungerer når man kommer hjem efter at have fået en invasiv respirator skal man have hjælper på fire og tyve timer i døgnet skulle det ske at en hjælper ikke kommer eller at der er sygdom så de ikke kan skaffe en vikar skal man indlægges på intensivafdelingen

at det fungerer fra starten i dansk folkeparti håber vi at regionerne sammen med ministeren lever op til en ventetid på

vi vil som så mange af de andre partier følge med

josefsen der er ikke korte bemærkninger

det fru sophie hæstorp andersen som ordfører

i socialdemokratiet kan vi ikke leve med at

patienter dør før hospitalet har tid til at give dem den livsnødvendige behandling med respirator derfor har vi også

øvrige partier enhedslisten og sf at stille spørgsmål til sundhedsministeren

til at indkalde i samråd to samråd faktisk

for problemets omfang og forsøgt at fremlægge en plan for hvordan vi løser det

faktisk nitten mennesker i løbet af to tusind og ti døde mens de ventede på at blive undersøgt eller behandlet for alvorlig sygdomme som muskelsvind polio eller andre kroniske respirationssygdomme

hvis man har problemer med at trække vejret

kan man altså få lov til at vente flere måneder hvis de lange ventetider til respirationsbehandling skyldes mangel på ressourcer

side at det er ministerens ansvar at sikre at regionerne har de nødvendige midler til at udvide kapaciteten på området derfor har det også undret lidt at sundhedsstyrelsen helt tilbage i maj to tusind og otte ikke mente at der var et problem på området

det så har til behandling her i dag synes vi er ganske udmærket og som sådan også godt vi er meget opmærksomme på at pressen har fokuseret enormt meget på de mennesker der er døde på ventelisten

sætte fokus på at en respirationsbehandling for en lang række patienter øger livskvaliteten hvilket jo selvfølgelig må være indlysende selv om man ikke

risiko for at dø er det aldeles rædselsfuldt ikke at kunne trække vejret om det så bare er i en time man har problemer med det jeg synes det er rigtig vigtigt at understrege at det naturligvis er vigtigt at vi hindrer dødsfald som det fremgår af

vedtagelse men det er sandelig også vigtigt at sikre at folk kan trække vejret ordentligt selv om de ikke er døende det er sikkert velment at sætte en tidsgrænse

siger det fra talerstolen i min ordførertale

til vedtagelse hvornår vi regner den her måned fra vi går selvfølgelig ud fra at det er en måned fra man er blevet visiteret til at få behandlingen i langt de fleste tilfælde er trakeostomien planlagt

det vil sige at man i god tid konstaterer at evnen til at trække vejret er for nedadgående

planlægges derfor trakeostomi for eksempel en halv år fremme i tiden hvad der jo kan have sine fordele en planlagt trakeostomi har klare

må gennemføres i huj og hast når situationen er akut nok så vigtigt er det dog at sætte fokus på at trakeostomi langtfra er den eneste mulige respirationsbehandling og at de øvrige former for behandling også kan øge livskvaliteten og være lige så påtrængende fordi de for eksempel mindsker risikoen for lungebetændelser der jo kan have en dødelig udgang hvis man i forvejen er svag hvis disse behandlingsformer nedprioriteres for at man kan leve op til en måneds behandlingsgaranti for

så det bliver andre med behov for andre former for behandling der får dårligere livskvalitet eller risikerer at dø af for

derfor mener vi at det er helt vitalt at vi ud over den vedtagelse vi alle sammen

det ikke tages fra andre former for respirationsbehandling

på samme måde duer det selvfølgelig heller ikke hvis man

øget ressourcetildeling til hurtig trakeostomi hvis det medfører at ventetiden til undersøgelser og visitation til behandling i stedet for bliver længere

som ordfører om at det også er vigtigt at vi ser på hele området og at vi sikrer at der er kapacitet ikke bare til en type

jeg sige at vi kan støtte forslaget og

hjerteblod for patienterne er det mere banalt et spørgsmål om at få luft

vi står med et meget alvorligt problem de seneste tre år er mere end halvtreds personer døde af langsom kvælning mens de har ventet på behandling på respirationscenter vest det er mennesker med alvorligt vejrtrækningsbesvær der har brug for specialiseret behandling som rent faktisk kun foregår i københavn og århus det er jo så også tidligere kommet frem og

at der er flere mennesker fra østdanmark helt nøjagtigt et sted omkring fem og tyve inden for de samme tre år der er døde på ventelisten

jo sådan set har været det nye er at det er

lang række spørgsmål som sf har stillet har været med til at sikre at vi har fået de her oplysninger frem for os er det altså faktisk lidt vigtigt at sige at det virker lidt absurd at mennesker med dårligt knæ eller albue

mens andre mennesker dør efter at have ventet i flere måneder

det udstiller jo i vores optik regeringens garantier som i høj grad rettet mod kirurgiske lidelser og det synes vi er uacceptabelt og det vil vi have ændret af en ny regering både den nordjyske regionsrådsformand som

at gøre med i mit daglige arbejde og sundhedsministeren har jo tidligere fralagt sig ansvaret og henvist til region midtjylland og region hovedstaden den går ikke længere

kan jo se af ministerens svar

det er ikke et sygehusvæsen som vi kan være bekendt og derfor glæder vi os over at sundhedsministeren har lovet

forhandlinger og løsninger og så tror jeg da at ministeren godt kan bære

at alle danskere der har akut brug for hjælp til at trække vejret

skal have den umiddelbart det er en akut problemstilling jeg vil så godt understrege at

på ventelisten og det er en voldsomt alvorlig sag og det er det der i høj grad har tiltrukket sig opmærksomheden

også nødt til i det fremtidige arbejde at fokusere på at livskvaliteten ved at kunne få luft er mindst lige så vigtig

det betyder utrolig meget uanset om man med de her sygdomme har lang eller kort

det er derfor at den her behandling trakostomi er så utrolig

fordelen ved respirationsbehandling er altså ikke kun at patienterne lever længere men også og lige så vigtigt at de faktisk sikres en langt

dernæst er det jo ikke kun ventetiden på selve indgrebet der er et problem

i det hele taget et problem at der er ventetid også til de

undersøgelser hvor den efterfølgende behandling

det nytter altså ikke at vi udelukkende fokuserer på at få defineret en maksimal ventetid hvis ventetiden på de øvrige dele af behandlingen bliver alt for lang

altså sikres at det er et fuldt forløb vi forholder os

at ventetid jo også kan være lidt svær at opgøre helt firkantet i behandlingsforløb af den her karakter hvor patienten ofte nærmer sig tidspunktet for at skulle have behandlingen og hvor den er kritisk og i nogle henseender er det altså vigtigt at vi er så fokuseret at det bliver planlagt op til en halv år før

samtidig ved at de planlagte indgreb er dem der giver de bedste resultater derfor er det lidt vigtigt for mig at sige til allersidst vi skal altså have indkaldt til forhandlinger det sørger ministeren for og jeg går ud fra at ministeren også

bliver indbudt til forhandling vi skal have sikret hvem det er der har det politiske ansvar på det her område så man ikke i nordjylland og

sjælland bare kan sige at det er nogle andre der kun har det ansvar for man har altså ansvaret

vi skal sørge for at behandlingskapaciteten bliver øget sådan at der ikke er mennesker der fortsat dør på grund af de her lange ventetider og der er en lang række af andre ting som jeg ved jeg har gjort ministeren opmærksom på

derfor vil jeg slutte af med at sige

stemmer vi for teksten med baggrund i at det er et skridt i den rigtige retning det er vi glade for men vi vil heller ikke lægge skjul på at vi godt kunne have ønsket os at var mere handlingsorienteret

faktisk svært ved at acceptere at der skal stå

vil jeg heller ikke lægge skjul på at det skal vi have gjort bedre og

jeg skal også på vegne af det radikale venstre meddele at de stemmer for teksten med de samme bemærkninger som her er tilkendegivet

en fuldgod erstatning der hed at det vil vi sørge for ligesom når det

følelsen af at få et eller andet i den gale hals som

hver eneste dag hver eneste time hver eneste minut

det er en kendt problematik vi står med med den her forespørgsel i dag der har været stillet mange spørgsmål til ministeren der har været samråd og senest et samråd for mindre end fjorten dage siden hvor ministeren kom med en meget grundig redegørelse derfor står jeg også i dag og glæder mig over ministerens tale

at vi alle sammen er enige om den

om end jeg godt kan høre at der er nogle der gerne havde set en anden tekst

ved vi alle sammen ikke mindst grundet gode resultater med behandlingen og det er jo godt at vi er gode til det herhjemme fra konservativ side ser jeg frem til at vi bliver orienteret om den løsning som regionerne

det skal jo gerne være en løsning som giver patienter med mangelfuld vejrtrækning en langt bedre livskvalitet

man kan jo altid når man diskuterer

og konkrete forslag her i folketingssalen diskutere detaljer og konkrete formuleringer

er det fordi jeg faktisk opfatter det på den måde at folketinget her i enighed meget klart tilkendegiver at det her problem skal løses

enig i at det her problem skal løses og

selvfølgelig ikke leve med at alvorligt syge mennesker dør fordi de ikke får en behandling

ikke alene kunne redde deres liv og forlænge deres liv med nogle måneder men måske i

fyrre år og oven i købet give dem et liv med en god livskvalitet vi kan heller ikke leve med at der er mennesker som

sådan at det vil bringe samfundsøkonomien ud over afgrunden eller noget andet forfærdeligt hvis man gør det der skal til jeg opfatter at det er der fuldstændig enighed om

holdt mange udmærkede og glimrende indlæg om hvor forfærdeligt det er at

og folketinget er entusiastisk optaget af at følge med i

ikke har ønske om at fremstå som dem der ikke får gjort noget ved det her

glæden og begejstringen i dag ikke helt kan

at der kom

gjort klart at der faktisk var

den umiddelbare reaktion fra sundhedsstyrelsen og den

noget man synes det var

så i øvrigt lov til at ligge

den blev omtalt i medierne og inden der kom et samråd i april måned to tusind og ti hvor vi havde det første samråd med ministeren jeg vil sige at allerede der kunne man fornemme en anden holdning til den her problemstilling nemlig et ønske om at få den undersøgt til bunds

den situation at sagen er blevet undersøgt og det er blevet belyst hvilke problemer vi står over for og hvilke udfordringer

diskutere det tilbageskuende nemlig hvad der dog kunne gå så galt i to tusind og ni

man ikke fik gjort noget ved det

sikre at vi i enighed træffer en beslutning om

at det er han fuldstændig enig i

en lille sikkerhedsforanstaltning ligesom fru liselott blixt

og inddrages i den videre proces men det er også min fornemmelse at det er der enighed om og derfor

det forslag til vedtagelse der ligger her ganske uanset at man altid kan finde et ord som man gerne ville have slettet og en formulering der

i den her sag er ret vigtigt at der bliver sendt et meget klart og meget entydigt signal fra et enigt folketing det er nok en af de ting der kan

om ordet og så er forhandlingen her i aften sluttet som oplyst vil afstemningen om det fremsatte forslag til vedtagelse